fra statsministeren har jeg modtaget følgende brev efter statsministerens indstilling er det ved kongelig resolution af tolvte januar to tusind og tolv bestemt at ledelsen af de under ministeriet for sundhed og forebyggelse hørende forretninger fra den fjortende januar to

og tolv og indtil videre overdrages til handels og investeringsministeren meddelelsen vil fremgå af folketingstidende DK i dag er der følgende anmeldelser finansministeren lovforslag nummer l tre og tres peter skaarup mfl

beslutningsforslag nummer syv og tyve og otte og tyve lars barfoed kristian pihl lorentzen kim christiansen og leif mikkelsen forespørgsel nummer

titlerne på de anmeldte sager vil fremgå af folketingstidende

astrid krag

søgt om orlov fra den syttende januar to tusind og tolv på grund af graviditet og fødsel hvis ingen gør indsigelse vil jeg betragte det som vedtaget at der meddeles orlov som ansøgt og at stedfortræderen indkaldes som midlertidigt

udvalget til valgs prøvelse har jeg modtaget indstilling om at første stedfortræder for socialistisk folkeparti i sjællands storkreds meta fuglsang godkendes som midlertidigt medlem af folketinget fra og med den syttende januar to

i anledning af astrid krags orlov

nogen der ønsker ordet da det ikke er tilfældet

stemmes nu vi

slutter afstemningen for stemte en hundrede og ti

betragter jeg tingets samtykke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

vi slutter afstemningen for stemte en hundrede og elleve imod stemte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

herre jan e jørgensen som ordfører

men vi gav allerede ved førstebehandlingen udtryk

idet justitsministeriet ikke har set sig i stand til at svare

og fyldestgørende på de spørgsmål som venstre har stillet under udvalgsbehandlingen den første bekymring drejer sig om lovforslagets adgang til at

det har stor betydning at indsatte har adgang til at overvære gudstjenester under afsoningen og derfor har vi forsøgt at få justitsministeriet og kriminalforsorgen til at svare på hvor ofte man forventer at den nye lovbestemmelse

sig gøre og det undrer os ærlig talt for det er jo ikke

om det er hver anden gang man vil til gudstjeneste man får besked på at gå tilbage til sin fængselscelle eller om det er noget der forventes at ske hvert andet år venstre har også spurgt om kriminalforsorgen vil sørge for at der bliver holdt nogle flere gudstjenester så de

får mulighed for alligevel at kunne komme til gudstjeneste bare på et andet tidspunkt og det er jo klart bedre end den nødløsning som er nævnt i bemærkningerne

at det vil være hensigtsmæssigt at der afholdes flere gudstjenester eller andre religiøse handlinger på de institutioner hvor det af ordens

sikkerhedsmæssige hensyn er nødvendigt at begrænse antallet

men vil man så gøre det og i hvilket omfang det har vi altså ikke rigtig kunnet få noget svar på venstre stemmer for lovforslaget men det sker altså under den forudsætning at adgangen til at kunne udelukke indsatte fra gudstjenester kun benyttes rent undtagelsesvis og at der som altovervejende hovedregel afholdes flere gudstjenester for at dække behovet frem for at begrænse deltagerantallet i den enkelte gudstjeneste

vi vil derfor følge udviklingen på området og vil når loven har været i kraft i et års tid anmode om

udelukket fra at deltage i en gudstjeneste og hvor mange af disse

tilbud om at deltage i en anden gudstjeneste senere på dagen venstres anden bekymring går på lovforslagets kraftigt udvidede adgang til at kunne nægte indsatte at medbringe deres børn under tre år under afsoningen venstre er som udgangspunkt helt enig i de betragtninger

at det i videst mulige omfang skal undgås at børn medbringes under afsoningen i et fængsel og at udgangspunktet bør være at barnet opholder sig hos en mor far eller andre pårørende uden for fængslet venstre kan endvidere tilslutte sig

ikke er muligt eller foreneligt med barnets tarv i stedet bør benytte alternative afsoningsmuligheder

være situationer hvor det bedste for barnet vil være at kunne være sammen med sin mor eller far under

det er dybt uansvarligt at begå kriminalitet hvor man risikerer at komme i fængsel når man samtidig har forældreansvaret for et lille barn men det sker og i venstre mener vi ikke at barnet skal straffes for en forbrydelse

eller mor som svar på spørgsmål ni har vi fået bekræftet at alternativet til at have sit lille barn med sig under afsoningen er en tvangsfjernelse vi kan naturligvis ikke afvise at det er korrekt at miljøet i fængslerne i de senere år er blevet mere råt således som det fremgår af svaret på spørgsmål fire

det derfor kan være nødvendigt at beskytte barnet mod kontakten til de øvrige indsatte men vi har svært ved at forstå at det ikke skulle være muligt for kriminalforsorgen at sikre at der findes et tilstrækkeligt antal afdelinger i fængsler og arresthuse hvor børn kan medbringes under betryggende forhold det drejer sig om meget få børn der i dag medbringes i fængsler og arresthuse

tvangsfjernelse af børn her har justitsministeriet så den lidt bagvendte holdning at når det drejer sig om så

ikke været relevant at oprette en særlig afdeling hvor indsatte med børn kan placeres det fremgår af svaret på spørgsmål

som kunne have gavn af at afsone deres straf i et mindre råt miljø så det burde ikke være noget problem at få disse afdelinger fyldt op noget helt andet er at der kan være tilfælde hvor det bedste for barnet under alle omstændigheder vil være en tvangsfjernelse og det er altså ikke disse børn vi tænker på

under den forudsætning at den udvidede adgang til at nægte en indsat at have sit barn med sig under afsoningen kun benyttes i yderst sjældne tilfælde

herunder alternative afsoningsformer som eksempelvis elektronisk fodlænke

derfor følge udviklingen på området og vil når loven har været i kraft i et år anmode om en redegørelse vedrørende antallet af børn er blevet ramt af lovforslaget samt oplysning om hvad der er sket med de pågældende børn

regler men det vil man ikke dog fremgår det af svaret at kriminalforsorgen vil følge udviklingen på området således at erfaringerne med reglerne kan indgå i en løbende vurdering af straffuldbyrdelsesområdet det svar er vi efter omstændighederne tilfredse med ikke mindst fordi et enigt retsudvalg i betænkningen har noteret sig svaret fra ministeren om at kriminalforsorgen vil følge udviklingen og derfor har venstre ikke haft behov for at stille ændringsforslag til lovforslaget

trykfejl det var en trykfejl så siger vi tak til ordføreren er der andre der vil

om ordet

bare bekræfte det der står

kriminalforsorgen vil følge udviklingen på området

de spørgsmål der selvfølgelig diskuteres og løbende indgå i vurderingen af hele straffuldbyrdelsesområdet så det der står her

der vil udtale sig det er ikke tilfældet og så er forhandlingen sluttet og vi går til

en to tiltrådt af udvalget de er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer tre af et mindretal

slutter afstemningen

for stemte otte imod stemte

jeg betragter herefter ændringsforslag nummer fire seks af samme mindretal som bortfaldet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

jeg skal igen bede de medlemmer der gerne vil tale sammen om at gøre det

preben bang henriksen som ordfører

hvor fængselsstraffen er betinget af at domfældte udfører samfundstjeneste

i dag anvendes samfundstjeneste som hovedregel ved domme på op til en års fængsel efter lovforslaget

skal hovedreglen nu være at samfundstjeneste kan anvendes

års fængsel lad mig sige at vi i venstre lægger meget vægt på at

kriminalitetens art nemlig berigelseskriminalitet

det er ganske som i dag i udgangspunktet berigelseskriminalitet der kan gives samfundstjeneste

men vil dog gerne have kriminalitetsudvidelsesområdet nærmere belyst under udvalgsbehandlingen altså hvilke typer

falder ind under hvad skal vi sige det ekstra halve år der ligger i det her begrundelsen for lovforslaget findes blandt andet

undersøgelsen vedrørende recidiv altså i effektvurderingen jeg

der er idømt ubetinget straf

som udgangspunkt mener jeg ikke at man kan sammenligne de to

knap så belastede personer men uanset om den baggrund holder

forslaget forslaget indebærer også at udlændinge

og venter på på udvisning

tids afsoning og og heller ikke det ser ud til at give anledning til problemer så venstre går

det her lovforslag med forslaget udvides det hvor meget samfundstjeneste kan bruges samfundstjeneste bruges jo i dag særlig

brud på færdselsloven og brud på straffeloven

derimod er der meget stor forsigtighed med at anvende samfundstjeneste når det gælder

og sædelighedsforbrydelser med det her lovforslag

ændres der ikke ikke på hvilke typer af forbrydelser samfundstjeneste

men derimod ændres hvornår samfundstjeneste kan bruges som alternativ til fængselsstraf og det bliver med det her forslag

det mener vi helt generelt er en god idé

på hvor mange der vender tilbage til at

dem der vender tilbage til at begå ny kriminalitet

vi bare har haft i fængsel vi får simpelt hen

noget som ligger helt i forlængelse af det som er vores regeringsgrundlag nemlig

mindre kriminalitet og det vil sige at

aftalen om kriminalforsorgens økonomi

af udenlandske statsborgere der sidder i danske fængsler

samfundstjeneste så det fremover ændres så man kan få

på tre hundrede timers samfundstjeneste hvor man i dag kun kan blive tildelt op imod to hundrede og fyrre timer det er så i sig selv meget positivt at

mere samfundstjeneste end man kan i dag omvendt har lovforslaget dog også et mindre positivt element for man vil også rykke ved grænsen for

kan blive idømt samfundstjeneste i dag er praksis jo sådan at man kan idømmes samfundstjeneste i sager hvor der fastsættes en frihedsstraf på

en år dog har domme på en år og seks måneder undtagelsesvis været betinget med samfundstjeneste den grænse vil man så med det her lovforslag hæve så samfundstjeneste

men dog ikke over to år grunden til at denne ændring er nødvendig er at fængslerne er fyldt til bristepunktet og derfor

sådan set et positivt problem for det betyder at

er rigtig gode til at få de kriminelle sat bag tremmer

egentlig helst at vi tildelte kriminalforsorgen flere penge og udvidede kapaciteten men da riget jo

er der ikke midler til det i øjeblikket

har vi den grundholdning at strafniveauet generelt er for lavt i danmark men når vi skal prioritere vores penge vil vi hellere at man

stedet at straffe blandt andet grov kriminalitet som pædofili og voldtægt noget hårdere end vi gør i dag en ting der er vigtigt for dansk folkeparti ved den her lov er at det forudsættes at samfundstjeneste ved domme der overstiger fængsel i en år

det er utrolig vigtigt

hovedreglen at kriminelle skal idømmes samfundstjeneste i stedet for

særlige omstændigheder der skal gøre sig gældende for at der kan benyttes samfundstjeneste i tilfælde hvor straffen normalt ville være imellem en år og seks måneder og op til

er rigtig vigtigt at det ikke er folk der er dømt for personskadelig kriminalitet som nu får øget mulighed for samfundstjeneste i stedet for

huske på at vi bruger utrolig store summer på at fængsle folk det er ikke billigt at spærre folk inde men den vigtigste årsag er

viser i hvert fald at tilbagefald af kriminelle dømt for røveri vold narkotika eller seksualforbrydelser

for folk med dom til samfundstjeneste tilbagefaldet for

er positivt og det afspejler at samfundstjeneste kan

til at få kriminelle på rette spor jeg vil godt understrege at vi i radikale venstre stadig mener at ni og tredive

vil vi fortsat sammen med den øvrige regering arbejde for et lavere recidiv både ved samfundstjeneste og ved fængselsafsoning ikke desto mindre er dette lovforslag et godt skridt i den rigtige retning og derfor støtter vi i radikale venstre

samtidig huske at det er ret lavt sammenlignet i mange andre lande vi i øvrigt plejer at sammenligne os med når det er sagt

chancen for at få recidivet ned er størst og der er ingen tvivl om

i stedet for at sætte folk der har begået kriminalitet

at give dem et alternativ nemlig samfundstjeneste så er

for at de ikke får oplevelsen af at de selv er kriminelle og får erkendelsen af at der er andre der kan hjælpe dem med at blive bedre kriminelle men i stedet får oplevelsen af jeg har gjort noget galt men jeg kan rette mig

i den retning vi skal gå vi ved jo at sidemandsoplæringen i

kriminalforsorgens institutioner er ret velkvalificeret og det er jo det vi skal væk fra det må jo være sådan at man får flyttet sig

fra kriminalitet over i en kriminalitetsfri situation når man har afsonet sin straf og hvis vi kan udvide samfundstjeneste

gør sf det gerne vi så gerne

det mere endnu men vi synes at det er et fint lovforslag og støtter

en øget anvendelse af konfliktråd såkaldte genoprettende retfærdighedstiltag og mange andre former for alternativer og

gentagen kriminalitet bliver så lille som muligt vi vil gerne have

enkelte forbrydelser ikke får en

strafferamme hver eneste gang

der kommer en skrækkelig historie i medierne og folketingsmedlemmer gerne vil udvise handlekraft vi ønsker at straffesystemet skal frigøres fra den symbolpolitik

sørge for at kriminaliteten ikke gentager sig når vi så ved at

man ikke bliver mindre kriminel men faktisk lærer at blive mere kriminel når man sidder i fængsel

undgå en kriminel løbebane ja så er det klart

en udvidet anvendelse af samfundstjeneste

når det gælder længden af domme men vi vil også meget gerne være med til at se på at udvide området for samfundstjeneste det vil sige at man også begynder at se på om samfundstjeneste kunne være relevant inden for blandt andet narkotikaområdet hvor det i dag ikke bliver anvendt

skal se på nye muligheder for samfundstjeneste

bruge samfundstjeneste skal vi også have flere muligheder for samfundstjeneste det kunne for eksempel være som dansk socialrådgiverforening også foreslår at forpligte kommuner og regioner og

alle sammen er med til at løfte det ansvar det er at sørge for at man får sin straf og forhåbentlig ikke begår kriminalitet i i fremtiden så vil jeg sige

det er til skade for de ansatte som oplever et rigtig dårligt fysisk og psykisk arbejdsmiljø og det er til skade for de indsatte der sidder derinde resocialiseringen bliver sværere det bliver sværere

få uddannelse og behandling vi har tilmed set eksempler på indsatte som må

skyldes politiets og anklagemyndighedens gode arbejde i forhold til at bekæmpe kriminalitet

jo ikke den hele sandhed den hele sandhed er også at vi i de sidste ti år som knopskud har set en stigning i længden af straffene på forskellige områder det har været i forbindelse med historier i medierne at man har valgt at vise handlekraft fra folketingets

og sige så løser vi problemet ved at straffe hårdere og det har også været i forbindelse med diverse finanslovaftaler hvor der har været partier som skulle have noget til gengæld for for eksempel at forringe vores velfærd i kommunerne det betyder at alt for mange mennesker kommer i fængsel nu alt for mange især unge mænd oplever et fængselssystem hvor de

at blive mere kriminelle og ikke mindre kriminelle og det er et stort problem vi bliver nødt til ikke kun at se på at udvide samfundstjeneste men at adressere at vores strafniveau i danmark måske er blevet for højt og at vi har brug for at gennemgå straffeloven og indse at

måske upopulære måske upopulistiske beslutninger som ikke giver gode overskrifter men som er ansvarlige

som gav anledning til at jeg vil

også inde på at det er upopulært og en række andre ting men

nu være rart hvis enhedslistens ordfører ville uddybe

skulle have været dømt for det det afholder jeg mig fra det overlader jeg til domstolene det tror jeg vi er enige om herinde

jeg har udtalt mig om at strafniveauet samlet set er blevet for højt hvis man kigger på det

af fængselsdomme og længden af dem

to tusind og et og frem til i dag det er altså rigtig mange flere mennesker der uanset hvad

kommer i berøring med fængselssystemet og det mener jeg er et problem fordi det

især er de korte straffe der kan omdannes til

noget som samfundstjeneste det kunne også være konfliktråd eller genoprettende handlinger hvor

har ødelagt eller andet det er en meget bedre måde især når det gælder

mener at der er kommet en ubalance i vores straffelov

når så

vil hun ikke svare på det som jeg sagde

man appellerer til folketinget om at

gå foran

som ikke burde det efter loven det er altså

vil også gerne påpege at jeg ikke tror

skulle sætte alle forbrydere i fængsel for livstid

med fængslinger må være at man kan udøve en form for resocialisering så man sikrer sig at folk ikke gentager kriminaliteten når de kommer ud af fængslet

at det er et problem at man har gradueret voldtægt sådan at en overfaldsvoldtægt giver en hårdere straf end en voldtægt

mindre grov fordi man ikke kendte personen i forvejen det synes jeg er et eksempel på

et problem jeg synes også at det er et eksempel på et problem at røveri som udgangspunkt giver

fem års fængsel mens drabsforsøg giver seks års fængsel der er ikke stor forskel på

om ændring af straffeloven udvidet anvendelse af betingede domme med vilkår om samfundstjeneste med videre

små forbrydelser skal straffes med mindre straffe og

jo blive mulighed for her da det jo selvfølgelig er den lave ende man

nu ændrer man det dog sådan

grænse og helt op til to år i forhold til om man kan komme i

der er inkluderet i den gruppe jeg er ret sikker på at det ikke er alle mulige vaneforbrydere der pludselig skal til at lukkes ud sådan er det jo det ved vi jo godt så det behøver vi

om så kunne man selvfølgelig når man nu går ind for mere samfundstjeneste i den milde ende hvis vi

med at man på andre steder ville være opmærksom på når det kom til grov vold voldtægter

at det kunne være steder som vi i liberal alliance synes at man godt kunne se på at gøre noget der var modsat det her nemlig sørge for at holde folk

hvis det var de forbrydelser de havde begået i

overlades til de partier der har indgået en aftale om kriminalforsorgen at leve op til det ansvar som de har påtaget sig ved at indgå den aftale

sørge for at kapaciteten passer til det strafniveau der i øvrigt er det

befriet for da regeringen ikke ønskede at invitere os til forhandlinger

aftale vi selv har været med til at indgå at vi kigger på det her område og ser på om der er nogle muligheder for at vi kan udnytte og udvide brugen af samfundstjeneste ud fra tesen om at samfundstjeneste faktisk er et ganske godt alternativ som jo ligger sådan midtimellem det at man får en ren betinget dom

så en betinget dom med vilkår om at man laver samfundstjeneste

en form for sanktion nemlig at man får lov til at gøre noget godt for samfundet man får nogle timer dér hvor man kan tænke lidt over tingene

at gøre i fremtiden så samfundstjeneste er udmærket

er at recidivet altså tilbagefaldet til fornyet

meget lavt men det hænger jo ikke bare sammen med sanktionsformen det hænger sammen med hvem

der kan få lov til at komme ind under den her ordning når vi taler samfundstjeneste og det er jo altså kun de forbrydere som findes egnet til at komme i samfundstjeneste og alene dér ligger der altså en udskillelse af at det

er af en karakter hvor man får en lang frihedsberøvende straf betinget eller ubetinget som udgangspunkt

er typisk tale om berigelseskriminalitet vi taler ikke om den personfarlige kriminalitet

er de hårdkogte forbrydere vi her taler om

førstegangstilfælde og derfor ligger recidivet selvfølgelig lavt

den gruppe af straffede man tager ud til det her de er fundet egnede til det og der er jo også en vurdering af hvor stor sandsynligheden er for at der vil være tilbagefald til fornyet kriminalitet

at gribe mere konsekvent ind og sørge for at de pågældende kommer ind at afsone den straf de skal og det vil også være sådan selv hvis man bliver fundet egnet til samfundstjeneste

i løbet af samfundstjenesten ikke overholder de vilkår der er altså ryger

ind og skal ruske tremmer og derfor er der noget konsekvens i det her på alle måder

ganske velegnet i forhold til den gruppe af straffede der kan blive fundet egnet til samfundstjeneste vi støtter

lovforslaget jo sammen med den

som justitsministeriet offentliggjorde her i oktober sidste år

mulighederne for at udvide brugen af samfundstjeneste derfor er

ikke mindst for de dømte der vurderes egnede til

at have en meget gavnlig effekt

en ubetinget frihedsstraf og det er jo som det også

det er en opgave for os alle men jo særlig for kriminalforsorgen som

færre gengangere i vores fængsler og dermed også færre nye ofre for kriminalitet det forsøger vi

med det lovforslag som er fremlagt her i dag og samtidig

har det jo også den gevinst at det kan lette kapacitetspresset på vores fængsler som vi ser det nu men som det også

tale om nogen større revision af reglerne om samfundstjeneste og det skal jo ses i lyset af at justitsministeriet i to tusind og ni bad straffelovrådet om at gennemgå reglerne og praksis vedrørende samfundstjeneste

så vidt muligt at øge brugen af samfundstjeneste som alternativ til fængselsstraf

at afvente straffelovrådets overvejelser

skal der jo tages stilling til det og så får vi helt sikkert en ny lejlighed til at diskutere spørgsmålet så jeg vil gerne takke

ordførerne endnu en gang og jeg ser frem til

og står selvfølgelig til rådighed for besvarelse af de spørgsmål som der måtte være også i forlængelse af debatten her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

forhandlingen er åbnet herre karsten lauritzen som

folketingssalen i dag skal bringe dansk straffelovgivning i overensstemmelse med det nye eu direktiv om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor på grund af retsforbeholdet er direktivet ikke retligt bindende for

det er formålstjenligt at danmarks strafferetlige værn mod menneskehandel forbliver på samme niveau som resten af eus da det er

tilfældet hvor gerningsmanden har tvunget den pågældende

forøge strafferammen fra de nuværende otte år til ti år endelig indebærer lovforslaget at danske statsborgere og

har fast ophold her i landet kan blive retsforfulgt ved danske domstole for menneskehandel begået i udlandet selv om handlingen ikke er strafbar efter lovgivningen på gerningsstedet

hvorfor den tidligere regering tog adskillige initiativer i den henseende en fn opgørelse viser at netop menneskehandel er den kriminalitetsform som desværre er i

vi alle sammen føler når vi hører historier om kvinder der bliver holdt under slavelignende forhold

også mange eksempler på handlede personer der bliver tvunget til tyveri og andre former

hvor fortjenesten så tilfalder bagmændene det er altså i al væsentlighed menneskehandler og derfor skal det også bekæmpes

det vigtigt at domstole og myndigheder udnytter de rammer og muligheder

relativt begrænset og de domme

langt fra udnyttet den strafferamme som folketinget har

noget som venstre vil forfølge nærmere i den udvalgsbehandling som vi skal have det er os ubegribeligt hvorfor kyniske bagmænd kun bliver idømt få års fængselsstraf når den pågældende lovgivning hjemler mulighed for at idømme op til otte års fængsel hvorfor

menneskehandel og derfor burde de

dog et signal som vi kan sende fra folketinget og

signal som vi gladeligt sender ved at øge strafferammen de forholdsvis lave straffe der bliver idømt i dag har ikke den nødvendige afskrækkende effekt på bagmændene

organisationer blandt andet reden international der påpeger i høringssvarene desværre er danske statsborgere også

i menneskehandel og selv om forbrydelserne er begået uden for danmarks grænser

og derfor er det en markant forbedring af loven at vi nu kan straffe

selv om det foregår uden for danmarks grænser strammere lovgivning løser dog ikke alene problemet men det er

den nye lovgivning følges op af et massivt fokus fra politiet og andre relevante myndigheders side og hvis der bliver idømt

i højere grad udnytter den strafferamme som folketinget har vedtaget og nu med det her lovforslag hæver så jeg skal på venstres vegne sige at vi stemmer for lovforslaget og glæder os til den udvalgsbehandling som efterfølger

for menneskehandel begået

udvides definitionen af menneskehandel sådan at udnyttelse af strafbare handlinger fremover kan straffes

eksempelvis det her med tvang til systematisk at begå butiks og lommetyveri allerede i vores regeringsgrundlag fremgår det at der skal sættes kraftigt ind over for menneskehandel og handel med kvinder inden for blandt andet sexindustrien menneskehandel er i de senere år blevet et større og større problem i danmark såvel som i store dele af resten af verden og der er jo i virkeligheden ofte tale om organiseret grænseoverskridende grov kriminalitet hvor bagmændene tjener enorme summer netop fordi det går over grænser

er samarbejde over grænser også vigtigt når vi skal løse problemet og med forslaget

bliver dansk lovgivning som eu direktivet om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og det er rigtigt man kan så i øvrigt tilføje at det behøvede vi i princippet ikke at gøre jo retsforbehold og af samme grund har danmark så selvfølgelig heller ikke deltaget i udarbejdelsen af direktivet men socialdemokraterne er helt enige med regeringen i at vi skal være på niveau med resten af europa fordi

i overensstemmelse med det nye eu direktiv om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og

ofrene i danmark har vi et retsforbehold som gør at direktivet ikke er bindende for danmark så hvad er grunden egentlig til at vi skal bringe den danske lovgivning i balance med eu retten selve indholdet af forslaget kan sådan set være udmærket men jeg synes ærlig talt at det viser en smule manglende respekt for den danske befolkning at man ikke vil respektere danskernes nej til at deltage på retsområdet i eu danskerne har tydeligt sagt at

ikke mener at danmark skal deltage i det retslige samarbejde i eu men det vil japartierne i folketinget ikke respektere man brænder og hungrer så meget efter at komme af med forbeholdet at man

som om vi allerede var kommet af med forbeholdet det samme ser vi også på euroområdet hvor man også hele tiden agerer som om vi ikke har et euroforbehold men bare følger efter resten af europa det er rigtig ærgerligt at et flertal i folketinget ikke vil følge den afgørelse som vælgerne

da vi fik indført forbeholdene

når det kommer til det mere faktuelle i

er de fleste ting ganske fornuftige de fleste punkter i

bestemmelserne i artikel to om definitionen af menneskehandel og om strafmaksimum for grove tilfælde af menneskehandel som sættes op til ti år

vi i dansk folkeparti støtter men igen hvorfor er det lige præcis at den danske lovgivning skal følge den europæiske hvorfor sættes strafmaksimum for

ikke til elleve år eller tolv år eller

hvorfor er det lige præcis den være fuldstændig magen til den man har i eu

med den eneste begrundelse at det senere skal være nemmere at komme af med retsforbeholdet

det er lidt komisk at man kan læse i lovforslaget

når der også står at domstolene ikke skal dømme efter det det

hen bare være en forhøjelse på to år men dommene skal ikke

og det virker ret komisk at man bare blindt følger eu lovgivningen uden at lade den være andet end symbolpolitik i den danske lovgivning så det vi er stærkt kritiske over for i det her lovforslag er at det er eu ind ad bagdøren

alle partier i folketinget er enige om

det må man ikke forfalde til at tro men en vigtig brik i at bekæmpe dette grænseoverskridende problem er naturligvis at vi samarbejder med landene omkring os

med eus vi er ikke som sådan bundet af eu direktivet på området på grund af retsforbeholdet

en harmonisering på dette område

hæves strafferammen uden at ændre på præcedens og kravet om dobbelt strafbarhed ved menneskehandel afskaffes menneskehandel er et grænseoverskridende problem det kan kun løses ved at samarbejde hen over grænserne og

harmonisering af lovgivningen derfor kan vi i det radikale venstre støtte lovforslaget

i at menneskehandel er en meget alvorlig forbrydelse jeg tror ikke at der er ret mange af

er udsat for menneskehandel jeg hørte for et års tid siden om en der blev hentet i en bus om aftenen når han havde stået og tigget hele dagen jeg tror ikke at han stod der og tiggede for sjov

er det en international kriminalitet som vi skal være med til at bekæmpe selvfølgelig er det en god idé at

i de andre lande men det der er det centrale er at vi skal sikre at

menneskehandel som også handler om at transportere tiggere rundt i danmark

i danmark er det bagmændene vi

der håber jeg at dansk politi samarbejder med det øvrige politi i de lande der ligger omkring os i eu naturligvis men også

man får forbedret det politisamarbejde

få stoppet hvid slavehandel men jeg tror at vi muligvis kan få det dæmpet ved et effektivt politiarbejde sf støtter naturligvis

også positivt over for det her forslag

er blevet sagt fra talerstolen

som den tidligere ordfører sagde at udvidelsen af definitionen også kommer til at omhandle de bagmænd som udnytter andre mennesker og til at begå strafbare handlinger som

til at tigge på gaden

nogen tvivl om at det også skal være strafbart i dansk ret

at fokusere på at menneskehandel

hører om er kvinder der bliver handlet fra tredjeverdenslande og østeuropa til danmark og bliver tvunget til at prostituere sig og

til nogle bagmænd men

for rengøringsbranchen og gartnerierhvervet at mange

men må aflevere den til en bagmand

at kriminalisere modtagelsen af ydelserne det er efter min mening klart at man ikke skal være undtaget fra ansvar blot fordi man er den der køber rengøring eller en seksuel ydelse af en person hvis man altså har mistanke om at der er tale om et menneske som er

ministeriet har affejet den her problematik i bemærkningerne under henvisning til at det er svært ja

som individ bør have mistanke om at der er tale om en handlet person der gør rent hjemme

at vide hvornår man som køber af en seksuel ydelse bør have mistanke

person nu er her frivilligt og udfører de her handlinger frivilligt det er svært men lige meget om det gælder

altså mennesker som er blevet tvunget til det som lever her under tvang og som er handlet

derfor synes jeg at det er rigtig vigtigt at vi får afklaret behovet for en selvstændig kriminalisering også at modtage ydelserne

men også når det kommer til andre ydelser problemet forsvinder altså ikke bare fordi det er svært at løse i forhold til lovforslaget

til det man kalder kravet om dobbelt strafbarhed altså at vi kun straffer

der er begået i udlandet hvis det også er kriminelt i det land

tilfælde jeg har allerede på trods af min korte

i folketinget stået her på talerstolen og kritiseret at man fraveg

af den simple grund eller komplicerede grund om man vil at der er tale om grænseoverskridende kriminalitet når vi taler menneskehandel det sker på alle mulige tænkelige og utænkelige måder at mennesker bliver handlet

meget klar definition i danmark og at vi ikke undtager mennesker som handler

eksempel østeuropa fra at blive straffet for deres gerning

allersidste sige at vi også kan gøre meget mere for

lovligt ophold det betyder at hvis man identificerer en offer for menneskehandel

bliver hun også sendt ud af danmark igen jo hun får noget hjælp mens hun er her jo hun får det man kalder en refleksionsperiode altså noget tid til at finde ud af hvad hun skal gøre når hun kommer tilbage til somalia eller til et andet land hvor hun nu engang er blevet

handlet fra men vi giver hende altså ikke mulighed for

og det synes jeg faktisk at vi skylder ofrene

skylder ofrene for menneskehandel

derfor hjælper vi dig vi giver dig selvfølgelig en opholdstilladelse

mulighed for at etablere dig og leve i danmark hvis det er det du vil og vi hjælper dig også gerne

at komme hjem til dit hjemland hvis det er det du gerne vil

herre simon emil ammitzbøll som

at ingen må holdes i slaveri eller trældom slaveri og slavehandel under alle former skal være forbudt

rigtig fornuftigt at denne negative frihedsrettighed

borgerne til del nemlig det helt grundlæggende at være et frit menneske

det er sådan at vi i danmark

det at holde slaver også på de vestindiske

andre steder som for eksempel i usa skulle

tre og tres og den amerikanske borgerkrig før man man kom dertil det medførte den amerikanske borgerkrig

slaveri også i sin moderne form og ikke kun hvid

en rigtig alvorlig sag derfor synes jeg at det er et ganske fornuftigt forslag som justitsministeren her er kommet med der er ligesom tre elementer i lovforslaget det første handler om at man vil udvide

omfatter det her med systematisk butiks og lommetyveri

opmærksom på at al den snak om at moderne menneskehandel handler om sex

i london hvor de fortalte at den største aftager af handlede mennesker i storbritannien er private hjem

private hjem

benytter sig af slaver på den måde og vi har jo også alle sammen været vidne til hvordan man i virkeligheden

ofte fra de østeuropæiske lande

vesteuropæiske lande for at udnytte dem til tyveri tvangsarbejde og lignende

at man forhøjer strafferammen fra otte til ti år

dansk folkepartis

og det skal vi selvfølgelig være opmærksom på

opmærksom på at der kan være problemstillinger i forhold til hvornår der er tale om noget som vi bare ikke bryder os om at folk siger ja til at arbejde

er tale om reelt slaveri og menneskehandel det har der været nogle

jo se på hvordan man kan

med dobbelt strafbarhed

være forbudt jeg vil sige

i fns menneskerettighedserklæring og nogle af de helt basale rettigheder som

nemlig det at være et frit menneske og ikke være ejet af andre så liberal alliance stemmer ikke alene for dette forslag

inde på hvad forslaget i detaljer går ud på og hvilke elementer det omhandler

det skal jeg ikke gennemgå en gang til men blot konstatere at der er enighed om at der er tale om ganske alvorlige forbrydelser

menneskehandel er en ekstrem krænkelse af den personlige frihed den personlige frihed

man har sin personlige frihed og at man selv kan disponere og alene det at der er

tvinge andre mennesker til at gøre hvad de nu lige

ufatteligt men det sker altså der er nogle der gør det og det er meget meget grove overgreb på andre mennesker

at vi sørger for at indrette vores lovgivning så den kan samle op og at menneskehandel ikke får karakter af noget andet og så falder

omfatter alle de situationer hvor der er tale om menneskehandel

også vigtigt at vi sørger for at strafferammen er på en sådan måde

vi kan straffe konsekvent men sandelig også hårdt for det er en alvorlig forbrydelse og den skal straffes hårdt derfor kan vi fra det konservative folkepartis side give fuld opbakning til

positive modtagelse af lovforslaget

tvivl om at det er et meget meget vigtigt område som vi diskuterer her i dag og derfor

er det også et område som regeringen prioriterer

har været fremført flere gange giver det

nu mulighed for at vi kan styrke det strafferetlige værn mod menneskehandel på et niveau med det der er muligt i resten af europa der er flere der her fra talerstolen i dag har understreget behovet for at vi sætter stærkere ind over for

menneskehandel og i øvrigt ser mere på området derfor

noget regeringen prioriterer meget højt og i den kommende tid vil

vi også se på hvordan blandt andet ofrene for menneskehandel kan tilbydes bedre beskyttelse

med i det lovforslag vi har med her i dag

senere tidspunkt

jeg ser selvfølgelig frem til den videre behandling her i folketinget og står naturligvis også til rådighed for besvarelse af de spørgsmål der måtte være under

justitsministeren sagde også

i bemærkningerne står

ikke hensigten at den forhøjede strafferamme skal føre til ændringer i domstolenes strafudmåling

må jeg sige at for venstre er det lidt overraskende at man ikke vil bruge den forhøjede strafferamme til noget

justitsministeren om justitsministeren synes at den domspraksis der er

har udsendt er fuldt ud tilfredsstillende og hvordan kan det være at

fra otte til ti år og det er for at sikre en

i den type af sager sager som vi

kender i dag og i praksis er

tre en halv års fængsel og en forhøjelse af strafferammen

ti års fængsel skal sikre at der jo til stadighed er et væsentligt råderum i forhold til til helt ekstraordinære tilfælde altså grove tilfælde

må vel også være lidt usædvanligt at man øger strafferammen

et område samtidig med at man skriver i lovforslaget at

strafudmåling i eu landene i forhold til noget så alvorligt som grænseoverskridende kriminalitet og i det her tilfælde menneskehandel

omgang men det der jo er sagen her

er at det er vigtigt ikke mindst når man ser på hvordan det her område

med den grovhed der ligger bag det som nogle af ordførerne også har været inde på at der er et råderum

helt ekstraordinært grove men jo også omfangsrige

på det her område og det er vigtigt

afgøre fra sag til sag hvad det enkelte niveau skal være men her er der med den strafskærpelse som sagt

et råderum til at jeg også mener man kan opfange den nuværende og temmelig sikkert desværre også den fremtidige udvikling på det her område altså sager

som er og vil være og se ud som ekstraordinært grove men jo også omfangsrige

straffelovens kapitel fire og tyve om sædelighedsforbrydelser

køb af seksuelle ydelser generelt skal kriminaliseres og at der foretages en vurdering af strafniveauet for voldtægt men det nævnes ikke om straffelovrådet vurderer nødvendigheden af en selvstændig kriminalisering af køb af seksuelle ydelser hos handlede personer vil ministeren bekræfte at straffelovrådet også vurderer det det

et svar på der men man kan jo sige at når det handler om kriminalisering af køb af seksuelle ydelser fremgår det af regeringsgrundlaget at det er noget som regeringen nu er ved at overveje

jeg så tage op i udvalgsbehandlingen grunden til at

jeg håber ministeren er enig med mig i at der er stor forskel på at kriminalisere køb af seksuelle ydelser

frivilligt har valgt at

køb af seksuelle ydelser hos mennesker som er handlet og som altså er tvunget til at prostituere sig er ministeren

tilfælde der er men som fru pernille skipper også

en hel masse afvejelser og ikke mindst overvejelser som

og som det fremgår af regeringsgrundlaget er

spørgsmålet om om

af dem der køber seksuelle ydelser

set sagtens lade følges ad specielt fordi vi alle sammen er enige om

er nogle meget meget grove forbrydelser og når vi er enige om at det er meget grove forbrydelser

er der jo noget der taler for at det niveau godt kunne

at selv om man man i fremtiden så skulle ramme loftet på de ti år så har domstolene en mulighed for

rigtig rigtig mange narkosmuglingssager hvor straframmen er ti år

øger strafferammen fra otte til ti år

meget komplicerede sager at forfølge

er det vigtigt at vi sikrer at der er et vist råderum til at domstolene kan forfølge dem og det sikres

voldsomme sager og hvilke konsekvenser det måtte have i forhold til strafudmålingen ved domstolene synes jeg

men nu prøvede jeg at stille et nyt spørgsmål nemlig om

faktuelt er sådan at hvis domstolene vurderer at

en paragraf i straffeloven der giver den mulighed at man kan sprænge

fjorten år mens straframmen

mig lyder det som om ministeren egentlig gør det

at vi er en aktiv del af det europæiske samarbejde

ligget i størrelsesordenen op til som sagt tre en halv års fængsel

altså hæves fra otte til ti år og så bliver

mulighed for at man så at sige får rum til

finde en placering inden for strafferammen til de helt alvorlige sager om menneskehandel det synes jeg er ganske udmærket og det er det som lovforslaget sikrer

i sager om menneskehandel så må man sige at der har været rum for yderligere straf med den nuværende strafferamme på otte

på kun tre en halv år at der så skal indføres

det jeg har sagt her er som sagt at den her forhøjelse af strafferammen

populært sagt at håndtere sager af meget alvorlig karakter får et

meget alvorlige men også kan være meget omfangsrige

de eksempler og bekymringer der har været fremme her i sagen

på et tidspunkt og derfor er det godt at der er det tilstrækkelige råderum i i den samlede strafferamme som den ligger nu

ind imod menneskehandel men kan ministeren

og hvorfor hvis vi alle sammen er enige om at vi skal sætte hårdt ind imod det her

at bringe dansk straffelovgivning i overensstemmelse med med eu direktivet om menneskehandel det er regeringens opfattelse at det

det er også rigtigt politisk og det vil

er afsættet for lovforslaget når det så handler om den generelle indsats i forhold til menneskehandel

læse ud af regeringsgrundlaget at blandt andet når det handler om ofrene for

er det noget som regeringen sidder og kigger på og der ser jeg

være med til at se på hvad det så er der kommer ud af det arbejde

eller for at man nu viser at man ikke vil respektere danskernes nej til eu hvor vi tidligere fik indført

den grund at det så følger lovgivningen men domstolene anbefales i øvrigt

straffelov i overensstemmelse med eu direktivet om menneskehandel det gør vi fordi vi mener at det er den rigtige vej at gå og derfor

bringes i harmoni med det hvorfor er det derudover vigtigt det er fordi

indsatsen mod menneskehandel skal styrkes og der er det her et element deri hvad man så ellers måtte anklage regeringen for at have af motiver

uden at det skal udvikle sig til en større eu diskussion at

vi skal af med retsforbeholdet hvorfor

ikke mindst under det formandsskab jeg selv har på det såkaldte retlige indre anliggendeområde i eu

gentagne gentagne tilfælde hvor det ikke mindst når det handler om efterforskningen

af kriminalitet vil være til gavn for danmark hvis vi kommer af med vores

jeg foreslår at lovforslaget henvises til retsudvalget hvis ingen gør indsigelse betragter

forhandlingen er åbnet herre kim andersen som ordfører for venstre

det lovforslag vi her har til behandling fra justitsministeren er

et forslag som samler mange forskellige små ting

vedrørende alt godt fra havet

måske kalde det det er meget fornuftigt og venstre ser

hovedformålet med forslaget er at sikre at dommere og andre som har en dømmende funktion kan færdigbehandle

gå på pension der har været nogle helt absurde sager hvor sager har måttet gå om fordi

og så har hele retsmøllen altså skullet starte forfra og anklagede og involverede i det hele taget vidner

på grund af denne formalitet det vil det her

og andre dømmende kan fortsætte restbehandlingen det synes vi i venstre er sund fornuft at foretage den ændring der lægges endvidere også op til at retten ikke blot i domsmandssager og nævningesager men også i tilståelsessager kan bestemme at en varetægtsfængsling kan fortsætte

yderligere forlængelser indtil der er afsagt en dom i sagen det kan også være hensigtsmæssigt derudover er der en række andre ting i forslaget

man ikke længere behøver i politikredsen at skulle have en vicepolitidirektør som stedfortræder for politidirektøren det er på baggrund af en analyse der er foretaget for

et års tid siden som anskueliggør at der ikke er behov for

det lyder også meget fornuftigt der er bestemmelser om at erstatningsnævnets formand og dennes suppleant skal være landsdommere

ændrede procedureregler vedrørende de såkaldte småsager og endelig

er der ophævelse af pligten til at opkræve en afgift for dokumenter som kræves udleveret i forbindelse med en aktindsigtssag det er altså yderst fornuftigt og det er vi naturligvis meget positivt indstillet over for at medvirke til at bære igennem men der er også noget som jeg synes der godt kunne have været i det her lovforslag

vi bliver jo heldigvis ældre og der er en stadig større del af befolkningen der bliver ældre

det kan være svært at rekruttere til forskellige funktioner i samfundet blandt andet som domsmænd og nævninge

vi ville meget gerne om vi kunne se på de generelle regler

domsmænd og nævninge vi forstår

ikke rigtig at den aldersgrænse skal gøres gældende på en så firkantet måde som tilfældet er

heldigvis også friske og raske højere op i livet end man var for

vi synes at der kunne være fornuft i at folk der har været aktive på arbejdsmarkedet kunne nyttiggøre sig i

selv om man var fyldt halvfjerds år vi tror også at der kunne være nogle erfaringer livsindsigt som det kunne være nyttigt at gøre brug af i de sammenhænge her fra folk der er fyldt halvfjerds

vi er længere på arbejdsmarkedet mon ikke også at det gælder for dommere

og for så vidt også for det læge element i retsbehandling så jeg vil gerne spørge justitsministeren om ikke vi kan nå

frem til andenbehandlingen af lovforslag nummer l otte og halvtreds ellers vil jeg gerne bede justitsministeren om at forklare hvad han agter at gøre i den her sag

det er en sag som ligger os på sinde og som vi gerne vil have en afklaring på

indeholder det her forslag jo en række ændringer af navnlig

den forrige ordfører har allerede nævnt noget om justeringerne i reglerne om småsagsprocesser krav om postadresse i danmark for afgivelse af stævninger

fremhæve en ting som jeg er glad for blandt de ændringer der finder sted i retsplejeloven

er det det her med at der indsættes en udtrykkelig bestemmelse om at sigtede ikke har adgang til at overvære et retsmøde hvor afhøring af et barn optages på video jeg tror simpelt det kan påvirke et barn stærkt at vide at den sigtede

om det blot er i et monitorrum ved siden af

det godt med en helt udtrykkelig bestemmelse på det her punkt så skal man i øvrigt i den forbindelse bemærke at forsvareren selvfølgelig skal være til stede på den baggrund

mange ting med i forslaget

finansieringen holdes inden for domstolens nuværende ramme

godt vil nævne og det er i forbindelse med med den ændring af retsplejeloven om

ved stævning ankestævning svarskrifter

hvorfor kun i eu når jeg siger det sådan

kan være sager hvor man ikke nødvendigvis bor i et andet eu land men

tænke mig at nævne og det er i forbindelse med ændringen

det er såmænd ikke så meget ændringen af erstatningsnævnet men

man måske kiggede lidt på

grunden til at man ændrer erstatningsnævnets sammensætning

principielle afgørelser i erstatningsnævnet

helt forståeligt men

erstatningsbeløb til nogle piger fra tønder hvorimod

der løber ind på fodboldbanen og

væsentlig anderledes det

den her praksis med aktindsigt hvor man normalt opkræver en hundrede og fem og halvfjerds kroner for aktindsigt hvis politiet har givet aktindsigt i

en sag burde de jo så have opkrævet en hundrede og fem og halvfjerds kroner for det nu har der så udviklet sig den praksis

om så det de gør bliver helt legalt men det virker bare lidt bagvendt på mig den sidste ting jeg vil kommentere

er den uafhængige politiklagemyndighed

vi helt går ind for men da jeg læste forslaget og i øvrigt ikke vidste særlig meget om den uafhængige politiklagemyndighed syntes jeg

beskrivelse af hvem der skal sidde i den og så videre jeg

også fordi det er min opfattelse at der allerede er sendt nogle ting som de skal afklare og det nytter jo ikke noget at de starter ud med en stor

og det er herre jeppe mikkelsen fra det radikale venstre

svært at give et navn i folkemunde jeg vil godt sige tak til herre

som indeholder utrolig mange forskellige tiltag tiltag som hver ofte vil være for små til at have deres eget lovforslag man kan dog sige at det meste hører under retsplejeloven og jeg vil igen sige tak til

men også til herre ole hækkerup og fru pia adelsteen for at have redegjort for hvilke tiltag det blandt andet er

rimelig ukontroversielle af de mere markante forslag synes jeg især det er meget pragmatisk at en sag ikke skal gå om fordi en dommer falder for aldersgrænsen

har været et enkelt tilfælde men ikke desto mindre var dette tilfælde tåbeligt lad os håbe vi aldrig kommer til at spilde samfundets ressourcer på samme måde igen

det er langt hen ad vejen rugbrødsarbejde men det skal gøres og det er vi i radikale venstre glade for at være med til derfor

ordføreren så er det fru anne

tale for det her lovforslag men når man er ny justitsminister

har man jo også den opgave at sørge for at der bliver ryddet op i skufferne

tydeligt eksempel på at der har været sådan

ryddet op nu så vi støtter vi skal

jeg vil sige der er en masse forskellige justeringer og langt de fleste af ændringerne

kan enhedslisten tilslutte sig der er dog tre

det er en særlig ukompliceret proces man bruger når det gælder

det er en rigtig god idé at have sådan en ukompliceret tilgang til de små sager det betyder ofte at man i praksis kan undgå at bruge penge på

i lovforslaget foreslår man så at domstolsstyrelsen bliver bemyndiget til at pålægge blankettvang

fra justitsministeriets side også selv påpeger at det måske ikke vil have den store betydning

hvis borgerne ikke vil bruge den her blanket man så fremover vil tvinge dem til at bruge

vil domstolen alligevel være forpligtet til at vejlede og returnere den og sørge for at den så bliver udfyldt rigtigt og

folk indsender en stævning som ikke er udfyldt korrekt så om det virkelig vil give

en lettere sagsgang hos domstolene har jeg svært ved at se samtidig

påpeger danske advokater at det bestemt vil give dem nogle flere administrative byrder fordi de så skal til at bruge en blanket og man jo sige at advokaterne

formentlig nok kan finde ud af at indsende en stævning uden at bruge en bestemt blanket så jeg synes måske det virker en lille smule omsonst at man har taget den del fra havet med derudover

som den tidligere ordfører fra socialdemokratiet også nævnte

ændringer for så vidt angår videoafhøring af børn der er vi jo enige om at det er rigtig vigtigt at man skal tage hånd om børn som bliver udsat for grove ting når der er behov for

er det meget tit i sager som som omhandler for eksempel pædofili eller andre overgreb og det er meget meget vigtigt

omsorgsfulde og hensynsfulde når det gælder

skæbner som har været udsat for noget groft derfor vil jeg meget gerne plædere som mange tidligere ordførere for enhedslisten har gjort på den her talerstol for at vi snart får de børnehuse som hele folketinget er enige om

børn kan komme til hvis man tror de har været udsat for noget groft noget noget forkert noget krænkende

børnesagkyndige til at tage hånd om dem til at afhøre dem

så man slipper for at børn skal møde op på en politistation og så man meget hurtigere kan få taget hånd om dem det er

derudover

udelukkes fra at overvære afhøringen via

betyder det også at sigtede ikke bliver

ikke kan overvære afhøringerne fra et monitorrum ifølge bemærkningerne

man fra domstolens side tager en konkret vurdering af om det er nødvendigt at udelukke

sigtede fra at overvære afhøringen og

oftest kommer til den konklusion at sigtede skal udelukkes fra at sidde i rummet ved siden af og se hvad der bliver optaget på video

så praksis vil måske ikke ændre sig bortset fra at sigtede altså ikke bliver informeret om at det finder sted for fremtiden hvis det her lovforslag vedtages

svækker sigtedes retssikkerhed

tilståelsessager uden at angive en frist for hvor lang den varetægtsfængsling er

grundlæggende problem vi skal altid have en frist på varetægtsfængslinger skal altid

sørge for at retssikkerheden bliver overholdt blandt andet ved at man genovervejer om der stadig væk er grundlag for

man skal gribe an når man er parti nummer syv

er gennemgået i detaljer af indtil flere

kollegaer fra folketinget og det

man havde samlet alle de her forskellige ting i ét lovforslag i

opposition liberal alliance støtter forslaget som det måske fremgår er en række småændringer som det er svært at være imod og derfor siger vi ja

der ikke er taletvang den næste ordfører er herre tom behnke

vi støtte alle en og tredive forslag

og arkivskabene og så er det

rører lidt rundt i det men spøg til side for

set ganske alvorligt ment og der er en lang række af de her ændringer som ikke bare er tekniske ændringer men som rent

også har en ganske alvorlig og konsekvent

det er også derfor at vi fra konservativ side kan støtte alle en og tredive elementer det er faktisk ganske glimrende at man får rettet op på de ting der er også selv om de hver især måske ikke fylder så meget i selve lovforslaget så det vil jeg ikke sige så meget om jeg til gengæld vil sige noget om er et af de elementer som ministeren har taget med men hvor jeg synes der er taget for lidt med og det er det med udelukkelse af sigtedes adgang til at være til stede under indenretlige videoafhøringer af børn

noget af det som har krænket mig rigtig meget er at i nogle

til at hænge de her børn ud på forsiden igen og igen og igen det er dybest set en fornyet krænkelse af de her børn ikke nok med at de har været krænket og udsat for noget ubehageligt de kan også resten af deres liv se tilbage på at de i flere måneder var

forsidestof det er for mig at se ikke at varetage børnenes tarv derfor mener jeg at vi bør sørge for at den type retsmøder

bør man starte med at sige at den slags retsmøder som udgangspunkt er lukkede

fordi det skader børnene

aviser på det her men det gør det ikke mindre ubehageligt det næste jeg synes er et problem med de her videoafhøringer som ministeren så stiller forslag om er at forældrene til de børn

ikke på noget tidspunkt kan få lov til at se den afhøring

lyset nede i retssalen er slukket og sagen er overstået så er det forældrene der står tilbage med offeret og skal prøve at hjælpe barnet tilbage til et normalt liv

bør det være muligt når sagen er slut at forældrene kan få lov til at se den afhøring

at forældrene kan hjælpe barnet tilbage det bør være muligt igen selvfølgelig hvis man ønsker at varetage barnets interesse offerets interesse og det gør vi

finder en hel masse børnepornografisk billedmateriale

advokat ret til at få udleveret en kopi af alt materialet og i en konkret sag ved jeg at politiet har siddet og kopieret fyrretusind børnepornografiske billeder for at advokaten kunne få det udleveret advokaten

jeg tror ikke der er advokater der vil misbruge det her

at det materiale ligger og flyder på et kontor eller bliver tabt eller på anden måde bliver væk og kommer til andres kendskab som ikke

så kan man spørge sig selv er det virkelig nødvendigt

får en kopi af samtlige billeder der mener jeg at vi må lave nogle regler der gør at

kan komme ned på politigården og

må det være sådan at den form for gennemgang af bevismateriale foregår på politigården og ikke ved at politiet skal sidde og kopiere børnepornografisk materiale disse tre ting vil jeg gerne

arbejde videre med hvis ministeren har umiddelbare bemærkninger vil jeg

det er et forslag med en hel række

ordførerne har haft tid til at gennemgå

for den positive modtagelse der har været af forslaget som sådan og de enkelte spørgsmål der er til

selvfølgelig gerne op til at besvare spørgsmål

var et par ting som jeg allerede nu her gerne vil give bare en kommentar med på vejen herre kim andersen venstres ordfører spørger til

jeg synes at vi skal afvente det arbejde men også det er noget vi

kan svare nærmere på i retsudvalget en ekstra dommer til

arbejdet ved tinglysningsretten jo rigtig godt og det skal vi glæde os over alle sammen og

at være uden nogen som helst former for problemer

rejser både fru pernille skipper og

herre tom behnke spørgsmålet om

er jo ingen tvivl om når man læser lovforslaget her

til barnets tarv det er derfor at vi foretager den

at understrege at det er det der er er afsættet for det eventuelle afvejninger og andet

er noget vi måske kunne forfølge i udvalgsarbejdet det stiller vi i hvert fald gerne op til selvfølgelig så er herre tom behnke

inde på et mere principielt spørgsmål om

i andre sager om mediernes handlinger pågår diskussioner på tværs af

og kulturudvalget om medieansvarsloven og det er

dér men vi bidrager selvfølgelig også gerne til det arbejde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

regeringen ønsker at ændre

nuværende knivlov således at overtrædelse af forbud mod at bære kniv i

udgangspunkt straffes med ubetinget

under særlig skærpende omstændigheder med fængselsstraf

det eksempel der er givet i lovforslaget handler så om kniv båret i nattelivet på et diskotek eller et værtshus eller i forbindelse med en fodboldkamp eller andet lovgivningen er jo kommet til på den måde at man har ændret den en række gange den seneste ændring som er meget omdiskuteret var den i to tusind og otte som skete på baggrund af en række grove knivoverfald

andet det meget omtalte mord på en italiensk turist på nørrebro tilbage i to tusind

i førstegangstilfælde kunne idømmes en fængselsstraf på op til to år og udgangspunktet blev at at man fik syv dages fængsel

at der var forskellige fortolkninger af hvordan lovens ord og bogstav skulle forstås der var fortolkningen i byretten og efterfølgende landsretten og til sidst også de to domme

som førte til at rigsadvokaten meldte en anden

i lovgivningen ud til

set ganske tilfredse med de to domme der faldt i højesteret

lovgivning nemlig at det at bære kniv i nattelivet og andre steder

til fare for andre skal straffes hårdt og også med fængselsstraf men selvfølgelig skal man ikke

venstres opfattelse at det

hvor stor en forskel

den nugældende retspraksis som højesteret

det her lovforslag bliver vedtaget qua at der er en politisk aftale mellem regeringspartierne og liberal alliance

altså tvivlende over for hvor stor betydning det her i virkeligheden får det vil vi

udvalgsbehandling som kommer men vi er af den opfattelse at det sådan set er symbollovgivning

en undersøgelse fra syd og sønderjyllands politi fra nogle år tilbage viste

og ikke blot lave de her symbolske ændringer

et meget begrænset omfang kan vi ikke støtte det lovforslag som ligger

for at have gennemført uigennemtænkte forbud knivloven er

hvad var det så der skulle ændres

jeg da også rose liberal alliance og herre simon emil ammitzbøll for den store indrømmelse man har fået

afkriminalisere området og det er man ikke kommet en millimeter tættere på med det her lovforslag tværtimod

jo anfægtes at der ikke helt er sammenhæng mellem det liberal alliance siger og

parti hvor der er højt til loftet og forskellige holdninger og der var en stor diskussion om det her

udgangspunkt i de her kosmetiske ændringer der ligger og venstres folketingsgruppes opfattelse i øjeblikket er at det lovforslag der

ligger her ikke ændrer nævneværdigt ved den

har fastlagt men det kan vi jo få belyst

kan se nærmere på det i udvalgsbehandlingen og

hvis man har et synspunkt skal man ikke sørge for at få det lidt i

og jeg undskylder herre formand fordi du er

de er nu væk det er vi også glade for og det håber jeg

at noget som regeringen påtænkte skulle blive til noget nemlig at man hævede bødestraffen fra tre

jeg synes nu ikke det er specielt imponerende for at være helt ærlig som jeg sagde til

jo forskellige opfattelser i venstre vi har kigget på det her lovforslag

om en lang række andre ting også vil da anbefale

læse det der er flere andre interessante ting som

emil ammitzbølls citat er blot en lille biting

imponerende position venstre har taget og nok om

andre steder så vil jeg så godt høre

køkkenknive vi skal i gang med at forbyde eller

vi skulle have venstre til at stemme for det her lovforslag skulle man gå langt videre hvad

som ligger her men men det var blot en konstatering

det jo er meget meget lidt man ændrer her det er

symbolsk handling vi har jo en fælles sag i folketinget i forhold til at forhindre knivoverfald

i forhold til at sikre at den lovgivning vi har bliver overholdt og i øvrigt også er fornuftig

man kan supplere den nugældende lovgivning med

noget andet men men så skal det være sådan en større diskussion og ikke blot en enkelt paragraf som

jeg kan forstå på information i dag at

efterlyser en ordentlig

en mulighed for at stige i sin udviklingskurve ingen tvivl om det men tilbage til sagen hvad er det konkret

lade sig gøre så skulle man forbyde alle knive

er der ganske mange der snitter sig på jeg tror ikke på at man kan forhindre alle knivoverfald men min pointe var

at vi har en fælles sag her her og at vi

lovforslag ikke er kommet en millimeter tættere på at forhindre ulovlige knive

ændrer retspraksis i nævneværdigt i nævneværdigt omfang så jeg vil

et flertal i folketinget eller folketingets partier om hvordan

sikret at der kommer færre knivoverfald og

det tror jeg desværre ikke er så let men men det kunne da være mere interessant at kaste

hvordan retstilstanden er men

nu ikke ændrer retspraksis nævneværdigt og

bliver mere eksplicit hvordan man skal forstå den gældende lovgivning er det så i

ikke et fremskridt og det leder mig hen til det der er mit spørgsmål nemlig hvorfor kan venstre så ikke stemme

at lovgivningen bliver mere eksplicit

for symbollovgivning var acceptabel og det synes vi

i bemærkningerne at man må tage en sløv køkkenkniv til skærsliberen for at blive slebet jeg

idømt dem en bøde eller eller syv dages fængsel det kan vi jo få efterset jeg tvivler på

det meget meget få så derfor er det altså

har symbolsk karakter og som tilsyneladende

og opgøret med vks retspolitik som

er særlig imponerende at man så lægger noget frem

er et væsentligt argument i den her forbindelse

hvis man ikke synes at

ved retstilstanden men at det bliver mere eksplicit hvordan loven skal forstås må det vel alt andet lige betragtes

legitimt at tage en sløv køkkenkniv til skærsliberen

så kan vi jo se på om der er faldet nogen domme

hvis der er faldet nogle domme hvor der er en der har fået en bødestraf eller syv dages fængsel for at tage en sløv kniv til skærsliberen og

de tilfælde kan findes

egentlig nævneværdigt ændrer på retstilstanden

det er udtryk for regeringens nye værdipolitiske linje

ordfører herre ole hækkerup og denne gang som

knivlov i forslaget gøres der op med

forudsætninger om ubetinget fængselsstraf hvilket jo

er samtidig helt i overensstemmelse med regeringsgrundlaget så straffen som udgangspunkt for at bære kniv

uden et anerkendelsesværdigt formål i fremtiden bliver på tre tusind kroner man kan så godt blive dømt til frihedsstraf allerede første gang man bærer kniv men så skal der være skærpende omstændigheder

den konkrete vurdering skal selvfølgelig foretages af domstolene den lovgivning

mere rettet mod tilfælde hvor der er skærpende omstændigheder typisk kniv i nattelivet for her bliver straffene

en søndag formiddag ved bageren knivforbuddet som sådan ændres der ikke på det vil stadig være ulovligt at bære en kniv

medmindre selvfølgelig at man er på vej hjem fra fisketur det vil sige medmindre man har en god grund det er alene hvilken straf man som udgangspunkt skal have hvis man bryder forbuddet

om natten knive hører jo ikke hjemme i nattelivet

det er vigtigt at vi fastholder en konsekvent linje for ellers ender vi med at få en mere rå kultur hvor man begynder at få den her fornemmelse af at nogle bliver nødt til at bære kniv for at kunne forsvare sig selv og så får vi sådan en negativ spiral hvor der

på det her efterhånden famøse værtshus om natten og så ved vi at det uanset hvad vil få fatale konsekvenser derfor synes

er vigtigt i forbindelse med det her lovforslag at sige at de skærpende omstændigheder lige præcis skal sørge for at der ikke finder en lempelse af straffen sted for så vidt angår det her med

knivloven for uanset hvad vi i øvrigt taler

er at man lemper

der skal en tur i

til det våbenkapløb som vi vel er enige om at vi skal stoppe blandt de unge hurtigt fløjten fordi der

ikke få at vide præcis hvad der ligger bag

i tilfældet med bageren søndag morgen og

med kniven på værtshuset for jeg er i virkeligheden enig med herre peter skaarup i at vi bliver nødt til

hvis kniven er på værtshuset om natten og folk har fået noget at drikke så får det jo fatale konsekvenser fordi der bliver meget kortere fra ord til handling folk der hurtigt hidser sig op og alt det her og vi ved godt at det også kan få den der effekt med at der er nogen der siger han er der for at beskytte os og så begynder vi at have den negative spiral så det der er sigtet med det her forslag og

er ulovligt at bære en kniv med et blad på over syv

bageren om morgenen medmindre man har en rigtig rigtig god grund til det det der med at man er vej hjem fra fisketur men forskellen

bare at det ikke længere er udgangspunktet i loven at man skal have syv dages hæfte og derfor synes jeg i

det er vigtigt at få lavet den der sondring der hedder her har vi knivene i nattelivet og dem skal vi gøre noget ved og der skal vi ikke lempe

de andre tilfælde går vi til en bødestraf i stedet

at man allerede i det nuværende lovgrundlag har indbygget det man kalder anerkendelsesværdige formål det vil altså sige at man for eksempel som lærer eller fisker har mulighed for at passe sit job og også have de arbejdsredskaber med som er nødvendige for at passe det job

alt sammen blevet afgjort i

omdrejningspunkt for en byretsdom ikke holdt men man omgjorde

finder et behov for at lempe loven når vi er enige om at socialdemokraterne og dansk folkeparti og den gamle regering indførte en lov hvor der var taget hensyn til den problemstilling som herre

kritisk hvis vi sender det signal til unge mennesker at nu lemper vi det er for mig at se dårligt

retstilstanden i dag men det sender alligevel et dårligt signal

jeg mener at begge dele jo ikke være rigtige tværtimod mener jeg ikke at man kan få et eneste dårligt signal af lige præcis det her lovforslag herre peter skaarup

sikkert også gennemlæst alle bemærkningerne til lovforslaget og jeg er i virkeligheden enig med det den forrige ordfører herre karsten lauritzen sagde nemlig at med de bemærkninger der nu ligger til lovforslaget bliver man mere eksplicit i sin beskrivelse af hvad det er retstilstand man ønsker

set enig i at de højesteretsdomme der kom fra to tusind og ni gav en klarhed der også passede bedre med den intention også mit parti havde da man vedtog knivloven i to tusind og otte

jeg da alligevel at det er rigtigt nu at få en mere eksplicit bestemmelse og

at det er rigtigt at vi får indrettet vores lovgivning også i overensstemmelse med højesteretsdommene fra to tusind og ni men det er da helt afgørende at det ikke sker sådan at vi lemper for knive i nattelivet

at det får nogle fatale konsekvenser fordi der ikke går de der par sekunder hvor folk får tænkt sig om inden de får gjort noget der

vi den der negative spiral hvis ikke vi holder fast i det men jeg tror godt at man kan sondre mellem bageren søndag morgen og knivene i nattelivet

i dag og det mener jeg også fortsat vil være retstilstanden efter at

at der bliver skabt en masse forvirring nu indledningsvis vil jeg gerne understrege at søndag morgen ved bageren

et diffust begreb i virkeligheden er søndag morgen klokken nul en tredive ved bageren stadig væk søndag morgen og der har jeg

min polititjeneste adskillige gange været ude ved bagere hvor man står og slås i køen fordi man kommer direkte fra nattelivet og

man skal især være opmærksom på at fremhæve nogen som helst eksempler for det jeg kan forstå på regeringen og socialdemokratiets ordfører

alene på at man fremover ikke skal ryge i fængsel i syv dage når man har en ulovlig kniv på sig man kan nøjes med en bøde

om de uskyldige nede ved bageren og avisbude

med lovforslaget at gøre og man skaber enorm forvirring ulovlige knive er stadig væk ulovlige det er kun straffen der nu går fra at man tidligere sendte folk i fængsel

i fremtiden vil blive på tre tusind kroner

og at det lige præcis var straffen for de

være anerkendelsesværdigt hvis man har været på fisketur men

bageren på vej hjem må man sige er det et anerkendelsesværdigt formål ja det må man sige

jeg brugte lige præcis det eksempel for at sige at

det er mere eksplicit i bemærkningerne hvordan man skal forstå loven nu synes jeg faktisk er et lille fremskridt i forhold til hvordan det har været tidligere jeg synes det er godt at have en lovgivning hvor man

hvordan det er meningen loven skal forstås det tror jeg

at herre tom behnke og jeg er enige om men lad

allerede tidligere i offentligheden om at den her knivlov skulle afskaffes og der er endda ordførere her i folketinget

noget sludder jeg vil gerne

kan bekræfte to ting den ene er

afsagde dom

at vi i den samme periode heldigvis er sluppet for de alvorlige knivoverfald i nattelivet at den lovændring man

har vi ikke haft nogen af de her absurde historier jeg havde lige præcis også med i min ordførertale at efter højesteret

var den måde retspraksis blev på meget mere i overensstemmelse med den intention vi havde

formentlig også den intention det konservative folkeparti havde

at vi ender med en retstilstand hvor vi stadig væk har den skærpende omstændighed for knive i nattelivet hvor der ikke er et anerkendelsesværdigt formål fordi vi ved at det ville kunne blive misbrugt det giver sig selv

er på et værtshus om natten eller på et diskotek ved vi jo at det

det bliver rigtig rigtig farligt fordi der er så kort

er vigtigt at vi opretholder den retstilstand hvor man får sondret mellem hvad

situationer lovgivningen sigter på at ramme

at det bliver mere eksplicit i bemærkningerne og der er jeg

i virkelig enig med venstres ordfører

veksler på tålmodigheden herre peter skaarup er den næste ordfører

optik er det utrolig vigtigt at vi så markant som muligt straffer og tager afstand fra at man har våben med

i nattelivet og det gælder uanset

hvilke former for våben det

oprindelig var udgangspunktet for det tema vi har til debat i dag

blev så stærk som muligt og at den også kom til at gælde

true andre mennesker men nu debatterer vi

det forslag regeringen er kommet med nu til en ændring af

en ændring af den såkaldte

den ændring i en retning som vi i ikke sympatiserer med

knivloven og det er for os at se den forkerte vej at gå vi skulle faktisk hellere gå en anden vej end den regeringen går forslaget går jo ud på at

bliver det som man kender fra

love i dag er

indtil to år under særlig formildende omstændigheder dog med bøde og det ændres

bøde under skærpende omstændigheder dog med fængsel indtil to år

regeringen argumenterer så frem og tilbage i lovforslaget med

den balance der skal være og den fokus der skal være på knive i nattelivet

godt se at der er nogle problemer og at lovgivningen er relevant

til at betyde at bøden ved som udgangspunkt er tre tusind kroner i

udgangspunktet er i andengangstilfælde fængsel i syv dage og i tredjegangstilfælde er udgangspunktet ubetinget fængsel i fjorten dage dage dette gælder som udgangspunkt også for unge under atten år

for nogle signaler vi sender og spørgsmålet er bare

i førstegangstilfælde altid betragtes som værende

der så kan modsige deres forældre når

jo give herre tom behnke ret

de her tilfælde kan opstå som lyn fra en klar himmel

kniven eller et andet våben i nattelivet

sagen er at regeringen i sin argumentation læner sig op ad et par domme fra højesteret der i to konkrete

der i de pågældende tilfælde var tale om det man kalder anerkendelsesværdige formål

må tage de fulde konsekvenser af at lovgivningen formentlig får den konsekvens at der igen kommer flere knive i nattelivet og at man ikke får bremset det våbenkapløb som vi alle sammen er interesseret i at bremse

den forkerte retning i stedet for at gå i den rigtige retning

er en skarp afstandtagen fra våben

overtrædelse af våbenloven giver en ubetinget fængselsstraf

det niveau der ligger i dag er dansk folkeparti tilfreds

jeg se et problem i de såkaldt lovlige knive som også kan blive brugt i køen ved bageren om morgenen efter diskoteksbesøget eller inde på diskoteket eller cafeen men det er så en særlig historie men vi er tilfredse med det niveau der ligger

bare konstatere at det er regeringen så ikke den går ind for bøde hvor vi går ind for fængsel

det signal man sender

under debatten har været inde på at det er farligt med signallovgivning

heller ikke herre ole hækkerup synes særlig godt om nemlig at vi lemper at vi giver lov til

have knive med i nattelivet det signal der bliver sendt

rigtig dårligt så derfor har jeg egentlig ikke noget imod at der er en del af det her der også er signallovgivning det er godt

det er folketingets opgave at sende signaler hvis vi paralleliserer til alle mulige andre områder for bekæmpelse af alkoholmisbrug hos unge

hvis man var på vej hjem fra diskoteket og stod ved bageren

kunne slippe jeg tror jeg må sige at hvis man kommer fra diskoteket

foreligger der skærpende omstændigheder

bero på en helt konkret domstolsvurdering

tidligt søndag morgen

jeg tror lige præcis at det er her vi har fat i det springende punkt

gjorde sig skyldig i en fortalelse

tage fejl men sådan hørte jeg det i hvert fald i det indlæg der var her tidligere i debatten

det da fint hvis det betragtes som en skærpende omstændighed

politikredsene være at nu kan vi ikke længere

anklagemyndigheden gå efter fængselsstraf nu skal vi nok regne med at det i en del af de her tvivlstilfælde vil betyde en bøde hvis

det er et svagt signal altså jeg sammenligner det nogle gange med revselsesretten som vi i sin tid

slå sine børn og det er jo godt godt

man vende tilbage til en anden tilstand hvis man nu mente

fra et skarpt signal om at det medfører fængselsstraf til at det medfører bøde

altså et svagt signal man sender

tidligt om morgenen havde været ude at fiske på en eller anden måde blev det hos herre peter skaarup

et bevidst ønske om at bruge eksemplet på en anden måde

herre karsten lauritzen i at det altid vil være

hvis man har en lovgivning hvortil bemærkningerne er mere eksplicitte om hvordan retstilstanden skal forstås

ikke enig i at man med det lovforslag vi her behandler har nogle bemærkninger der mere udtømmende beskriver

retstilstand man ønsker og er det sådan set ikke i virkeligheden godt

er godt hvis man starter forfra med en lovgivning at man er meget præcis med

det var man også med den lov og den retstilstand vi har

som herre ole hækkerup bruger her

virkeligheden er at de højesteretsdomme der har været

altså hvis man skal have sin kniv med fordi man skal passe sit job så

gælder de her bestemmelser selvfølgelig ikke det står klart efter højesterets dom og det har socialdemokraterne i øvrigt også efterfølgende

i dansk folkeparti socialdemokraterne

kan man jo så diskutere for mig står det klart at man

en række værdipolitiske spørgsmål nu går en anden vej

den gamle regering støttet af dansk folkeparti

spørgsmålet er om det ikke er de radikale om det ikke er enhedslisten

meget liberale partier på retsområdet der har sørget for at

ideen med at få et nyt flertal så det vil jeg gerne kvittere for ændringen af våbenlovgivningen i to tusind og otte

resultat af lovsjusk og den ramte forkerte folk derfor laver vi loven om

derfor laver vi loven

at hvis man ser bort fra den knivvold som foregår i hjemmet ja så foregår langt størstedelen da også i de sene nattetimer

målretter vi nu lovgivningen således at den har

højesteret gik i mine øjne ind og reddede

at man får syv dage hvis man tager en kniv med sig i nattelivet

foreligger en skærpende omstændighed

det vigtigste arbejdsredskab er en hobbykniv

entydigt står klart at man slipper med en bøde

desuden nævnes at vi fastholder bødestraffene på det nuværende niveau selv om

en kniv til et fornuftigt formål

med til at sende et klart signal om at knive ikke hører hjemme i nattelivet til fodboldkampene og så videre

og derfor får det varme radikale anbefalinger med på vejen

af de radikales ordførers ordførertale at

med at man arbejder i en bilka og

at er forbudt kriminelt er det samme med den nugældende lovgivning som med det der ligger her så kan man definere hvor grænsetilfældene er i forhold til bødestraf kontra fængselsstraf

det tror jeg største forskel

symbollovgivning og den der store klinge

er der jo ikke rigtig belæg for i det her lovforslag

man kriminaliserer stadig væk de samme handlinger så så det der er forskellen

bødestraf og det legitimerer vel ikke helt den der store

at det her især er for at sikre alle danskere som bruger en kniv fornuftigt sikre at der ikke er nogen tvivl om hvornår hvordan og hvorledes man må bruge en kniv og at man ikke

men her var der rene ord for pengene der er tale om en nedkriminalisering

er uenighed mellem regeringspartierne om hvorvidt det er det der er tilfældet eller ej

havnefest

ulovlige knive hvordan er det i forhold til

herre tom behnke må ikke holde mig op på det men

behandlingen af det her lovforslag før det

være en skærpende omstændighed at medbringe en kniv

tidligere i debatten har hørt

at man ønskede at præcisere lovgivningen

herre jeppe mikkelsen havde en anden holdning til det nemlig at her er der tale om en nedkriminalisering

det er så der uenigheden er mellem regeringspartierne

selv om man har skrevet lidt flere ord i bemærkningerne

det stadig væk ganske upræcist hvor der er skærpende omstændigheder og hvor der ikke

det udgangspunkt man har når en person bliver taget med en ulovlig kniv på et sted hvor vedkommende burde være

præciseringen synes jeg jeg at der er et

hvornår der er et anerkendelsesværdigt formål med lovgivningen men hvis herre tom behnke ikke mener

udvalgsarbejdet sammen med herre tom behnke og de øvrige partiers

vi alle sammen uanset parti

at lovgivningen i det danske land er præcis

for eksempel fra regeringers side det

meget klar der er tale om en nedkriminalisering

af den nuværende retstilstand igennem den ændring som regeringen nu står for

sikkerheds skyld bede om at herre jeppe mikkelsen

det radikale venstre mener at der er tale om nedkriminalisering altså en lempelse af knivloven

ser ændringen i udgangspunktet

er udgangspunktet at man får syv dage på vand og brød

eller er udgangspunktet at man får en bøde

hvis der så er en skærpende omstændighed for eksempel at

i nattelivet eller et andet sted hvor der

det radikale venstre i ordførerindlægget var man meget frisk

at sige sige hvor heroisk

fængsel hvis man blev taget med en

vi dermed sender et signal til forældre til unge mennesker om at det

herre jeppe mikkelsen og det radikale venstre

sket det at socialdemokraterne

at lave en lempelse af våbenloven

jo ikke være

men jeg vil sige at jeg synes det er en god præstation og jeg synes

skaarup vil medgive at der er tilfælde i det danske samfund hvor det er ok at man har en kniv med

får en knivlovgivning der er bedre afbalanceret og som rammer kriminaliteten der hvor det giver mening men som samtidig sikrer at danskere der bruger deres knive fornuftigt og har dem med

de rigtige steder

at sove så utrygt som de har gjort siden den sidste lovgivning

meget dramatisk dengang vi skulle have fjernet revselsesretten jeg husker tydeligt at

ville man smadre det danske familiesystem jeg husker også

to tusind og et revselsesretten ville blive genindført

det var især fru pia kjærsgaard der stod fast på det

det et element i den den såkaldte optagelsesprøve til at blive dansk

før to tusind og otte

er at man ikke længere som udgangspunkt kommer i fængsel

loven om således at domstolene domstolene den tredje magt

at vurdere hvad

man ikke behøver sendt i fængsel men i stedet for kan få en bøde det er det der ligger i det her lovforslag herregud

er et godt skridt i den rigtige retning det er et forsøg på at bringe retspolitikken i balance og så synes jeg ikke vi behøver at diskutere det vildt meget mere

karsten lauritzen har brug for at få en mere præcis beskrivelse af hvor

kan vi godt folde bemærkningerne lidt mere ud men jeg synes i og for sig at det står relativt

tager det forbavsende stille og roligt at man kommer til at sende et svagt signal

at sige til deres børn og unge

lille ekspeditionssag jeg kan konstatere

at det lægger sig meget tæt op ad det justitsministeren og

ikke er den store ændring hvor det radikale venstres ordfører mener at

vundet her og at man

man altså har fået lempet lovgivningen på det

et anerkendelsesværdigt formål hvortil man har medbragt sin kniv

så kan man jo godt som forælder sige du skal virkelig tænke

fortælle dig søde brian at

den her sag men det signal

tale om hvor det her diskuteres og hvor det er et tema

nu giver det som udgangspunkt bøde når man har kniv med hvor det før gav fængselsstraf

det er jo også det som det radikale venstres ordfører har glædet sig over

at de radikale og sf har fået overbevist socialdemokraterne om

at nu skal man føre en lempeligere kurs det er situationen det er signalet udadtil

lettere forvirring i denne sal i dag om hvad det

som har været debatteret meget så var der to problemer med den

man sige har været anmeldelsesområdet og begge dele har været diskuteret rigtig meget

tager udgangspunkt i det enkelte konkrete tilfælde og hver eneste gang vurderer hvert enkelt konkret tilfælde for sig med de skærpende eller formildende omstændigheder der må være i den situation

det sådan at vi i folketinget vedtager lovene vi vedtager

er for nogle ting der skal være forkerte for eksempel

betyde hvilke skærpende omstændigheder der er hvilke formildende omstændigheder

og det har vi så nedfældet nogle principper for i straffeloven

at man går ind og skriver i loven

vi i enhedslisten glade for det her lovforslag

på anvendelsesområdet

skaarup meget gerne vil til at fremstå som noget skidt at der bliver lempet

i befolkningen

giver mere end en bøde og du skal nok ikke i fængsel for det medmindre du tager kniven med på diskotek om aftenen

tager en kniv med et sted hen hvor der er risiko for at der opstår vold eller tumult eller andet for

når man går på diskotek så giver det nok

de andre tilfælde er det stadig væk uklart om det overhovedet er lovligt eller ulovligt altså får jeg en bøde eller ej hvis jeg tager en cafétur med min mormor på vej hjem fra indkøbstur

en brødkniv jeg synes helt ærligt at

at man måske skulle præcisere nogle ting i bemærkningerne altså

aftale eller ej

når fru pernille skipper så siger at der er tale om minimumsstraf

for at bære kniv så mener jeg ikke det er i overensstemmelse med med sandheden det er rigtigt nok at man i dagspressen nogle gange har kunnet se det her forslag som værende et der blev betragtet som

havende en minimumsstraf syv dages fængsel men hvis man ser i

tilsidesættes hvis der er nogle formildende omstændigheder af speciel karakter

den undtagelsesbestemmelse der var så det er rigtigt nok

er en uskik at man går ind og siger at der skal være en minimumsstraf som hovedregel og

stadig væk reguleret på domstolenes udgangspunkt og deres mulighed for

en individuel konkret vurdering men jeg giver herre peter skaarup fuldstændig ret i at der selvfølgelig var undtagelsesmuligheder og det

er en aftale om at man ændrer på minimumsstraffen

i gang med at gøre i dag det andet

om man skal ændre på anvendelsesområdet er der ikke nogen aftale om så selvfølgelig har jeg da en holdning til

må det jo stå til troende men det gør det åbenbart

kommer til at ske eller også er der ikke en aftale for os at se er der

det må fru pernille skipper vel medgive

er vel det aftalen handler om og ikke anvendelsesområdet

er en præmis som jeg meget nødig vil gå med på men hvis vi

præmis at det signal man sender med lovgivningen har en betydning

personer som måske ikke har de bedste venner som måske er ude i noget skidt skal overveje om

skal tage en kniv i lommen inden de går i byen for at have

vi vedtager her har betydning for den

jeg fastholde det de tidligere ordførere har sagt og det er

stadig væk som udgangspunkt vil give en fængselsstraf hvis man tager kniven med i lommen

det

er med i aftalen har efterladt det indtryk i

handler om at man ikke vil afkriminalisere noget men også

en forventning om eller

en ny forhandling ovre i justitsministeriet

vi har aftalt at vi vil fjerne minimumsstraffen

er anvendelsesområdet jo stadig væk

har forsøgt at præcisere det i bemærkningerne her

om at man vil ændre på anvendelsesområdet

med i og som handler om anklagemyndighedens økonomi og der er

så det er da mærkeligt at enhedslisten nu

forhandlinger og endnu et lovforslag og

vil vi se frem til men det

enhedslistens ordfører om man har aftalt med regeringen at forhandle om den anden del

at liberal alliance stemmer for det foreliggende lovforslag tilbage i to tusind og otte

syv dages betinget fængsel i forhold til førstegangstilfælde ved overtrædelse af knivloven venstres

ordfører herre kim andersen

om vi skulle ændre på det her gang på gang gentaget vi ændrede ikke på hvad der skulle straffes men kun på strafniveauet

det er rent symbolsk og det var det så åbenbart også da venstre indførte det andet kan man

præciseret at det er sådan at udgangspunktet

man får bøde og ikke ubetinget fængsel det synes vi sådan set er godt revolutionerer det her verden får vi liberalismens komme ved dette forslag

et lillebitte skridt i den rigtige retning og det skal man jo altid glæde sig over derudover skal man huske på det som jeg indledte med det her er en del af en større rets og udlændingepolitisk aftale som liberal alliance med

fordi vi har fået trukket danmark i en mere liberal retning på en række områder

vi er glade for der er et noget bredere flertal for end der var for at indføre den tåbelighed man lavede i totusinde

se den lov vi har i dag nemlig en våbenlov som ikke kun er en knivlov

lov der blev strammet op på fordi der

også var alt for mange eksempler på at disse ulovlige knive

det skulle bringes til ophør

nøjes med at få en bøde i førstegangstilfælde

omstændigheder og så kunne de nøjes med en bøde det var udgangspunktet

skæve sager som også var rigtig meget oppe i medierne og

have de sager ført helt til højesteret for at få slået helt fast hvordan folketingets vedtagne lov skulle forstås højesteret præciserede

man kunne nøjes med at få en bøde rigsadvokaten udsendte derefter en ny vejledning til anklagemyndigheden landet over om

efter den seneste stramning derefter var alle tilfredse

at både socialdemokratiet venstre dansk folkeparti

er tilfredse med den retstilstand der er hvorfor er det så

jo det der gør sig gældende deri har den radikale ordfører fuldstændig ret der er tale om en nedkriminalisering det vil andre partier så ikke

der er tale om en præcisering til enhedslisten

stadig væk en masse usikkerhed i det her til det radikale venstre der mener at der er tale om en nedkriminalisering til sf der mener at det her

er interessante forskellige tilgange til det

vi skal huske på er fællesnævner i det her er at de pågældende partier i valgkampen gik ud og sagde at de ville afskaffe knivloven

synes at man skal lykønske regeringen med det når det sker

man skal sige tillykke når der er grund til at gøre det grunden til at vi stemmer imod er

og bødestraf undtagelsen nu bliver det omvendt nu er bødestraf udgangspunktet og

kan blive tale om at man skal i fængsel

markant forskel på hvordan man ser på hvor strafbart det skal være at rende rundt med en ulovlig kniv

men både det lovforslag vi gennemførte

ligger i dag og det synes jeg nok er ret væsentligt at få understreget ændrer ikke på hvad der er lovlige og ulovlige knive så

det er der ikke ulovlige knive er stadig væk ulovlige og det synes jeg måske at vi alle sammen har en fælles forpligtelse til at få understreget i debatten her i dag

kommer til at lede nogen i

men det der gør sig gældende er at vi har haft de her sager

ved højesteret de blev præciseret og man fandt ud af hvad

højesteret nåede frem til og rigsadvokaten sendte en vejledning rundt og lige siden har vi ikke set en eneste af disse tossede sager som kunne fortjene at komme på forsiden af aviserne

i tv med videre det betyder at hele systemet har forstået hvad folketinget mente politiet anklagemyndigheden og domstolene har nu en praksis som er i overensstemmelse med det

at vi lige siden mig bekendt

at man har brugt ulovlige knive i nattelivet

med lovændringen det var det der var meningen med en opstramning

den lov vi lavede og den havde en klar effekt

at man nu vil rulle tiden tilbage for vi er bange for at det

to tusind og femten at gå til valg på at sænke den kriminelle lavalder igen

de konservative også tænkt sig i to tusind og femten at gå til valg på at ændre

eller stemmer for eller imod sådan af taktiske grunde

kan nu lige være smart hvad gør sig godt i befolkningen hvad kan man gå til valg på og svinge sig op på

det ud fra faktuelle forhold i vores samfund hvis det er sådan at befolkningen besinder sig

der kunne finde på at rende rundt med ulovlige knive til trods for denne ændring

at rette loven tilbage igen men hvis den her lovændring får den effekt som jeg desværre frygter jeg håber det ikke men jeg frygter

med knive i nattelivet der bliver brugt mod

kan det være nødvendigt at stramme op igen og er det nødvendigt at stramme op igen

tror det går nemlig at vi

i allerede overvejende er fungerende i dag

er det helt afgørende at vi ikke laver lovændringer bare for at lave lovændringer vi laver lovændringer når det er nødvendigt og hvis det bliver nødvendigt

stramme op på den her lov så kommer vi til at gøre det for man vil altid se det konservative folkeparti stå forrest

at bekæmpe kriminalitet og tage hånd om ofrene og det er derfor at vi er så bekymrede for den her lovændring vi håber det bedste men vi er stadig væk bekymrede og det

kan godt være at herre ole hækkerup stadig væk er i den vildfarelse at der ikke sker nogen ændring og så kan man spørge hvorfor så overhovedet fremsætte lovforslaget

det er jo ret interessant men der ligger rent faktisk en lovændring i det her

fremover vil bødestraf være udgangspunktet og kun ved særlig skærpende omstændigheder kan man risikere at man skal ind at ruske tremmer og det er en markant forskel i retspraksis i forhold til hvad der er i dag hvor det er omvendt der er udgangspunktet

haft den enorme effekt ude i befolkningen også over for de mennesker som ikke tror på at strafskærpelse har nogen effekt men lige pludselig har alle jo sagt hov hov nu må vi hellere sørge for at overholde den lov vi må være rigtig nøje opmærksomme på at overholde den lov for vi risikerer at komme i fængsel det er derfor

det gælder selvfølgelig regeringspartierne det gælder enhedslisten og det gælder også

liberal alliance og jeg synes også at

kan afklare nogle af de spørgsmål som venstre havde så bidrager vi selvfølgelig gerne til det med lovforslaget

gøres der som bekendt op med den automatik som ligger i ændringen af våbenloven fra to tusind og otte det vil sige den altovervejende hovedregel om at der i førstegangstilfælde fastsættes en ubetinget straf på syv dages fængsel for overtrædelse af knivforbuddet regeringen ønsker at fastholde en stærk og konsekvent indsats mod knive

kan bidrage til at forhindre nye voldsepisoder og

vil den nye sanktionsbestemmelse understøtte domstolenes frihed til at målrette frihedsstraffe til de sager hvor der er skærpende omstændigheder og dermed behov for

der lægges med lovforslaget ikke op til at føre sanktionsniveauet tilbage til retstilstanden før lovændringen i to tusind og otte hvor man alene kunne straffes med en bøde første gang man overtrådte knivforbuddet muligheden for at idømme frihedsstraf i førstegangstilfælde bør efter regeringens opfattelse bevares for at fastholde en stærk og konsekvent indsats mod ulovlige knive herunder hensynet til den præventive effekt det er således væsentligt at domstolene fortsat også i førstegangstilfælde kan idømme en markant straf

der i den enkelte sag foreligger skærpende omstændigheder det vil for eksempel være tilfældet hvis en person har båret kniven i nattetimerne på et diskotek eller et værtshus med de bemærkninger vil jeg endnu en gang takke ordførerne

de forskellige indlæg jeg ser frem til den videre behandling her i folketinget og står naturligvis til rådighed for besvarelse af de spørgsmål som måtte rejse sig her og i det videre

lyder meget embedsmandsagtigt

ministeren har været til en rigtig god gang

om man vil det eller ej er jo at man sender et svagere signal end man gjorde tidligere og det som

socialdemokraternes markeringer i dag

omtalt nemlig de såkaldte anerkendelsesværdige formål og

skal bruges kniv i forbindelse med arbejdet

hvad er det der har ændret sig for socialdemokraterne fra før folketingsvalget og til nu

og enhedslisten med

har overbevist socialdemokraterne om at man vil ændre og lempe i knivloven

er meget meget tilfredse med at det er lykkedes at lave en ny ny bred aftale hen over midten i dansk politik om

blandt aftalepartierne at det er vigtigt at den

er det mig en stor glæde at det faktisk er lykkedes at lave

behov for at få gjort

de forudsætninger som lå bag bag den tidligere regerings

venstre betragtede det mest af alt som en symbolsk

er så af en helt tredje opfattelse det får bare mig til at sige

i overensstemmelse med hvad der kan være midten i det her spørgsmål nemlig at vi får

tage bestik af situationen og

at den daværende socialdemokratiske ordfører

klart sagde at den gamle knivlov var god

man altså vil lave lovændringer

for justitsministeren er det den nye parlamentariske situation eller hvad er

også det som socialdemokraterne mente dengang

for svage signaler i retspolitikken i forhold til at

i byen kniv med ud i nattelivet hvor det kan blive virkelig farligt ikke for en selv men også for andre der er til stede dér hvad er det nye

der sket på de her to måneder siden vi havde valg hvor socialdemokraterne vel stadig væk mente

det ændrer vi nu loven efter således at

at der skulle være frihedsstraf i førstegangstilfælde

frit og åbent det var også det herre tom behnke var inde på det er vigtigt at få slået fast at det gør det

set ikke og når

et forkert signal og nærmest mere eller mindre antyder

andet med i nattelivet vil jeg bare sige at det jo ikke er tilfældet hvis man læser bemærkningerne

der er ulovligt nu ja det er det samme som var ulovligt tidligere

det gælder i nattelivet det gælder i aften og nattetimerne i

var inde i med de radikales ordfører herre jeppe mikkelsen i forbindelse med fodboldkampe byfester og koncerter hvor det afgørende er at der bliver lagt vægt på at

begiver man sig ind i et område hvor man kan bidrage til at der bliver skabt farlige situationer det er det der vil der kunne idømmes frihedsstraf

det vi lægger op til er altså at det fortsat skal være tilfældet

som udgangspunkt skulle være frihedsstraf der får man en bøde

og chancen for at svare på

for det jeg kunne forstå på fru pernille skipper

var at den der klarhed som ministeren mener nu er skrevet ind i bemærkningerne til lovforslaget

klart svar på om det en skærpende omstændighed eller ikke en skærpende omstændighed det kunne

selv om vi stemmer imod så lad os nu

af i bemærkningerne er netop at skitsere

det har vi skitseret meget grundigt i i bemærkningerne og

den tidligere regering gennemførte sin ændring af våbenloven der har vi så brugt en hel del tid på at få beskrevet det i bemærkningerne når der så er tale om om skærpende omstændigheder

retsudvalg helt sikkert vil tage op i behandlingen

svarer vi selvfølgelig på alle de spørgsmål der bliver stillet om lovforslaget i den videre behandling af det

det tror jeg også at jeg ville have svaret

masse tænkte eksempler problemet er

det ikke nødvendigvis er sådan at vi her i folketinget er i stand til

alle tænkte eksempler så derfor vil jeg høre ministeren om det er sådan at den liste der i dag står i bemærkningerne til lovforslaget er en udtømmende liste det vil sige at hvis man som kriminel evner at finde en mulighed for at begå sin kriminalitet på en lokalitet eller på et tidspunkt af døgnet som ikke lige

til området og den nuværende regerings holdning til området den tidligere regering ville have at det uanset hvad

nuværende regering siger at det er tilfældet når der er

også skitseret hvad der er skærpende omstændigheder og

er selvfølgelig op til domstolene

en diskussion med enhedslistens ordfører hvor enhedslistens ordfører fra folketingets

at det her var første skridt i en større forhandling om

man skal lave om på andre ting i knivloven end

vi synes at det er en ganske fin udmøntning af den rigtig gode aftale som vi har lavet

jeg foreslår at lovforslaget henvises til retsudvalget hvis ingen gør indsigelse betragter

opfordrer regeringen til inden den første marts to tusind og tolv at fremsætte et forslag der ændrer straffeloven så identitetstyveri og identitetssvindel

indgår som en selvstændig forbrydelse der kan straffes med fængsel i op til

to år jeg vil indledningsvis gerne slå fast at jeg har stor sympati for intentionerne bag forslaget identitetstyveri er et meget alvorligt emne og jeg tror at vi alle kan sætte os ind i at det at få stjålet og misbrugt sin identitet må være dybt krænkende og frustrerende

berørte ofre

i den sammenhæng vigtigt at være opmærksom på at identitetstyveri og identitetsmisbrug spænder meget vidt idet de enkelte tilfælde varierer fra mindre forhold der ligger uden for det strafferetlige område til meget grove sager om blandt andet bedrageri men de fleste former for identitetstyveri er i vidt omfang allerede i dag kriminaliseret i straffeloven

gerne starte med at komme med nogle eksempler identitetstyveri sker i praksis ofte som led i forskellige former for formueforbrydelser det gælder således også de eksempler som forslagsstilleren peger på i bemærkningerne til beslutningsforslaget identitetstyveri kan altså

i den pågældendes navn med en levering til sin egen adresse der kan også tænkes tilfælde hvor gerningsmanden i en anden persons navn bestiller kreditkort eller indgår låneaftaler jeg kan også nævne at politikredsene i de senere år har efterforsket en række sager hvor e mail konti er blevet overtaget via hacking med henblik på at samle informationer om ejeren af den enkelte e mail

der efterforsket sager hvor en persons spillekonto hos en spilleudbyder på internettet er blevet hacket og tømt for betalingsmidler identitetstyveri kan også foregå ved at en person opretter en falsk profil på internettet hvor den pågældende udgiver sig for at være en anden eksisterende person hvis den pågældende i den forbindelse

om den pågældende person vil det efter omstændighederne kunne udgøre en overtrædelse af straffelovens § to hundrede og fire og tres d d om uberettiget videregivelse af blandt andet meddelelser vedrørende

forhold

hvis man eksempelvis bruger profilen

til at fremstille den pågældende i et dårligt lys

som den pågældende ikke kan tillægges forslagsstilleren finder at der er brug for en særskilt bestemmelse om identitetstyveri i straffeloven som jeg netop var inde på er den form for identitetstyveri hvor en andens identitet benyttes til

begå en strafbar handling jo i sagens natur allerede kriminaliseret efter forskellige bestemmelser i straffeloven herunder som led i en formueforbrydelse eller som strafbare freds og

jeg mener derfor ikke at en særskilt kriminalisering af identitetstyveri vil have nogen reel merværdi i forhold til indsatsen på området og regeringen kan således ikke støtte et forslag herom når det er sagt vil jeg gerne understrege at regeringen tager problemet med identitetstyveri

mig mod den del af bemærkningerne til beslutningsforslaget som vedrører den politimæssige indsats og den generelle forebyggelse af identitetstyveri og identitetssvindel sager om identitetstyveri og identitetsmisbrug bliver i første række efterforsket af personalet i den konkrete politikreds hvor det strafbare forhold er begået rigspolitiet har forskellige muligheder for at bistå politikredsene i efterforskningen af sager om identitetstyveri og identitetsmisbrug kriminalteknisk center i rigspolitiet kan

bistå med undersøgelser af fysiske dokumenter som kan bære spor af en gerningsmand rigspolitiets nationale it

nitec kan derudover yde bistand med tekniske undersøgelser af it udstyr som kan indeholde elektroniske spor denne bistand vil typisk bestå i

at en arbejdsgruppe under justitsministeriet og erhvervs og vækstministeriet for tiden

oplysninger om brugere af internetcafeer gratis hotspots og internetadgang på biblioteker kan registreres så det sikres at politiet har mulighed for at sammenholde oplysninger om brugerne med oplysninger om det enkelte kommunikationsapparat jeg ser frem til at modtage arbejdsgruppens anbefalinger

til konkrete initiativer på området men når alt det

er man nødt til at have sig for øje at denne type af sager kan være vanskelige at opklare fordi gerningsmændene ofte søger at sløre eller at slette de elektroniske spor som kunne danne grundlag for en effektiv efterforskning det kan derfor være vanskeligt at afdække identiteten på den enkelte gerningsmand bekæmpelse af identitetstyveri kræver derfor en bredspektret indsats der involverer såvel politi og andre myndigheder som den enkelte borger

behov for at videreudvikle sikkerhedsprocedurer hos myndigheder og virksomheder der håndterer personoplysninger ligesom der er behov for at skærpe legitimationskrav på områder hvor

typisk forekommer dernæst kræves det at man fortsat fra myndighedernes side har fokus på at højne det tekniske niveau for en sikker identifikation af personer der indgår aftaler eller anvender offentlige selvbetjeningssystemer på internettet endelig er der behov for øget bevågenhed hos den enkelte borger netop det sidstnævnte er centralt hvis identitetstyveri

dagligdag være meget opmærksomme på at vi ikke uforvarende udleverer personoplysninger til uvedkommende herudover må vi sørge for at sikre vores eget private it udstyr

sig om at knytte en adgangskode til den trådløse internetadgang derhjemme

der på digitaliseringsstyrelsens hjemmeside findes en særlig vejledning til borgere om identitetstyveri herudover har der i den årlige kampagne og den hedder netsikker nu været sat fokus på at fremme sikker adfærd

er det bestemt ikke kun borgerens eget ansvar at forhindre identitetstyveri og identitetsmisbrug virksomheder og myndigheder der betjener borgerne i situationer

hvor der kan være særlig adgang til identitetsmisbrug må naturligvis være opmærksomme på at stille skærpede legitimationskrav

pengeinstitutter ved indgåelse af låneaftaler eller oprettelse af bankkonti

blandt andet i forbindelse med anmeldelse af flytning i bemærkningerne til beslutningsforslaget anføres det endvidere at det er vigtigt at der tages hånd om ofrene

gerne understrege at regeringen lægger stor vægt på at de der bliver ofre for forbrydelser behandles med alvor og respekt

de får den hjælp og støtte der er relevant og effektiv i situationen det fremgår jo blandt andet også af regeringsgrundlaget som hedder et danmark der står sammen at regeringen har det som en central prioritet at der bliver færre ofre for kriminalitet

de personer der desværre desværre bliver udsat

de pågældende allerede i dag rette henvendelse til digitaliseringsstyrelsen og få råd og vejledning det drejer sig blandt andet om hvilke præventive foranstaltninger offeret selv kan iværksætte for fremadrettet at reducere risikoen for misbrug af den pågældendes identitet afslutningsvis vil jeg endnu en gang gerne understrege at identitetstyveri og identitetsmisbrug er

og jeg lægger stor vægt på at politiet også fremover har fokus på indsatsen for at bekæmpe identitetstyveri og identitetsmisbrug når det gælder

hverken et hensigtsmæssigt eller nødvendigt tiltag dertil kommer at politiet har oplyst at de er i besiddelse af en række relevante redskaber til efterforskning af

det er på den baggrund regeringens vurdering at der ikke aktuelt er behov for nye initiativer som rækker ud over de allerede eksisterende tiltag

samtidig vigtigt at understrege at forebyggelse af disse sager jo i høj grad forudsætter at såvel myndigheder som borgere

anvender it udstyr på

sikker vis et af de spørgsmål som har været rejst i

vedrører det centrale personregister altså cpr lovgivningen

jeg bare til slut sige at

økonomi og indenrigsministeriet har oplyst at der ikke i dag i cpr loven er hjemmel til at en person der udsættes for identitetstyveri kan få udstedt et nyt personnummer men

ministeren har oplyst at man vil tage initiativ til at vi iværksætter drøftelser mellem økonomi og indenrigsministeriet og justitsministeriet med henblik på at undersøge om der kan være tilfælde hvor tildeling af et nyt personnummer kan have en effekt i henseende til

beslutningsforslaget også fordi lige præcis det her beslutningsforslag

skrevet på en måde hvor det præcis løfter det som socialdemokraternes ordfører på området

at regeringen så ikke vil gennemføre det man selv har sagt før valget

sidder i regering og har muligheden for at gennemføre

justitsministeren om hvad er begrundelsen for at man ruller tilbage og begår endnu et løftebrud jeg ved godt at regeringen så glad for at høre det ord så tit men det er jo et løftebrud når man før valget

tager det her spørgsmål meget meget alvorligt det er også derfor at jeg gjorde en hel del

om de her her forfærdelige sager

myndigheder det vil sige statslige myndigheder kommunale myndigheder regionale myndigheder og

personfølsomme oplysninger så regeringen tager det her meget meget alvorligt og

hele den debat

at socialdemokraternes ordfører her

sidste år sagde med en selvstændig paragraf om identitetstyveri

det lader til at der er så mange huller på området at netop en selvstændig paragraf vil kunne gøre en

ét synspunkt sidste år i juni måned

et andet synspunkt at nu vil man ikke noget

at anerkende at at der er et væld af initiativer i gang

der er styrelser hvor man kan hente vejledning og inspiration hvis man er kommet i

der er et samarbejde som jeg sluttede af med at redegøre

en professionel bekymring det er helt fair

der bliver sat ind over for det her modbydelige fænomen over en bred kam og ikke bare med en særlig bestemmelse som jo viser sig

var man meget meget klarere i socialdemokratiet da man sad i

det er jo ikke så lang tid siden altså

identitetstyveriparagraf

om at redegøre for hvorfor man mente noget da man sad i

tro på at det signal der ligger i

dækket af den nuværende straffelov jeg jeg har redegjort for hvad det er for forhold der har været fremme i debatten

at de er dækket så er der ellers

som skal til for at sikre at vi kommer det her til livs

personfølsomme oplysninger ikke mindst når vi taler om borgernes adgang på internettet det handler om politiets tilgang til sagen det handler om at politiet tager det her meget seriøst det handler om at borgerne har muligheder for at få vejledning og råd hvis det går galt og det handler til sidst om hvordan man

cpr lovgivningen til at at foretage en yderligere

borgernes beskyttelse på det her område

i juni måned ikke havde sat sig ind i sagerne

også en en forklaring men men dog lidt pudsigt

det kunne jo godt være at der var den lille åbning at man

erfaringerne fra usa i forhold til

løst det problem som der er i øjeblikket med at

en understregning af at det her kan man ikke bare se som en selvstændig

en bredere indsats og det er det regeringen har redegjort for er nødvendigt her vi har peget på hvad det

passe på med at udlevere personfølsomme oplysninger

er der en digitaliseringsstyrelse man kan henvende sig til og få vejledning

rose regeringen det er jo en lang række initiativer som blev iværksat af den tidligere konservative justitsminister som nu bliver udmøntet så det kan da naturligvis kun fortjene ros og

nuværende justitsminister også er enig i at den ros skal den tidligere regering have så er vi jo enige om det men jeg hørte også at justitsministeren gav udtryk for og jeg er enig at borgerne skal være meget forsigtige

man skal selv gøre

i alle livets forhold man har hver især et ansvar men der er dog et sted hvor der

sker meget meget lemfældig omgang

der hvor personnummeret har allerstørst

sådan den dag i dag at som en god service over for borgerne sender pasudstederne passene med posten

er borgerne altså fuldstændig uden indflydelse på

at ordføreren er tilfreds med at det er noget jeg hjertens gerne svarer på et spørgsmål om

masser af ros herfra i dag

vi diskuterer lige nu hvor jeg synes

ministeren sagde noget rigtig fornuftigt nemlig at regeringen lægger stor vægt

relevant hjælp og støtte til ofrene jeg skrev det ned ord for ord

hvad så med det der med at få et nyt personnummer for

den relevante direkte støtte til ofrene og der vil jeg gerne kvittere for at ministeren sagde at der er man allerede i regeringen i fuld gang med at komme med

at det kan lade sig gøre på en meget nemmere måde end det kan

der synes jeg ikke at ministeren skal stå alene med det

også hørt ved tidligere debatter at det har været et udtalt ønske i folketinget at man havde den mulighed men det har knebet noget med at få det gennemført så medmindre der er mange der protesterer

har fuld opbakning til at fortsætte det arbejde for der er virkelig tale om at man gør noget for ofrene

godt fulgt af liberal alliance

på en hel række forslag og der vil jeg

roserne er gengældt og jeg håber på at vi

kan lave flere gode aftaler også

retsområdet substansen handler her jo om spørgsmålet om

cpr loven og der er der så iværksat drøftelser imellem

økonomi og indenrigsministeriet og justitsministeriet for at se om der er noget vi kan gøre på det her område så det vender vi tilbage med

dansk folkeparti som sagt at identitetstyveri og identitetssvindel indgår i straffeloven som selvstændige forbrydelser

det her beslutningsforslag bliver fremsat

der er i tilfælde af identitetstyveri og lignende kriminalitet og vi mener at myndighederne med rette bør opprioritere arbejdet for for at

og forhindre den her form for kriminalitet sidste år

skrev jyllands posten en artikelserie om identitetstyveri og jeg må indrømme at det er

andet læse om den to og tyve årige laura madsen der var udsat for groft identitetstyverisvindel en identitetstyv flyttede laura madsens adresse gennem en falsk

adgang til den pågældende persons post

både kreditkort og benzinkort i hendes navn herefter hævede identitetstyven så hendes løn

anmeldte det til østjyllands politi fik hun i første omgang at vide at

den historie er desværre langtfra et særtilfælde en undersøgelse fra danmarks statistik fra to tusind og ni viser at der årligt er mere end

syvogtyvetusind danskere der oplever at en anden udgiver sig for at være dem

som undersøgelsen gisner om

faktisk er langt højere fordi identitetstyveri ikke eksisterer rent juridisk og derfor vides det jo ikke hvor mange anmeldelser og domme der reelt er på området i venstre har vi stor sympati for laura madsen og de tusinder af andre danskere der bliver udsat for identitetstyveri ofre for identitetssvindel

uopklarede sager kan være uvished om hvornår tyven slår til igen i venstre mener vi at der er behov for en bred indsats som både gør det sværere at begå identitetskriminalitet som sikrer at ofrene hjælpes

som sørger for at identitetstyve findes og får den straf der er behørig

ikke har holdt trit med samfundsudviklingen og vi forholder os derfor positivt over for en eventuel ændring således at identitetstyveri og svindel indgår som selvstændige forbrydelser det vil sende et klart signal til til både kriminelle

og politiet om at identitetssvindel og tyveri anses som en grov grov form for kriminalitet som ikke kan accepteres uanset omfanget men inden vi

folketingssalen vedtager ændringer af straffeloven mener vi dog at

de undersøgelser som justitsministeriet skulle lave i forhold til norge måske er afsluttet det kan vi så se på

erfaringen er fra norge og blandt andet også fra usa hvor man har selvstændige paragraffer i straffeloven

definition af hvad identitetstyveri er i venstre forholder vi os altså åbent over for

vi anerkender at der er et voksende problem her vi ønsker en bred indsats og det skal derfor også undersøges hvordan

vil også gerne se på hvilke forbedringsmuligheder der kan være i forhold til den politimæssige og efterforskningsmæssige indsats i forhold til den her form for kriminalitet som desværre i vækst at identitetskriminalitet er i vækst skyldes i høj grad den teknologiske udvikling som først og fremmest gør det nemmere at svindle med identiteter og derfor er det også relevant at se på opgraderingen af den digitale sikkerhed i danmark

den melding som justitsministeren er kommet med her i dag i forhold til at se på cpr registeret

har været nogle meget skræmmende artikler om hvordan man kan regne sig frem til hvordan et cpr nummer

hvis man har en persons cpr nummer har man altså adgang til en lang række ting fordi det danske offentlige system er bygget op omkring cpr numre som noget helt centralt så så det er en problemstilling vi tager meget alvorligt og gerne vil

diskutere bredt i folketingssalen

opfordre justitsministeren til at igangsætte en undersøgelse som kan afdække hvilke tiltag der er mest effektive for eksempel at få straffelovrådet til at se på det her og vi vil også godt

tilskynde til at at det er noget der kommer til at blive prioriteret højere på

politirelevante myndigheders ressourcedagsorden for

at få opklaret og bekæmpet den her form for

ideen at ændre straffeloven sådan at identitetstyveri indgår som en selvstændig forbrydelse

med forslagsstillerne i at vi her står med et stigende problem hvor

at der er nogle der bliver ramt vidner blandt andet den omtalte som

udvikler mulighederne for at stjæle andres identitet sig jo desværre også og det er dybt krænkende af forslaget fremgår

det ville blive lettere at komme efter gerningsmændene det fremgår lidt længere nede i teksten

forslaget hvis logningen altså registreringen af oplysninger om hvem der går på nettet hvor og hvornår blev grundigere og mere omfattende

det tror jeg at forslagsstillerne har helt ret

bliver effektivt overvåget det arbejde i retsudvalget hænger selvfølgelig sammen med arbejdsgruppen i ministerierne om netop logning og det hænger selvfølgelig

revisionen af logningsdirektivet nu sagde ministeren i sin tale at

allerede er grundlag for at straffe identitetstyverier efter gældende lov og at rigspolitiet har oplyst

mig sige det med det samme hvis rigspolitiet på et tidspunkt på grund af udviklingen skulle finde ud af at der er brug for at ændre lovgivningen ser socialdemokraterne meget gerne på det men af de grunde her

så tror jeg altså vi må sige at når det handler om

og som det allerede er fremgået af ministerens besvarelse ligger det jo hos digitaliseringsstyrelsen og det er her vi skal sørge for at

jeg er derfor også meget tilfreds med den melding ministeren havde med i dag om cpr

samarbejdet med økonomi

det her med at få nyt cpr nummer

det samråd vi havde i

indkaldt af socialdemokraterne og hvor den konservative justitsminister på det tidspunkt

derfor undrer det mig at vi i dag må se på at at regeringen ikke vil gøre det

hvor man i december to tusind og ti

for en særlig stor indsats og derfor gjorde man det

med socialdemokraterne siden man løber fra det løfte som man gav i sommeren to tusind og elleve

har rigspolitiet jo oplyst at de allerede i dag har et ordentligt grundlag for efterforskning af identitetstyveri og misbrug

dengang der var samråd og jeg ved ikke om den daværende justitsminister sagde det her med at

rigspolitiet havde sagt at de ikke mente at de på nuværende tidspunkt havde brug for

paragrafferne på det her område men jeg sagde også i min ordførertale at hvis det er

en gang vi har nogle konkrete problemer med retstilstanden jamen så ville det da være underligt hvis ikke vi her i folketinget sagde

om retsudvalget har været bekendt med den vurdering fra rigspolitiet på det tidspunkt

at man gør arbejdet godt og at politikredsene gør hvad de kan for at

tyverier af identiteter

lidt mærkeligt hvis en enhed en styrelse eller

en sådan måde at den daværende justitsminister sagde at gøres mere men socialdemokraterne ville

at vi fik lavet en særlig

vel vidende alt det som herre ole

om identitetstyveri kan vi sende et

og det er derfor vi andre nu står

de kan arbejde så godt de kan med de eksisterende regler

så er det bare jeg siger og det tilstår jeg helt åbent da herre peter skaarup sad i retsudvalget på daværende tidspunkt at jeg

har sagt det samme på daværende tidspunkt altså om de har sagt at reglerne

om det har ligget til grund dengang eller om det ligger til grund nu derudover er min pointe at jeg jo i virkeligheden

er allerallervigtigst at gøre noget ved i den her forbindelse er lige præcis det der med at hjælpe ofrene

jeg har det jo ligesom herre karsten lauritzen sådan at når man ser nogle af de klip der ligger

på en fornuftig måde man kan levende sætte sig ind i det selv

debatten ellers var

være valide argumenter hvis det ikke var for det at

meget rigtig at se på om falske

med en selvstændig paragraf om identitetstyveri kan vi

det lader til at der er så mange huller på området at netop en selvstændig paragraf

argumentationen er altså

på en tallerken eller gør det

at man på det samråd der på det tidspunkt var i retsudvalget ikke har oplyst om at alle forhold var dækket ind af lovgivningen og at rigspolitiet følte sig dækket ind af den eksisterende lovgivning

falsk profil det kunne være af herre ole

meget rigtigt at se på om falske netprofiler også kan gøres strafbare og der mente socialdemokratiet altså at

det er da en anden holdning det er da

at grave os ned i præcis hvordan man gør det hvis det er

kommer og siger at for deres arbejde med at opklare den her type forbrydelser som der bliver flere af og som

værre er det nødvendigt at vi kigger på lovgivningen på nogle bestemte områder

de løber ind i nogle lovgivningsmæssige barrierer så

bare ikke det der ligger her og nu og igen kan jeg jo ikke spekulere i om justitsministeren for et halvt år siden under den gamle regering oplyste om lige præcis det her

jeppe mikkelsen som ordfører for det radikale venstre

det er desværre et problem der er stigende det tror jeg vi alle sammen kan konstatere og man kan

er en bivirkning af at vores samfund er blevet mere og mere digitalt det er samtidig en meget meget svær problemstilling at løse

det er ulovligt at krænke en anden persons ære ved at udgive sig for at være denne person det er ulovligt at stjæle en anden persons kontooplysninger og udnytte disse til egen økonomisk vinding det står flere steder i straffeloven

hvis man uberettiget videregiver meddelelser om

det kan også jævnfør straffeloven give op til fire måneders fængsel

en strafbar ærekrænkelse hvis man opretter

holdninger identitetstyveri sker ofte også som led i

og strafudmålingen er forskellig men typisk op til

er tale om organiseret kriminalitet eller et stort antal forbrydelser som man ofte ser i sager om

sammenskrive den nuværende lovgivning men altså gøre noget ulovligt som allerede i dag er ulovligt

synes vi ikke det er en god idé vi skal lave lovgivning for at løse problemer ikke for at fremstå som om vi løser problemer jeg

fortsat i fællesskab

hjælpe ofrene for identitetstyveri i dag har man mulighed for at søge digitaliseringsstyrelsen om råd og jeg håber

samarbejde i retsudvalget hinanden med at fastholde fokus på at at hjælpe de her ofre og se på hvilke muligheder der er for at undgå identitetstyveri for eksempel øget oplysning på området vi mener dog ikke i radikale venstre at dette beslutningsforslag løser nogen af problemerne grundlæggende og derfor

til politiet og domstolene i den retning man ønsker

igennem en længere periode og hvor folketinget netop i dag

området og så et område som identitetstyveri hvor man jo

men også bruge metoder

det som jyllands posten skrev den seksogtyvende juni efter det samråd vi havde i retsudvalget

at det var en god idé at lære af de norske erfaringer og nævne identitetstyveri i straffeloven enten som en selvstændig

sende et vigtigt signal det tror jeg absolut vi kan men jeg tror bare at det signal allerede er

domstolene og politiet jeg tror ikke der er nogen der tror

en person og dem til egen økonomisk vinding jeg tror at hverken politiet eller domstolene tvivler på at det naturligvis er ulovligt og at man jævnfør

straffelovens kapitel otte og tyve kan straffe det med allerede gældende lovgivning så

noget som vi har oprettet og som kan give tilhold

sige kvantiteten i i henvendelserne som gør at det kan føre til tilhold hvorimod

man mest kan beskylde for at have skiftet holdning og begået løftebrud jeg mener der at socialdemokraterne og sf

en række løftebrud inden for forskellige

justitsområdet men så sandelig også mange andre områder men det er en anden historie men

jeg at argumentationen

eller identitetstyveri for så vidt

andre bestemmelser inden for straffelovgivningen som kunne gøre at man

kan gøre det på det her område hvor rigtig mange borgere

der skal være en sammenhæng mellem det det tror jeg nu også der er i vores retspolitik langt

parti er der da også forskellige holdninger det er da ikke nogen hemmelighed det er vel derfor man har gruppemøde en gang imellem nemlig til at få clearet hvad der er partiets officielle holdning udadtil inden man ender her i salen

der skal jeg orientere herre peter skaarup og resten

om at jeg har fuld opbakning i den nuværende folketingsgruppe til hvad jeg står og siger her på talerstolen i dag

sammenligningen helt holder vand jeg synes ikke

en rød tråd mellem det beslutningsforslag som dansk

stod et andet sted det er ikke en sammenskrivning af lovgivningen det

jeg som ordfører på radikale venstres vegne har af klage i

det beslutningsforslag her det er mest sammenskrivning af lovgivning

som allerede er gældende i dag om noget som allerede på nuværende tidspunkt er ulovligt og derfor

hørt er jo ganske forfærdelige folk oplever at de breve de forventer at få

der er sket tyveri af ens adresse og så videre derfor skal vi have

opmærksomhed på identitetstyveri

vi skal lave en lovgivning inden den første marts det synes jeg

en mere principiel overvejelse

beslutningsforslag og det er at man tager

enkeltsagspræget

bedrageri og freds og æreskrænkelser så har vi

tænkning der er i vores straffelov hvis vi laver den type af særbestemmelse som de har i norsk straffelov

risikere at stå i en situation hvor der sker

et identitetstyveri der muligvis bruges til vinding eller som man havde forestillet sig man kunne bruge til vinding er det så den straffelovsbestemmelse som

foreslår eller er det mandatsvig er det bedrageri eller hvad og hvis vi

den systematik i vores straffelov

i løbet af bare et par måneder så tror jeg at vi laver lovsjusk jeg ser meget gerne at vi i i retsudvalget følger op på det her beslutningsforslag for jeg synes det er et meget meget vigtigt forslag og det er jo også et forslag

af stor betydning for mennesker at vi

det er jo ikke alene os

fokus på det de folk der er er ordførere på it området skal jo også involveres er der rent faktisk sikkerhed i de forskellige systemer når man anvender sit cpr nummer jeg har selv undret mig over vores brug

låner bøger det er jo supersmart men omvendt kan vi være sikre på

brug af vores cpr nummer i de her mange forskellige situationer

sikker nok når man bliver ringet op af sit forsikringsselskab eller man ringer til sit forsikringsselskab fordi der er en eller anden udfordring man skal have løst

kan man huske det nej hvad bliver man så spurgt

sit cpr nummer er vi i virkeligheden ikke kommet i en situation i danmark hvor vi er alt for gode eller søde til at videregive vores cpr numre personligt har jeg pålagt mig

en eller anden filosofi om at det kunne være at det måske ville forhindre folk i at lave

men skal vi ikke få

it folk it styrelsen digitaliseringsstyrelsen til at give noget meget præcis rådgivning til virksomheder forsikringsselskaber og andre som anvender vores cpr numre som arbejdsredskab har de den rette beskyttelse af det så har vi så derudover kommunen man kan jo

til sin kommune uden at videregive sit cpr nummer sådan er det bare kan vi være sikre på at kommunernes beskyttelsesforanstaltninger i den situation er gode nok jeg vil foreslå at vi bruger det her beslutningsforslag så får herre

beskæftiger sig med cpr nummeret og beskyttelsen af

vi derved måske kan forhindre fremtidige identitetstyverier

nyt cpr nummer hvis ulykken er sket

det er jo ikke for sjov at vi har et fantastisk gennemsigtigt samfund hvor borgerne

kan flytte det ene cpr nummer frem og tilbage

gå galt men jeg har ros til herre

bruge det offensivt i stedet for at skændes

man i politik lærer at være meget tålmodig og at ting kan tage tid men

for det her halve år siden

halvt år siden havde vi jo netop et åbent samråd i

en hel del artikler hvor også sf medvirkede klart

karina lorentzen dehnhardt

som en god mulighed i det man har gjort

at man nu har en anden holdning når man sidder i regering

er ikke nok og det ved herre peter skaarup jo godt vi skal hele vejen rundt vi skal i gang med virksomhederne vi skal i gang med den enkelte danskers egen oplevelse af hvad man

må bruge sit cpr nummer til

i stedet for at vi skal grave grøfter synes jeg vi skal prøve at samarbejde om noget som

bankoplysninger og hvad ved jeg ud det er det

lorentzen dehnhardt har ment det alvorligt men jeg

mente noget andet før valget end de mener nu

misbrug af cpr numre der er vi helt enige jeg synes bare at

at de mener det men hvor det så viser sig at

vel ikke helt afvise at det må være i

før et valg og noget andet efter et valg det er jo løftebrud

når

det er den rigtige måde at lave lige præcis den bestemmelse

synes jeg at herre peter skaarup skal kvittere

at finde ud af nu det samråd vi dengang har jo sat en proces i gang i justitsministeriet så meget ved herre

er den proces som vi arbejder videre med derudover

i stedet for roser justitsministeren for det fremragende indlæg der kom og

nøjes med at rette i straffeloven

andet end at vi får en masse domstolsafgørelser hvor man ikke ved om det er mandatsvig

æreskrænkelse eller det er bedrageri eller det slemme dokumentfalsk

at en der laver identitetstyveri

alle sammen enige om at vi har et problem

i forhold til identitetstyveri det er der ikke nogen tvivl om

om at der skal gøres noget ved det det vi heller ikke er i tvivl om

ikke er nogen principiel modstander af at man indfører selvstændige kriminaliseringer af områder som i forvejen er kriminaliseret

af gældende ret eller hvis der er usikkerhed om gerningsindholdet af en straffelovsbestemmelse så kan der helt klart være god ræson i at kigge på om det kunne gøres mere tydeligt ved at lave en selvstændig paragraf det holder jeg mig ikke ikke fri for også selv at have foreslået i andre tilfælde men hvis det ikke er sådan

at der er usikkerhed enten om rækkevidden eller

bliver det jo symbollovgivning

og det mener jeg er dårligt for lovkvaliteten

er dårligt for sammenhængen i vores

selv om der er mange ting vi godt kunne ønske os var mere præciseret

ville vi jo få en utrolig lang og omstændelig straffelov

alle områder fordi vi ønskede at påpege at lige præcis det her er

godt nok ulovligt i forvejen men det er særlig ulovligt

skal det have sin egen paragraf derfor

ved og arbejde videre med men en selvstændig kriminalisering mener vi i enhedslisten ikke vil have nogen effekt

vi måske overveje at lade straffelovrådet se på det

mener vi ikke at der har været et argument for at

ønsker enhedslisten ikke at lave en selvstændig kriminalisering selv om mange er enige om at hvis vi virkelig skal have

i og med at det kræver at politiet skal gøre en større indsats jeg synes det

sammen med resten af folketinget kan vedtage en særlig kriminalisering i

andre

men ikke vil støtte særskilt kriminalisering

det er uklart i straffeloven i dag hvad der er kriminelt for så vidt angår identitetstyveri

set også flere strafferetseksperter som som har udtalt at at rækkevidden af det her forslag det man ændrer

lovgivningen følge med tiden derfor vil jeg spørge enhedslisten om man vil overveje at tage nærmere bestik af hvad

om vi skal lade os inspirere af hvad nordmændene gjorde for

vil altid gerne genoverveje vores politik

udviklingen fører os fremad det er klart

helst ikke ende med at sidde fast

i forbindelse med det her lovforslag og der er det

altså enhedslistens opfattelse at lovgivningen er tilstrækkelig klar på området som det ser ud lige nu skulle det vise sig

ting som vi

ikke kan tænke os til nu jamen så

genoverveje det er jo en del af at følge med udviklingen og det skulle vi helst alle sammen

været noget diskussion og respekt for at enhedslisten ikke er enige med

at man man er positive over for at lade sagkundskaben se lidt nærmere på det og så

så det var blot en kvittering for det sidste

det er jo klart at hvis det er sådan når vi går i gang med udvalgsbehandlingen af det her at vi ser at der er et behov for

det har vi jo mulighed for i retsudvalget det

eksperter som har udtrykt at der skulle være et behov så vi skal selvfølgelig også passe på med ikke at overbebyrde straffelovrådet unødigt men men vi er da ikke afvisende

for at sætte emnet om identitetstyveri og identitetssvindel på

desværre er en del mennesker som er blevet ramt af man

en del mennesker blevet ramt af det jyllands posten har også haft nogle artikelserier som

en vis inspiration for forslagsstillerne

ned i det her jeg synes at det har været godt at få justitsministerens

cpr er noget som vi kan bruge i forhold til det her så er der

straffelovrådet i gang om vi skal lytte til nogle eksperter der

initiativer og jeg tror sådan set at det vi i første omgang har brug for er at vi i arbejdet i retsudvalget får afklaret uklarhederne altså hvad er det egentlig der er uklart

der er brug for yderligere lovgivningsinitiativer

at der kører en artikelserie i en større dansk avis og så

både straffelovrådet og straffeloven under behandling

udvalgsarbejdet og hvis det viser sig

der er brug for initiativer til at sørge for

meget positive og heller ikke på forhånd afvisende over for de

at sige at det er helt klart at det er uklart hvad det er der er klart og så kan det næsten ikke siges mere præcist men tilbage til

beslutningsforslaget her som jo for så vidt er ganske alvorligt og derfor skal der også herfra lyde

tak til dansk folkeparti for at rejse debatten

det er en kriminalitetsform som jeg fornemmer er i stigning og jeg fornemmer også at der er flere og flere som benytter sig af den her mulighed for at begå kriminalitet efterhånden som

skal oplyses ved flere og flere ting

internethandel og så videre så derfor er det selvfølgelig væsentligt at folketinget til stadighed følger med

og det er diskussionen i dag jo et udmærket eksempel på at man kan gøre

vil understrege at vi fra konservativ side er positive over for

tanken i forslaget her vi vil absolut ikke modsætte os at der kan være en særskilt paragraf eller en særskilt straffebestemmelse i forhold til identitetstyveri og identitetssvindel men jeg synes alligevel

jeg vil understrege ved debatten her som jeg også synes man skal følge når nu den er der

anerkende det der bliver tilkendegivet under debatten og det der klart og tydeligt har været tilkendegivet fra ministerens side er at regeringen justitsministeriet indenrigsministeriet er i fuld gang med at tage hånd om det her og det er den nuværende regering ikke mindst på baggrund af det arbejde der blev sat i gang under den tidligere regering og der må jeg nok sige som konservativ at da

er der selvfølgelig fuld opbakning til hvad den nuværende justitsminister arbejder videre med for de spor der er lagt ud som den nuværende minister kører på

at regeringen både den forrige og den nuværende tager det her alvorligt og kigger på forskellige delelementer hvad kan man gøre bedre

når det så sker hvordan kan vi så sørge for at hjælpe

det fører mig til det næste meget væsentlige i forhold til at rose den nuværende regering nemlig noget som vi selv kæmpede

det er jo noget som er meget meget principielt

noget man bare skal kunne gøre men lige præcis i

må jeg sige at det er noget af det jeg har efterlyst

jeg glad for at den nuværende justitsminister har sat det i værk og at der kommer et udspil fra regeringen om at det bliver muligt det er formentlig noget med at der skal ligge en politianmeldelse at den skal være velunderbygget være velbegrundet

så derfor synes jeg at den her debat har understreget at der er en bred enighed om at man tager det her alvorligt

så også sige i forhold til beslutningsforslaget

ender med at sige nej til det konkrete beslutningsforslag der

at der er sat en meget præcis dato for hvornår regeringen skal spille ud med et forslag

ikke kunne lade sig gøre hvis man skal komme med et kvalificeret gennemarbejdet lovforslag

lægger op til at der under alle omstændigheder som minimum fængselsstraf i strafferammen og

i særlig milde sager eller ved formildende omstændigheder i øvrigt

er mulighed for bødestraf

nå frem til at være mere positive over for selve beslutningsforslaget

skal have kigget på men jeg tror ikke det bliver nødvendigt at komme dertil

det forstår jeg at man gør og det er vi fra konservativ side

selv om det måske ikke ser ud som om vi sådan lige i morgen får vedtaget

synes jeg at det er positivt at

på og også den nye regering følger op

har en del initiativer på vej som

for at afsløre de kriminelle på en mere

for eksempel nævne det med cpr numre

også været beskrevet i dagspressen at man i for høj grad kan

er mulighed for at skifte cpr nummer det er bestemt noget der kan overvejes

ganske få havde hørt om at internettet overhovedet fandtes er

og internettet har faktisk en ret stor konsekvens for den her type

danske familier der har adgang til

vi kan holde kontakt med familie og venner men vi kan altså også risikere at blive udsat for kriminalitet

og det kan føles meget frustrerende og det kan føles meget krænkende for den enkelte og man kan sige at ud over

der eventuelt bliver stjålet eller røvet

kritisk og det er noget der også psykisk kan medføre problemer for den enkelte

medføre en bøde som herre tom behnke

i folketingssalen i dag det er også derfor at vi i forslaget taler om at der skal være

fængselsstraf i op til to år dermed ikke være sagt

kan være fornuftigt når vi så i forslaget taler om at vi opfordrer regeringen til inden den første marts

men det er en anden historie og det er det der gør at

forslag tilbage til det

der er hovedproblematikken her det er altså at udviklingen går meget stærkt og

at opruste lovgivningen for at sikre at den er tilstrækkelig effektiv når vi skal bekæmpe den form for

er tale om men som regeringen også er inde på

ikke alene det er nødvendigt at

potentielle gerningsmænd forstår

tyveri af identitet ikke blot er drengestreger men

en alvorlig forbrydelse som samfundet ser alvorligt på og straffer derefter

meget svært det kan vi se i de historier som blandt andet jyllands posten har bragt

kan man så at sige få fra

er inspireret af norsk

altså som det er nævnt under debatten allerede i dag

ellers den tyvende juni to tusind og elleve

i forskellige artikler var meget positive over for lige præcis det her forslag

ikke længere gennemføre det de var positive over for dengang og

for for dansk politik

nu gør vi en hel masse og vi gør i øvrigt som de gør i norge for

her efter valget ikke at gøre det nogle vil sige at det er den samme gamle historie om en regering der er blevet valgt på noget og nu mener noget helt andet ja ja men

set ligegyldigt for dem der er blevet udsat for den her form for kriminalitet at man

der ikke er lighedstegn mellem det man siger og det man gør

flere af regeringspartiernes ordførere ledt efter hvorfor

det har været sådan lidt embedsmændsagtig tågesnak men der har ikke været et svar på

er der gør at man siger noget i sommeren to tusind og elleve som man ikke længere

at man kan stole på det som

hvor de ikke sidder i regering og efter et valg hvor de så sidder i regering

vi kan da så håbe på og det vil vi da arbejde på fra dansk folkepartis side at vi kan studere den norske ordning meget mere grundlæggende er der noget vi så trods alt kan få regeringen med på

justitsministeren har sagt at man vil studere oplysningerne fra de norske myndigheder nærmere på det tidspunkt var det så en begrundelse for ikke at forholde sig til beslutningsforslaget om de er blevet studeret nærmere nu

det glæder mig da så at både enhedslisten

venstre og liberal alliance har sagt at det det er en ting vi skal have vurderet nærmere nemlig hvad de norske erfaringer er på det her område

få regeringen til mere reelt at forholde sig til hvad erfaringerne er via en beretning eller lignende

det kan føre frem til det er i hvert fald vigtigt

den her sag fordi ude omkring i politikredsene og hos nitec der it mæssigt centralt hos rigspolitiet sidder og arbejder med de her ting

er der ikke særlig stor fokus på den her form for kriminalitet for den er meget svær

efterforske og de straffe der kan gives er meget små derfor er incitamentet til at gøre så meget på området meget meget lille samtidig med at der altså er rigtig mange

det er ekstremt svært

og det som den tidligere har sagt kan være med til at skubbe på for at der så rent faktisk sker noget

at man vil indse fra socialdemokraterne og sfs side at der skal være overensstemmelse mellem det man siger og det man gør for ellers når når man ikke særlig langt i politik på lidt længere sigt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

gør indsigelse betragter jeg det som vedtaget

justitsministeren

sager vedrørende seksuelle overgreb mod børn og unge afskaffes forslagsstillerne ønsker også

og forslagsstillerne har da også selv anført i bemærkningerne

der tale om en genfremsættelse af et beslutningsforslag fra april sidste år men

er der tale om et meget vigtigt emne

derfor glad for at jeg i dag har lejlighed til at understrege at vi i den nye regering har stor fokus på indsatsen mod seksuelle overgreb

og vi vil løbende være opmærksomme på mulighederne for at styrke indsatsen på dette vigtige område seksuelle overgreb mod børn er noget af det allermest modbydelige og vi bør som samfund tage stærkt afstand fra det når det gælder det konkrete forslag om afskaffelse af forældelsesfristerne i sager om seksuelle overgreb mod børn tror jeg det kan være nyttigt for debatten kort at ridse de gældende forældelsesfrister op det fremgår således

helt grundlæggende at en lovovertrædelse ikke straffes når

er indtrådt forældelse efter straffelovens § tre og halvfems afhænger forældelsesfristen som udgangspunkt af strafferammen for den konkrete lovovertrædelse baggrunden for denne sammenhæng er at jo alvorligere forbrydelsen er desto længere bør forældelsesfristen være grundlaget for at forfølge en forbrydelse vil således af flere grunde typisk være større og mere vedvarende når forbrydelsen er af grovere og mere alvorlig karakter efter straffelovens § fire og halvfems regnes forældelsesfristen som udgangspunkt fra den dag hvor den strafbare handling ophører det vil i praksis sige når forbrydelsen er begået når det gælder seksuelt misbrug af børn herunder incest og sambarnsincest indeholder straffeloven dog

meget vigtig afvigelse fra dette princip idet forældelsesfristen først begynder at løbe når den forurettede fylder atten år ved grov misbrug for eksempel voldtægt vil forældelsesfristen således tidligst indtræde når forurettede fylder otte og tyve år baggrunden for denne særlige forældelsesregel er

et barn på grund af et nært forhold til krænkeren eller på grund af andre omstændigheder i visse tilfælde først som voksen er i stand til at varetage sine egne interesser og reagere på det misbrug som vedkommende har været udsat for som barn de gældende regler om forældelse er således udtryk for en samlet afvejning af på den ene side hensynet til offeret og jo også samfundets interesse i at forbryderen bliver stillet til ansvar og straffet for sin ugerning og på den anden side blandt andet hensynet til at undgå omfattende efterforskning af sager der ikke vil kunne gennemføres eksempelvis på grund af utilstrækkelige beviser denne grundlæggende grundlæggende afvejning er vigtig at have for øje i debatten om eventuelle ændringer af forældelsesfristerne når det gælder det konkrete

de forskellige grunde der kan være til at at et forhold om seksuelt misbrug først bliver anmeldt mange år efter at krænkelsen har fundet sted der henvises også til den betydning som

en retsforfølgning af krænkeren kan have for offerets helingsproces og for forebyggelsen af at samme gerningsmand gentager sine ugerninger det

stor sympati for ønsket om at retsforfølge personer som har begået seksuelle overgreb ved at sikre at de personer ikke får mulighed for at gentage deres overgreb

også fuld forståelse for at politianmeldelse og retsforfølgelse af krænkeren kan være et vigtigt led for offeret i processen med at

jeg er i den forbindelse opmærksom på at der som forslagsstillerne også er inde på i bemærkningerne til beslutningsforslaget løbende har været konkrete sager fremme som helt berettiget har givet anledning til debat

hvorvidt forældelsesfristerne i pædofilisager er til hinder for at hjælpe ofrene ordentligt

om de gældende regler om forældelse på området fortsat er fuldt

forbindelse nævne at straffelovrådet netop for tiden er ved at foretage en generel gennemgang af

om forbrydelser mod kønssædeligheden i den sammenhæng overvejer

straffelovrådet tillige det spørgsmål som vi har til

debat her i dag altså om der er grundlag for at ophæve eller ændre forældelsesfristen i sager om seksuelt misbrug af børn og andre former for seksuelle krænkelser af børn det følger endvidere af straffelovrådets kommissorium at rådet i forbindelse med gennemgangen af straffelovens kapitel fire og tyve kan overveje forholdet forholdet til straffelovens § to hundrede og ti om incest herunder spørgsmålet om forældelse rådets arbejde forventes afsluttet omkring sommeren to tusind og tolv afslutningsvis

om forældelse men som jeg også har givet udtryk for i forbindelse med nogle aktuelle besvarelser af forskellige spørgsmål fra blandt andet folketingets retsudvalg er det min opfattelse at eventuelle lovgivningsinitiativer på området bør afvente straffelovrådets arbejde

jeg derfor sige at regeringen af de nævnte grunde

egen mening om den her sag er et er at man har bedt straffelovrådet

også omkring forældelsesfristen

justitsministeren vil være klar over mange gange måske har justitsministeren også selv deltaget aktivt i debatterne

at ændre ved forældelsesreglerne er meget kendte

hvad man selv mener spørgsmålet er

forhåbentlig til sommer men hvad mener justitsministeren selv er det rimeligt at man

tilfældet hvor ofre ikke kan få ført deres sag ved en domstol fordi sagen er forældet allerede efter

sagde at overveje om de gældende regler om forældelse på området er fuldt ud tidssvarende det er er regeringens holdning og det er derfor at det store arbejde som straffelovrådet sidder og kigger på nu

der er mange ting man sådan ud fra

det er egentlig det justitsministeren siger man kan overveje men kan justitsministeren ikke fortælle folketinget om ikke det er fornuftigt

at det kan lade sig gøre at finde ud af

er altså til justitsministeren

så ofre også efter de er fyldt otte og tyve år kan føre sager ved domstolene

at kigge på et så vigtigt men også på mange områder meget principielt spørgsmål som der er tale om her er det vigtigt at vi afventer deres arbejde

vi kan sikre den nødvendige grundighed grundighed i folketinget og i

kan der være gode grunde til at overveje om tingene er som de skal være og det arbejde pågår nu

en biting det andet strafudmålingen man

er jo sådan

nu skal jeg jo ikke bestemme hvad man gør når man er kommet

arbejde der er med det meget omfattende kommissorium der ligger til grund for arbejdet og så afvente at det det så også bliver færdiggjort

som sagt at arbejdet kan være

omkring sommeren totusinde

tingene at det hvis ministeren har et udpræget ønske

i forhold til den her aktuelle problemstilling

så ville skubbe på for at det kunne gå lidt stærkere

lov til at kigge på det her helt i i forlængelse af det kommissorium som den tidligere regering havde

overvejes nøje og det var jo også det der var grundlaget for at

herre karsten lauritzen som ordfører for venstre

incestsager bortfalder i venstre støtter vi op om en mere retfærdig straf for overgreb mod børn den pædofile eller pædofilidømte må tage den fulde straf og det fulde ansvar for sin forbrydelse

få det bedst tænkelige beslutningsgrundlag for at ændre loven

over for at fremskynde processen vi er lidt kede af at justitsministeren ikke

de sager der har været er blevet mere og mere overbevist om at vi ønsker at gøre noget ved forældelsesfristerne så

det skulle være at straffelovrådet kom ud og

set positive over for at gøre noget ved

anmelde efterforske og dømme pædofile selv om den forurettede er fyldt otte og tyve år

ikke bevidst venter med at anmelde

men samtidig skal den pædofile jo ikke være fredet af forældelsesfristen

forurettede skal have muligheden for at anmelde overgrebet alligevel på grund af den bevisbyrde som ældre sager giver det jo så anledning til at se på hvordan man helt skruer sådan en model

og det er vi i venstre meget positive over for vi synes det skal ske så hurtigt som

ikke kunne afvises på grund af forældelse hvis der ligger en klar

vigtigt at få anmeldt overgrebene så man kan gribe ind

anmeldt meget sent det bliver svært at løfte bevisbyrden når man har en forældelsesfrist som vi har i dag på otte og tyve år

er bevidst om den forældelsesfrist og det kan man stille sig spørgende over for

andet fordi de selv er blevet forældre og det er jo som sagt efter at grænsen på de otte og tyve år

i venstre

skal gerningsmændene også have den fulde straf og vi

i folketinget at sørge for at hvis der er klare beviser

skal man ikke kunne løbe fra overgreb mod børn

på forældelsesfristen vi vil gerne lytte til straffelovrådet men men

en smule i forhold til det der ligger det er

og derfor skal man måske ikke gå i retning af fuldstændig at afskaffe forældelsesfristerne man kunne også vælge en model hvor man sagde at den udskydes

for en lang række tilfælde men ikke dømt for nogle af de første tilfælde på grund af forældelse kunne man være op til domstolene

særligt tilfælde helt skal kunne se bort fra forældelsesfristen hvis der ligger klare beviser som der gør i i nogle

jeg må sige at det krænker min retsfølelse når man har en person som er dømt for overgreb på massevis af børn men går fri for den ekstra straf fordi nogle enkelte af de her tilfælde falder

bevisbyrden ellers er ganske klar det

er nogle der kommer i nogle helt håbløse situationer

man selv havde været udsat for så på den måde deler

værdisæt herre karsten lauritzen har jeg skal bare være sikker på

det krænker min retsfølelse

man ser sager hvor nogle går fri fordi vi ikke har forældelsesfristerne

straffelovrådets arbejde som sagt kigger

først og fremmest på strafudmålingen og det her med forældelsesfristerne

en delbetænkning en delberetning i forhold til den del så vi kunne lave lovgivning allerede i den her samling eller kunne blive enige om hvad vi måske skulle gøre eller at

kunne give hinanden håndslag på eventuelt via en beretning i retsudvalget

i starten af næste folketingssamling for

har begået pædofile overgreb mod børn

meget fornøjeligt i men lige præcis i det her tilfælde var det nu med en lidt anden intention

vi snakker os fra hinanden hvis vi har det samme udgangspunkt og jeg tror i

ude i virkelighedens verden er nogle ting vi ikke finder rimelige

men det som er vigtigt for mig er at vi i den proces

straffelovrådet som jeg jo også gerne havde set havde været færdig for et år siden så vi stod med opfølgningen nu

for at rykke hen over scenen så hurtigt og effektivt som overhovedet muligt

tænke os men dog med den tilføjelse at

håbet at justitsministeren

bliver det måske ikke i den næste folketingssamling så er

to tusind og syv hvor justitsministeren var retsordfører for socialdemokratiet

er godt klar over at vi selv har været medvirkende til da vi sad i regering

være dejligt hvis vi nu i fællesskab kunne sørge for at den bliver speedet op

i den tidligere vk regering

i den socialdemokratiske regering så den der fælles forståelse

kunne blive enige om noget i i den her folketingssamling eller at

var mellem socialdemokraternes ordfører herre ole

at i folketinget sagtens

ved at i kan afklare en lille detalje ud af den her

som vi af og til bliver belært om de netop har

at komme med et bud på hvordan man kunne strikke

hvor man afskaffer denne otte og tyve års regel

for at overbevise om at man ikke skal lave en ændring og at

det skriveri der har været igennem de sidste par år om

at der er nogen partier i folketinget der egentlig synes at det vi har i dag er er helt perfekt man er åben over for at lave det om

det fælles grundlag som herre ole hækkerup også spurgte ind til

samarbejde hen over midten og få løst

som et problem og få hjulpet nogle ofre med at få buret nogle forbrydere inde for

den mest alvorlige form for forbrydelse man kan begå nemlig overgreb mod børn

næste ordfører i ordførerrækken er herre herre

knytte an til den sidste ordveksling der var her

under den gamle regering og hvad med dengang dansk folkeparti sad mere centralt og så videre

det ville være ærgerligt hvis vi kom ud i

i virkeligheden bruger det her som anledning til ikke at få snakket os fra hinanden og til ikke at bruge det til at

til ordførertalen

at forældelsesfrister i sager om sexovergreb mod børn bliver afskaffet jeg tror jeg

som ikke ender med at blive omtalt i medierne jeg har det sådan

er en fælles opgave for folketinget at få gjort hvad vi

at det er vigtigere at vi prøver at holde sammen på de partier og det er jo stort set alle sammen der er enige om at der

kigget på de her forældelsesfrister og vi er ret tæt på at komme

jeg har det sådan som jeg også fik nævnt i spørgsmålet til herre karsten lauritzen at jeg uden problemer kan sætte mig ind i

der er nogle tilfælde hvor man er nået ud over det otteogtyvende år

at de også har et legitimt behov og at det legitime behov ikke bliver

i dag med den forældelsesfrist vi har

det har selvsagt også betydning for samfundet for hvis det er muligt at løfte bevisbyrden

vi kan få nogle dømt og dermed sørge for at der bliver færre ofre og

på den måde til at hindre nye forbrydelser alt i alt er

synes det skal være det der er udkommet af debatten

af fælles fodslag mellem folketingets partier

man kan godt diskutere hvorfor ting tager tid

lidt længere tid end når de

i den her samling kunne tage den diskussion som herre ole hækkerup kommer ind på

en henvendelse fra

presser på for at der skal ske nogle ting på det her felt det passer mig

jeg synes det er en meget konstruktiv tilgang

at socialdemokraterne allerede i to tusind og syv da da vores justitsminister var retsordfører havde handlet og støttet dansk folkeparti i bestræbelserne på

synes jeg det er konstruktivt hvis man nu er parat til at skille det her ud fra straffelovrådet i og med at man altså har ment at straffelovrådet

personligt synes

totalt urimeligt at man har den her forældelsesregel

at vi skal kunne sørge for at man også med en ny teknologi kan

tidligere end det er tilfældet i dag

for jeg kunne jo sagtens returnere og ligesom herre peter skaarup

havde brugt noget af sin enorme indflydelse i i de ti år til at rykke noget hårdere på noget af det her sådan kunne vi blive ved men når vi har spildt noget tid på at blive ved på den måde frem og tilbage må vi jo nå

når nu vi er så tæt på målstregen når nu ministeren har sagt det her med at straffelovrådet bliver færdig til sommer

hvordan er det så vi kan sørge for fælles enighed om at følge op der jeg er ikke parat til på stående fod at bide til bolle på det der hedder vi rykker det bare ud af straffelovrådet og folketinget tager selv

synes det rigtige er at afvente det straffelovrådet kommer med med og heldigvis er det sådan at det er rigtig rigtig tæt på at straffelovrådet kommer med noget

ændre ved forældelsesreglen eller skal vi ikke for det er da en uskik at vi sådan parkerer et emne hos straffelovrådet og siger nå men det kan vi ikke selv

stilling til det er for indviklet

ufint at sige at det var en bevidst misforståelse

både da jeg havde spørgsmål til herre karsten lauritzen og i ordførertalen

for alvor er grund til at få kigget på nogle af de her forældelsesfrister vi har allerede været omkring nogle af argumenterne nemlig at der er nogle for hvem det har været så forfærdeligt og traumatiserende at man er langt ud over det otteogtyvende år

stor betydning for offeret at

for nogle forhold der så gør at vi faktisk kan beskytte nogle mod yderligere overgreb så jeg synes i

på det her og jeg kan sagtens sætte mig ind i de tilfælde

det synes jeg i virkeligheden er noget af det mest sigende

ville jeg selv opleve

lagt meget mere til straffen ville jeg gerne have at han også var blevet stillet til regnskab

det jeg synes er det vigtige det der så bare også er vigtigt for mig er det med at vi får holdt sammen på alle de partier i tinget der gerne vil det her

rigtigt at vi får afventet straffelovrådet som laver overvejelserne om hvordan

ordfører i ordførerrækken er herre jeppe mikkelsen

sager om pædofili og incest er noget af det frygteligste som vi behandler

sager af den her karakter forældelsesuret begynder således først

kan vi i radikale venstre bakke op om

det kan tage rigtig mange år før man

de nuværende regler er fyldestgørende eller om man burde se dem igennem endnu en gang

det glæde mig hvis straffelovrådet også vil kigge på det her spørgsmål om forældelsesfrister nu når straffelovrådet i forvejen er i gang med at kigge på hele området omhandlende sædelighedsforbrydelser

vi i radikale venstre er skeptiske over for det konkrete beslutningsforslag

årsag til at man har en forældelsesfrist

ikke vil kunne gennemføres på grund

komme til at skuffe ofrene

den fortsatte drøftelse af spørgsmålet om forældelsesfrister meget gerne på baggrund af det arbejde som straffelovrådet kommer frem til men vi må meddele at vi i dag ikke kan støtte

de radikales ordfører mener ikke at

skal se på forældelsesfristerne

hvor der faldt dom i byretten

for nogle på grund af en forældelsesfrist krænker det ikke det radikale venstres og herre jeppe mikkelsens

til det konkrete beslutningsforslag som ligger her fra dansk folkeparti

man helt skal afskaffe forældelsesfristerne men vi er som sådan åbne over

nuværende model otte og tyve års grænsen eller

man som offer kan nå at indse hvilke forbrydelser man har været udsat for er er den

efterforskningsmæssig teknik og så videre kan man overhovedet efterforske sager som som bliver så gamle for jeg giver

for at det radikale venstre og det radikale venstres ordfører

begået imod dem resulterer i en straf for forbryderne

kan sidde med den samme følelse af

at herre jeppe mikkelsen sagde at man ikke var villig til til at se på

jeg da gerne kvittere for

på forældelsesfrister på pædofiliområdet men vi synes

sf vil gerne lave ordentlig lovpolitik og når vi har straffelovrådet som arbejder synes vi

afvente deres arbejde jeg skal ikke lægge skjul på at vi har stor fokus på på

for de her forbrydelser det her er nogle af de værste forbrydelser

dem der er mest hjerteskærende og det kan også godt være en del af helingsprocessen at opleve at krænkeren

bliver dømt eller i hvert fald anklaget men vi synes at det er på sin plads at

sfs ordfører er enig med sfs

og hvis det overhoved bevismæssigt kan holde

tilføjer at hun er enig med venstre

den samme holdning som dansk folkeparti så spørgsmålet går simpelt

sfs ordfører i dag enig

men det skærer også mig i hjertet som det skærer

alle os der er herinde i hjertet at der er nogle for hvem det ikke er muligt at få prøvet en sag når man er nået dertil at det er muligt

sagtens se det fornuftige i men jeg synes det er fornuftigt at afvente straffelovrådets arbejde og det er derfor

forældelsesregel der gør at man ti år efter det fyldte attende år ikke kan føre en sag altså når man er fyldt otte og tyve år og frem kan man ikke føre en sag

at sørge for de nuværende regler

det er derfor jeg spørger sfs ordfører i dag

jeg kunne læse ud af det som fru karina lorentzen dehnhardt

er tilhænger af de nuværende regler der er det sådan meget

ordføreren alligevel ikke sympatisere med de ofre

en rigtig dårlig tilstand ved at de ikke

at se sin krænker

det er vigtigt at vi afventer et arbejde i et straffelovråd som vi har nedsat eller som i hvert fald arbejder lige nu det synes jeg vi skal afvente før vi kommer med mere vi vil gerne lave lovgivningsarbejde

det ordentligt vi har den største sympati

pernille skipper

i koret af

siger at pædofilisager

er noget af det allermest skrækkelige

nogle skrækkelige historie

samtidig melde mig i koret af ordførere som siger at straffelovrådet

blive konfronteret med sin gerningsmand også selv om man er blevet

kommer i tanker om husker indser eller får mod

at konfrontere gerningsmanden jeg vil dog og jeg ved at jeg har sagt det

fra talerstolen endnu en gang plædere for at vi alle sammen husker vores børnehuse at vi får

en institution hvor man hurtigt kan få afklaret om der er tale om et overgreb

omgivelser som er gode for børnene og at det sker i samarbejde

som har været udsat for grove overgreb det er netop her at vi kan gøre noget for at beskytte de børn som bliver udsat for overgreb over en længere periode ved at sætte ind og prøve

at få stoppet overgrebet meget tidligere

noget af det vi kan gøre med de børnehuse og det håber jeg

for de børn som bliver udsat for nogle for nogle grove og krænkende

vi går videre til den næste ordfører som er herre simon emil ammitzbøll liberal alliance

heldigvis noget som er blevet styrket primært gennem de seneste

selvstændige individer med selvstændige rettigheder det er sådan at vi

sådan at når det kommer til små og mindre forbrydelser synes vi at man skal gøre en del for at resocialisere og få folk på ret kurs igen og bruge alternativ straf når det kommer til grove forbrydelser mord pædofili grov vold

skal være tilsvarende straffe for de fire andre forbrydelser men det er i hvert fald fire områder hvor vi mener at man burde se på straffen

om men det er jo stadig væk i samme kategori skal

folk der begår seksuelle overgreb mod børn

medvirke til at der er nogle som begår overgreb mod børn

dertil kommer som der jo egentlig også

i bemærkningerne til det forslag som her er

en del af de her sager hvor det først ligesom kommer op til

de forældelsesfrister som er gældende på nuværende tidspunkt

er en bred forståelse for at man skal gøre noget ved det her

en henvendelse som herre peter skaarup tidligere spurgte herre karsten lauritzen om det

være at jeg ikke er den største ekspert på det her

vi bør sige til hinanden at i den folketingssamling

efter denne altså den der hedder to tusind og tolv

bør vi vedtage nye

sådan vil man jo også lægge et vist pres på straffelovrådet for

det er egentlig vores fornemmelse at der bredt er en større forståelse for at

retsudvalget også i forhold til straffeloven at sørge for at retfærdigheden sker fyldest og at der ikke er nogen der ligesom kan

positive over for det beslutningsforslag som dansk folkeparti

en form for beretning eller lignende

hvordan man kan komme videre med den her sag for vigtigt tror jeg

konservative folkeparti

de her sager altså pædofilisager så er der ingen tvivl om at det

er nogle af de allerværste forbrydelser overhovedet fordi det så alvorligt ødelægger børn og ofte ødelægger dem på livstid hvis ikke altid

det meget meget alvorlige forbrydelser som der skal ses meget meget alvorligt på vi har drøftet

være de forældelsesfrister som vi har i dag

en ti års forældelsesfrist så udvidede man

det vil sige teoretisk set otte og tyve års forældelsesfrist spørgsmålet

jeg har tidligere og det skal ikke være nogen hemmelighed argumenteret imod

at man skulle udvide forældelsesfristen mere men vi har fulgt debatten meget nøje vi har lyttet meget til de argumenter der har været fremme og der er to væsentlige

at vi i dag støtter

kunne stoppe gerningsmanden også selv om

komme strafferetligt efter en mistænkt

få stoppet vedkommende

være et behov for at få stoppet gerningsmændene

selv om det kan være mange år siden at det konkrete offer

det har vi jo prøvet at diskutere frem og tilbage kunne man finde en model hvor vi på en eller anden måde kunne lave et anmeldelsessystem så man måske rent behandlingsmæssigt kunne komme

fået nogen løsning på det men en løsning kan være det her nemlig at der rent faktisk er en mulighed for at anmelde et forhold også selv om

end ti år efter de atten år at man har

for at anmelde det betyder at myndighederne kan skride ind kan begynde at undersøge

hold i det undersøge om der er andre lignende

stykke et billede sammen således at man ikke bare kan komme efter gerningsmanden men

jo er en del af det der er mulighed for i forbindelse med at man giver en sanktion af den ene

ligger også muligheden for behandling og det er lige så vigtigt så det er det ene væsentlige argument for at vi kan støtte forslaget her det andet væsentlige argument

jo kommet frem at

have en tendens til at fortrænge det der er sket og så først meget senere i livet når der opstår en eller anden episode

fordi man vil fortrænge det men fordi

kroppens hjernens automatiske reaktion for at komme væk fra det der har været meget meget ubehageligt

sådan at man venter med at anmelde det fordi man ikke lige har lyst til at anmelde det at man ikke lige kan overskue at anmelde det men fordi man måske dybest set har fortrængt det så meget

der skal noget til før det kommer frem igen de argumenter har vi lyttet til

derfor siger vi i dag at vi støtter tiltaget

der er når vi taler om manddrab nemlig at der

meget sjælden bestemmelse i straffeloven og den skal også være meget sjælden men vi mener at den her type sager berettiger til at der ikke er en

så også sige i forlængelse af hvad andre ordførere

at vi vil tvinge det igennem nu vi har tålmodighed til at vente på straffelovrådet men forventer så også at de kommer med et udspil meget snart så vi kan komme videre med det her

beslutningsforslaget vi er faktisk enige

modtagelse af det forslag dansk folkeparti har fremsat her

regeringen pålægges at fremsætte forslag om ændring af straffeloven sådan

i sager vedrørende seksuelle overgreb mod

en hel del gange og har prøvet på forskellig vis via spørgsmål og lignende

tæt på at et flertal i folketinget vil

liberal alliances ordfører herre simon emil ammitzbøll i at om ikke andet må vi satse på

den folketingssamling der hedder to tusind og tolv til tretten kan gennemføre lovgivning på det her område

i retsudvalget i form af en

den her problemstilling og sørge for at

bud på hvad straffelovrådet mener

sådan at vi allerede i den her folketingssamling kan lave den relevante lovgivning

at være enige med dansk folkeparti

meget stringente forældelsesfrist efter det fyldte otteogtyvende år

den forældelsesfrist er nemlig meget usaglig og den er kun til gavn for de pædofile

støtte ofrene ikke at støtte de kriminelle det er sådan at pædofili og incest har det med at gå i

ekstremt vigtigt at ofrene kan træde frem når de er mentalt klar til det og når de er fysisk gamle nok og modne nok til at

de andre ordførere i dag har nævnt at blive udsat for seksuelt seksuelt misbrug

derfor er det også dybt kynisk og utilstedeligt at vi beskytter de pædofile mod retsforfølgelse det fører til

nødvendigt derfor bør vi handle hurtigt set med dansk folkepartis øjne der vil i sagens natur ikke altid være vidner til incestsager

alligevel skulle overbevise

på en klar måde om at der er

derfor giver det heller ikke mening at have et loft over hvornår man ikke længere må straffe for de her overgreb

har vi vi set for nylig at en oldefar

at den pågældende aldrig bliver stoppet i tide

som kan have været foretaget uden at

indblik i det og kan stoppe den pågældende her er det at vi med moderne teknologi som dna

at der ikke er nogen forældelsesfrist

i billedet i de her sager

det er også urimeligt

når de er blevet voksne og har fået et begrebsapparat

måske har fået børn og har en reel distance til de forbrydelser de har været udsat for så de kan forstå dem

bearbejde dem med henblik på at kunne reagere

der løbende bliver misbrugt ved netop at træde frem men man får ofte kun nogen til at træde frem

rent faktisk kan se en mening med at træde frem

flere alvorlige sager og det er selvfølgelig også med til at aktualisere den debat vi har

meget sadistiske voldtægtsforbrydere og pædofile i hvert fald den ene af dem

og derfor får de lov til at ødelægge kvinders liv

over flere årtier hvis vi bruger ny teknologi som dna

afskaffer forældelsesfristen så der ikke er nogen grænser for hvornår man kan retsforfølge

derfor er det ekstremt vigtigt at folketinget behandler det her

ikke slippe her selv om nogle mener at det er straffelovrådet der skal

har vi altså muligheden for hvis vi vil gøre noget

sige til straffelovrådet at særlig det her emne vil vi altså gerne have en hurtig vurdering af med henblik på at vi allerede i den her folketingssamling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

med beslutningsforslaget foreslås det at

og fortsat tvangsbehandling efter løsladelse endelig foreslås det at pædofilidømte

idømmes en tillægsstraf

her i folketinget i de senere år det fremgår også af bemærkningerne til dette beslutningsforslag at der er tale om en genfremsættelse af et beslutningsforslag

fra april sidste år vi har tidligere i dag behandlet b fire om forældelsesfrist

i pædofilisager og som jeg i den

klart gav udtryk for er seksuelt misbrug af børn en af de mest afskyelige forbrydelser

jeg vil derfor også gerne i forbindelse med debatten om b seksten med det samme slå fast at regeringen selvfølgelig støtter at sædelighedsdømte herunder pædofilidømte

det sker som bekendt allerede i dag i betydeligt omfang samtidig vil jeg allerede

det vil jeg naturligvis uddybe lige straks først tror jeg

behandlingsordningen som indebærer at den dømte i stedet for ubetinget fængselsstraf idømmes en betinget straf med blandt andet vilkår om psykiatrisk eller sexologisk behandling i to år samt ophold på en af kriminalforsorgens pensioner i op til en halv år der fastsættes endvidere vilkår om prøvetid og tilsyn af kriminalforsorgen målgruppen for denne ordning er personer som ellers ville have

år og som vurderes at være motiverede og egnede til at modtage behandling derudover kan behandling foregå via den såkaldte visitationsordning denne ordning gælder for personer som er idømt en ubetinget fængselsstraf

til typisk fire år dømte med en straf på mere end tre måneder begynder som hovedregel deres afsoning på visitationsafdelingen på anstalten ved herstedvester hvis den dømte findes egnet til eller motiveret for behandling kan den pågældende når der sker overførsel til

åbent fængsel hvor afsoningen så skal foregå få udgang fra fængslet med henblik på at modtage behandling ifølge en opgørelse fra kriminalforsorgen modtager cirka en hundrede og halvtreds

er jeg i øvrigt glad for at kunne oplyse at det netop i forbindelse

med de afsluttende satspuljeforhandlinger er besluttet at der som en varig ordning skal etableres to halvåbne fængselsafdelinger

behandling af sædelighedskriminelle hvis jeg herefter skal vende mig mod

spørgsmålet om hvilken behandling der konkret tilbydes

opdeles i to elementer det ene element er den psykoterapeutiske behandling altså samtaleterapi

at den person der er i behandling aktivt medvirker hertil og er motiveret for behandlingen tvangsmæssig tvangsmæssig psykoterapeutisk behandling er således ikke mulig

element er behandling med kønsdriftsdæmpende medicin denne behandlingsform kan medføre alvorlige og eventuelt også livstruende bivirkninger i form af leverpåvirkninger og afkalkning af knoglerne behandlingen

som har begået gentagen eller meget alvorlig personfarlig sædelighedskriminalitet og som skønnes at være til fare for at begå ny sædelighedskriminalitet personer der modtager en sådan behandling skal i øvrigt regelmæssigt undersøges og kontrolleres således at behandlingen kan afbrydes hvis der optræder komplikationer

sådan en behandling og kontrol kræver derfor også at personen aktivt medvirker i den sammenhæng

også være relevant at se på recidiv altså på tilbagefald til ny kriminalitet i to tusind og ni foretog kriminalforsorgen en undersøgelse af recidivet hos personer

dømt for sædelighedskriminalitet undersøgelsen omfattede

og halvtreds personer som var sædelighedsdømte og løsladte i perioden to tusind og fire til

efter dom på mindst halvfems dage

sædelighedskriminalitet generelt og ikke specifikt sædelighedskriminalitet mod børn undersøgelsen viste at de sædelighedsdømte sjældnere end kriminalforsorgens samlede klientel

idet tretten procent af de sædelighedsdømte

fem og tredive til ni og tredive procent for den samlede gruppe hvad angår recidivet til ny sædelighedskriminalitet var dette endnu lavere idet seks procent af de sædelighedsdømte recidiverede til ny sædelighedskriminalitet den omfattende undersøgelse viste imidlertid også at der ikke var signifikante forskelle på

i forhold til om de prøveløsladte havde været i behandling eller ej med andre ord kan vi ikke på baggrund af denne undersøgelse med sikkerhed

effekt som opfølgning på denne undersøgelse undersøgelse er der nu iværksat et forskningsprojekt projektet har til formål på baggrund af en længere observationsperiode og på grundlag af et større datamateriale at tilvejebringe et bedre grundlag for en vurdering af effekten

seksualforbrydere de første resultater forventes at foreligge i løbet af dette år så vil jeg herefter vende mig mod det konkrete beslutningsforslag og de forskellige elementer som forslaget lægger op til

sige at motivationen hos den dømte er et kernelement i behandlingen af sædelighedskriminelle det vil sige at der hos personen skal være

som sagt er de kendte behandlingsformer ikke mulige at gennemføre ved tvang

i den forbindelse vigtigt for mig at fastslå at i danmark

kan behandling af hvilken art den end måtte være

på grundlag af personens informerede samtykke tvangsbehandling kan alene foregå

i henhold til psykiatriloven og forudsætter at dens kriterier er opfyldt det vil blandt andet betyde at patienten skal være indlagt på psykiatrisk afdeling og være psykotisk altså sindssyg eller befinde sig i en tilstand der kan ligestilles hermed pædofili betragtes som en seksuel afvigelse og ikke som en sindssygdom der vil således ikke i medfør af gældende lovgivning kunne tvangsbehandles

har i den forbindelse oplyst at styrelsen ikke finder

et lægefagligt grundlag eller et belæg for ændring eller udvidelse af de nuværende forudsætninger for behandling med tvang der peges i beslutningsforslaget også på muligheden for en tillægsstraf som jeg forstår

samtidig fastsætte en tillægsstraf der træder i kraft hvis den dømte afbryder et behandlingsforløb eller helt nægter at modtage behandling hertil må jeg først og fremmest gentage at behandlingen af

baseret på tvang ikke umiddelbart synes mulig når det gælder muligheden for prøveløsladelse af blandt andet personer dømt for seksuelle overgreb mod børn

derudover oplyse følgende efter straffelovens § otte og tredive stykke

kan prøveløsladelse finde sted når to tredjedele af straffen er udstået prøveløsladelse forudsætter at den dømtes forhold ikke gør prøveløsladelsen

at der er sikret den dømte passende ophold og arbejde eller andet underhold og at den pågældende erklærer at ville overholde de fastsatte vilkår for prøveløsladelsen prøveløsladelse vil for eksempel være

utilrådelig hvis der foreligger en væsentlig risiko for recidiv

af kriminalforsorgen og eventuelle særvilkår der skal således foretages en meget konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde af om prøveløsladelse er tilrådelig ved prøveløsladelse af personer der er dømt for sædelighedskriminalitet herunder for seksuelt misbrug af børn skal fængslet inden der træffes afgørelse om prøveløsladelse i visse tilfælde indhente en udtalelse om vilkårsfastsættelsen fra de sociale myndigheder

der bør fastsættes tilsyn om tilsynets muligheder og om vilkårsfastsættelsen fra den afdeling af kriminalforsorgen der i givet fald skal føre tilsyn med den pågældende hvis der er tvivl om hvorvidt den indsatte

og helbred skal der indhentes en udtalelse fra retslægerådet inden der træffes afgørelse om prøveløsladelse disse høringsregler er med til at sikre at sagen er tilstrækkelig oplyst før der træffes afgørelse om prøveløsladelse

det oplyses at det fremgår af kriminalforsorgens vejledning om prøveløsladelser at der for indsatte der er dømt for sædelighedskriminalitet hyppigt vil være behov for at fastsætte vilkår om fortsat behandling i forbindelse med en eventuel prøveløsladelse det fremgår også af vejledningen at hvis en sædelighedsdømt ikke vil acceptere et relevant vilkår under prøveløsladelsen om at fortsætte en påbegyndt en påbegyndt psykiatrisk behandling eventuelt kombineret med kønsdriftsdæmpende medicin vil dette i højere grad end sædvanlig medføre at der gives afslag på prøveløsladelse denne form for motivation eller indirekte tvang om man vil der ligger i disse ordninger

og acceptabel med disse ordninger er der i den forstand allerede taget højde for konsekvensen af at disse personer ikke ønsker at indgå i behandling

lidt længere afsoningsforløb i den forbindelse vil jeg igen understrege som jeg også var inde på tidligere i dag i forbindelse med behandlingen af beslutningsforslag b seksten at straffelovrådet for tiden er ved at foretage en generel gennemgang af straffelovens kapitel fire og tyve om forbrydelser mod kønssædeligheden

tillige spørgsmål om strafferammen og strafniveauet i sager om seksuelt misbrug af børn og andre former

forventes rådets arbejde afsluttet omkring sommeren to tusind og tolv afslutningsvis vil

at forebyggelse af seksuelt misbrug af børn er et meget vigtigt indsatsområde det er derfor også helt afgørende at vi har en velfungerende håndtering og behandling af personer der er dømt for seksuelle overgreb på børn

også frem til at modtage resultatet af det nævnte forskningsprojekt således at

et bedre grundlag for at vurdere effekten af behandlingen af seksualforbrydere men som det gerne skulle være fremgået

mener regeringen helt overordnet ikke at tvangsbehandling er en farbar vej det er således i fundamental modstrid med vores retssystems tilgang til straffuldbyrdelse ligesom det også er i modstrid med helt grundlæggende lægeetiske principper derudover kan den behandling der i dag tilbydes pædofile slet ikke med mening

givet udtryk for i forbindelse med nogle aktuelle besvarelser af forskellige spørgsmål til folketingets retsudvalg

at eventuelle lovgivningsinitiativer på dette område bør afvente straffelovrådets arbejde

af den sygelige trang eller hvad

justitsministerens parti har støttet det ønske dansk folkeparti har ganske for nylig har

regeringspartierne når man udtaler at man vil det her men i dag siger nej

straffelovrådet kigge på

sædelighedskriminalitet og vi afventer selvfølgelig straffelovrådets

det bør høre med at når vi taler om det her

dem som rent faktisk beskæftiger sig med det i dagligdagen og dem som med lægefaglig sundhedsfaglig indsigt i området siger at

er en farbar vej men regeringen har lagt op til at straffelovrådet også kigger på det her område som en del af deres samlede arbejde med

kapitel fire og tyve

straffeloven vi afventer som sagt det arbejde således at vi

hvad det var socialdemokraternes ordfører sagde

at man siger noget men gør noget andet og ikke vil støtte

forklaring fra justitsministeren

også godt tænke mig at spørge justitsministeren

når man nu støtter sig op ad nogle fagfolk der åbenbart mener at det er en dårlig idé

hvad pædofile der har fået en dom

straffelovrådet skal kigge på kapitel fire og tyve om sædelighedskriminalitet

er vigtigt at vi får givet tid og rum til at arbejde

tror også det er vigtigt at man har for øje hvad der kan lade sig gøre og hvad

har en interesse i at sikre at

vi får tilrettelagt et system

er det regeringens indstilling at det

som dem der beskæftiger sig med det og dem der har faglig viden om

advarer imod så kan meget jo gå galt derfor er min anbefaling min indgang til det her arbejde

de handlinger man har tænkt sig at foretage på

de folk som rent faktisk beskæftiger sig

interessant at høre

desværre er set nogle eksempler på justitsministeren lægger sig meget op ad straffelovrådet men mig bekendt er det ikke lige noget

internettet indgår i nogen behandlingsprogrammer af pædofilidømte i i kriminalforsorgen så jeg synes måske nok vi skulle prøve at reservere den type af diskussioner til der hvor de hører hjemme jeg svarer meget gerne på spørgsmål om forhold der vedrører det her

i retsudvalget her behandler vi

nye behandlinger af pædofilidømte og det synes jeg vi skal

holde os til det andet vil jeg meget gerne svare på

det er relevant qua at

men det kan også være det overgreb der foregår via en

kunne jo bare være at ministeren havde en holdning til

og adgangen til internettet så klarer vi det via retsudvalget her er der lagt op til en diskussion om behandlingsformer

vi overgreb mod børn som en meget alvorlig forbrydelse der skal straffes hårdt vi vil sikre at hensynet til det krænkede barn altid vejer tungere end hensynet til forbryderen

her tilfælde seksualforbryderen vi mener sådan set at vores strafferetssystem kan indrettes bedre når det gælder

et behov så langt er vi enige med dansk folkeparti i deres beslutningsforslag for at vi ændrer på de gældende regler så så straffen står mål med

mange pædofile er sygeligt besat af sex med børn og de er samtidig overbevist om at de rent faktisk har lyst

i det her strafbare forhold derfor stopper de ikke bare overgrebene

mange pædofile som nægter at modtage behandling da de ikke mener de har gjort noget galt i dag er der ikke faste sanktioner for

ikke kan blive prøveløsladt og andet men sandheden er at der ikke er er nogen

at vi kan tvinge pædofile i behandling

medicinske behandling der er er ifølge fagfolks udsagn ganske farlig og har alvorlige bivirkninger

folk til at indgå i den at de frivilligt indgår

efter vores opfattelse tvivlsomt om man rent faktisk lovligt kan benytte sig af

er det som udgangspunkt en forudsætning at de indgår frivilligt de skal anerkende at de har gjort noget forkert og der er problemet at der desværre er en hel del pædofilidømte der ikke ønsker at gøre

et klart signal om hvad vi i samfundet synes er i orden og ikke i orden i venstre vil vi derfor meget hellere skabe incitamenter der tilskynder de pædofile til at indgå i et frivilligt behandlingsforløb det kan for eksempel være ved

en betingelse for prøveløsladelse det kan også være at man ved den dom man blev idømt bliver tillagt en tillægsstraf der udløses hvis den pædofile nægter

ole hækkerup i det citat som

op udtalte sig positivt om i venstre er vi betænkelige ved den del af

der handler om opsyn efter endt afsoning for det første

man er fri efter udstået straf

man skal straffe hårdere men princippet må vi holde fast i for det andet

altså de ressourcemæssige omkostninger kontra hvad man rent faktisk får ud af det

samlet set

positive over for at straffen for pædofili revurderes de mange og forfærdelige pædofilisager understreger

og nødvendigheden af en skærpelse af straffeloven på det

vi mener dog ikke at tvang er vejen frem i forhold til det der ligger i i beslutningsforslaget her men vi ønsker derimod i stedet for at skabe incitamenter der tilskynder den pædofilidømte til at indgå i et frivilligt og konstruktivt behandlingsforløb der sikrer

ikke falder tilbage til igen at begå den frygtelige forbrydelse det er at begå et overgreb mod et eller flere børn det er ikke til at leve med i et retssamfund

om forældelsesfrister og med det her forslag som også af dansk folkeparti

grundlæggende har vi stadig væk den samme tilgang på

gøre hvad vi kan for at forebygge sexovergreb mod børn vi skal gøre hvad vi kan for at straffe vi skal hjælpe ofrene og vi skal gøre alt hvad vi kan for at det ikke sker igen

være politiets det kan være kommunernes

forskellige myndigheders måde at løse deres opgave på

må sige at havde man for fem år siden vidst

ministeren omtalte i sin tale det her

forskningsprojekt som er i gang med et svar på spørgsmålet

i to tusind og tolv nemlig hvad er effekten

være svært at påvise effekten af behandlingen

folk vender tilbage og begår den her type forbrydelser og hvis vi skal gøre det så effektivt som muligt

at fange folk mens de bare har disse syge tanker inde i hovedet

nogle af de første resultater kom jeg synes virkelig det er overraskende

behandling der virker og derfor har vi jo helt åbenlyst brug for at blive klogere

er nødvendigt for at kunne gøre det bedre netop for at nå kriteriet med at gøre hvad vi kan på hvert eneste af de punkter vi vi her snakker om

de kommer ud

der så at man skal tvangsbehandle alle der er dømt for sexovergreb noget af det første jeg gjorde efter valget da

mødtes med nogle af de forskellige der arbejder med lige præcis

noget af det bedste vi kunne gøre var at tage

så afviser behandlingen herunder behandlingen med

en række frihedsgoder og det synes vi

at man når uendelig meget længere med en psykoterapeutisk behandling hvis folk faktisk frivilligt er gået

nogle goder mod til gengæld at lokke dem dem true dem ind i et behandlingsforløb så kan

så mange som muligt ind i et behandlingsforløb og det er en konkret udmøntning af det

behandlet folk når de er i fængslerne

virker allerallerbedst hvis man laver noget af det her der i virkeligheden minder om tvangsbehandling altså at lokke true og presse så er der for mig intet problem i at gå videre ad det spor viser det sig

der er typer hvor man er nødt til at tage den slags metoder i brug og viser det sig er nogle typer af sædelighedsforbrydelser i det hele taget hvor det er det der virker

fra det som jeg også tror er på mange måder gennemsyrer forslaget nemlig hensynet til at beskytte børnene for det

den mest effektive behandling og der skal vi ikke på forhånd afskrive

i virkeligheden imod det råd jeg fik da jeg startede fra blandt andet red barnet

man skulle tage dem der frivilligt gik i behandling og få dem i behandling og så skulle forsøge at tage fat

nogle andre metoder blandt andet det som jo i øvrigt også

lidt omskrevet udgave det

ikke udelukke mens ministeren fuldstændig

nogle der går ind i en frivillig behandling fordi de har indset at det de har gjort er så forkert det var i øvrigt også det jeg hørte venstres ordfører sige det

skridt til at få dem videre i livet

i behandling det kan man jo kalde indirekte tvang

får du nogle rettigheder som du ellers ikke får

ved at de går ind i den frivillige behandling fordi de selv har erkendt det så står vi tilbage med nogle der ikke vil gå ind i en frivillig behandling

siger vi at vi knytter deres rettigheder som indsatte for eksempel

behandling så får vi has på endnu flere hvor mange er

fuldstændig logisk tilgang til den her

tv avisen og jeg tror måske at nihundrede og

ole hækkerup deltog i hvor han på vegne

fik opfattelsen af at man faktisk gik ind

se det indslag jeg må sige at

det er helt i orden at man stiller sig frem i tv avisen og siger én ting

kryber man udenom det er

påpegede i sit spørgsmål tidligere i denne debat at der faktisk er nogle for hvem det virker bedst hvis man siger vi stiller det her

det er det så sådan som herre peter skaarup siger

der skal afdække hvad for nogle behandlingsformer der virker og hvad for nogle der ikke virker

men jeg må bare sige at vi

jo allerede er inde på sporet med tvangsbehandling når man siger

det herre karsten lauritzen også selv sagde i sin tale

hvis du går ind i en behandling hvis du ikke går ind i en behandling kan du ikke blive prøveløsladt

tankegang når man siger vi stiller nogle krav til dig og du får nogle flere muligheder hvis du går ind på vores krav

for eksempel i forskningsprojektet der kan

ligesom ikke nogen vej uden om

så desto mere uforståeligt

at socialdemokraterne ønsker

der skal nogle sanktioner til for at motivere til en såkaldt tvangsbehandling jeg er bare ude efter hvad der er

kan kalde det indirekte tvang man kan kalde det direkte tvang hvis det viser sig at

vi skal lade være med at udbygge det system

det er rigtigt at når dansk folkeparti

alle skal tvangsbehandles så kan jeg godt dele den bekymring

tage alle dem der frivilligt har indset at de er helt gal på den

ind i en behandling hvor de måske i virkeligheden ville blive mere effektivt behandlet hvis vi bare gik

men jeg synes også problem med dem der ikke har indset det selv jeg skal ikke skyde herre peter

i skoene fordi dansk folkeparti vil sikkert også

frivilligt i behandling fordi de allerede har erkendt

handler om men kan man få flere ind ved at lave sanktionssystemet ligesom

på et eller andet tidspunkt skal de ud og så synes

at de udgør så lille en risiko som overhovedet muligt når de kommer ud

forbindelse med at der skal laves en aftale for kriminalforsorgen

diskutere det her nærmere med fagfolk men jeg må bare konstatere at

måske gerne vil presses til at ville

er det regeringens holdning

er det socialdemokraternes

siger de gerne frivilligt vil i behandling

skal alle i tvangsbehandling uanset om de er parate til at gå i frivillig behandling eller ej

og når jeg spørger nogle eksempelvis red barnet

en god idé så siger de nej det der er problemet er dem der ikke vil i frivillig behandling

jo fuldstændig enig med justitsministeren men der er ingen grund til at være bekymret

skal nok vinde konkurrencen om hvem der kan tvinge mest

i frivillig behandling for det er det dem jeg har snakket med der er kloge på det her

til at udgøre den mindst mulige fare for vores børn når de en dag skal slippes løs

af sig selv vil i frivillig behandling men det ændrer ikke på og det var det jeg

og det generer

op til at man skal tvangsbehandle pædofile det er en årsag til at vi ikke gør i dag udgangspunktet for en god behandling er

ellers opnår man ganske enkelt ikke resultater snarere tværtimod jeg tror også risikoen ved at tvinge folk til medicinsk behandling

ende med at løslade folk som er meget meget værre end da de kom ind beslutningsforslaget

også en lægeetisk problemstilling

kan vi kræve at danske læger psykiatere med

er til fare for sig selv eller for andre

derudover bør det i denne debat nævnes at en hel del sædelighedsdømte allerede i dag løslades med krav om sexologisk behandling ellers kan

jeg har talt med fagfolk fra kriminalforsorgen jeg

herre peter skaarup også inde på

lidt i forkøbet i forhold til at vi skal ud at besøge nogle institutioner

fagfolk fra kriminalforsorgen som har oplyst mig om

den kønsdriftsdæmpende behandling ved herstedvester

det det allerede i dag fungerer rigtig godt

af sædelighedsdømte allerede virker

viser at kun to procent

for det er absolut ikke det indtryk man får når man læser mediernes dagsorden

vi spare samfundet for et rigtig rigtig stort antal ofre

betyder ikke at jeg mener vi skal smække benene op og slappe af

gøre endnu mere for at sluse pædofilidømte ud til en virkelighed uden pædofili men jeg tror absolut ikke at tvangsbehandling er vejen frem tværtimod derfor

så er det fru ida damborg som

men tvangsmæssig behandling mener sf ikke

nemlig at den dømte ikke falder tilbage i ny kriminalitet i ny sædelighedskriminalitet

dømte seksualforbrydere

aktivt medvirke og være motiveret for for at det overhovedet skal have nogen effekt og for at

fordi det kan give meget alvorlige ja faktisk livstruende bivirkninger men selv den medicinske behandling kræver

realistisk at få til at fungere ville vi overveje det men vi synes

som taget ud af en folkestemning

jo bedre skal det nok gå og

nogle skrækkelige og voldsomme sager der er tale om vi ønsker ikke kun at forebygge pædofili vi ønsker selvfølgelig også når der findes en pædofil gør alt hvad man kan for

ikke skal gentage sig så kommer spørgsmålet om om tvangsbehandling så virker og

har gjort opmærksom på

at det gør den ikke at en grundlæggende præmis for

det kan være en del af en dom at man bliver behandlet og det vil ofte virke mere motiverende men det er altså grundlæggende sådan at man skal være motiveret for behandling for at den virker derfor vil vi fra enhedslistens side heller ikke støtte

i dag hvis vi havde troet at det havde en reel effekt så havde vi overvejet det som også sfs ordfører siger men det er altså ikke tilfældet og derfor

vil dog også sige at noget af det vi ikke har talt om

vi forebygger at pædofile handler på den trang eller lyst der opstår altså vi må indse at

behandlingstilbud til de mennesker som går og har tankerne men som ikke har handlet på dem endnu det er tabubelagt det er ikke noget man taler med sine venner om at man kunne have et problem med og det er ikke noget man sådan går til nogen med der tror jeg vi kan blive bedre jeg tror godt at vi kunne blive meget meget bedre hvis vi skabte nogle tilbud til mennesker som har tankerne og som ikke har handlet på dem endnu men som gerne vil undgå at handle på dem det tror jeg er

vej som vi bør afsøge hvis vi gerne vil gøre noget for at sikre at der er så få ofre for pædofili som overhovedet muligt og det er vi jo

om hvad man så mener

i forbindelse med debatten om nogle af de alvorligste sager

som man ikke kan nå med de nuværende redskaber og

nu enhedslisten ikke vil støtte dansk folkepartis

hvad mener enhedslistens så der skal gøres for at nå de mennesker

at udvikle behandlingsmuligheder at vi bliver ved med at støtte forskningen

som gjorde at ingen pædofile nogen sinde ville gentage deres handling

så var det nok blevet indført før jeg var blevet valgt ind i folketinget det jeg henholder mig til

er at den dag vi kommer med noget der faktisk virker så er jeg mere end klar til at stemme for det vi ved dog fra blandt andet overlægen på sexologisk klinik

motivation til for at behandlingen virker og der tror jeg

motivere det er jo heller ikke altid sådan at man kategorisk er afvisende men at man måske kan påvirkes i retning af at modtage behandling jeg er ikke afvisende over for

dele af systemet hvor det kan gøres bedre det har jeg ikke overblik over men så længe det

vil jeg spørge hvad mener enhedslisten så

medierne

hvordan hans tilstand er

faktisk også fortæller at han mener tvangsbehandling vil være en stor hjælp

han siger nemlig citat jeg vil gerne tvinges til at blive behandlet mod min lyst til piger så jeg ikke gør noget galt vi har altså i hvert fald nogle pædofile der hvis de mødes med et krav om tvang kommer i behandling men hvis de ikke mødes med krav

ikke kommer i behandling og så har vi altså også en gruppe som slet ikke vil

vil man bare lukke øjnene for det eller

over for nogle som tydeligvis kan have gavn af det

blandt andet gerne oprette de børnehuse som jeg nu for tredje gang i dag nævner fra den her talerstol det tror jeg vil have en betydning for at sikre

vi meget gerne have at der er rådgivningsmuligheder for pædofile som ikke har handlet på deres pædofili endnu

og der er sikkert andre ting man kan gøre også i kommunalt regi for at opdage det meget tidligere det der er

spørgsmålet synes jeg er en lille smule mystisk altså på den ene side

side vil personen gerne tvinges til det det ser jeg en modsætning i i sig selv det er jo sådan og

ting knyttet til den behandling men det der er

det er jo det andet forslag om

mod det pædofile uvæsen og det at der er voksne mennesker som begår seksuelle overgreb mod børn

som det er fremgået både under denne og andre debatter

er der jo heldigvis fuldstændig enighed i folketinget om at der bør gøres noget

at der bliver begået overgreb af seksuel karakter

skyld vel også andre former for overgreb hvis det skulle komme dertil

kan jeg allerede nu afsløre er vi ikke er positivt indstillet over for forslaget

set positivt indstillet over for forslagets intentioner om at

for seksuelle overgreb og vil mindske gentagelsestilfælde

det der er sigtet med det her forslag i

være meget åbne og fordomsfri i forhold til

jeg afslører for meget ved at sige at liberal alliance er på linje med det som

deres muligheder for prøveløsladelse deres mulighed for at komme ud men det skal nok hvis det skal give nogen mening kombineres med

de som udgangspunkt skal i meget længere tid

vi har altså svært ved at se

slå folk ihjel findes alvorligere forbrydelser end at begå

rigtig rigtig alvorligt og at vi bør overveje fuldstændig fordomsfrit om det er noget der skal have ikke bare et nøk opad men et kraftigt nøk opad i forhold til hvordan man straffer og så eventuelt kombinere

fald også bekymret for det faktum som der jo desværre er med det straffeniveau der er på området i dag

domme for pædofile overgreb ikke er muligt at gennemføre et meningsfuldt behandlingsforløb i den tid som straffen er

komme i den situation hvor vi kan få folk ud af deres vildfarelse eller hvad vi skal kalde

lade sig gøre men i hvert fald også sikre at der ikke kommer nye ofre og det jo det der kommer hvis ikke man sørger for

få de her mennesker behandlet

hvad vi kan gøre men jeg tror altså at man skal tænke det her område helt forfra var ved at sige

imod forslaget her jeg skal ikke gentage dem alle sammen men blot konstatere at jeg er enig

nøjes med at trække nogle få ting ud som jeg synes er værd at lægge vægt på

vi jo ved og nu igen i dag har fået bekræftet at man rent faktisk bruger det her som et krav i forhold til prøveløsladelse udgang og orlov og så videre

blev brugt formuleringen at det er den helt overvejende hovedregel

fred være med det det er udgangspunktet og derfor har man rent

jo kun et instrument der holder så længe vedkommende sidder i fængsel når først vedkommende er løsladt og har udstået sin straf det sker jo også for nogle

sidder tiden ud

de jo frie mennesker så er straffen overstået

jo ikke komme efterfølgende og sige at så er der i øvrigt lige noget mere vi gerne vil

er en livsvarig dom man idømmer

ikke det der gør sig gældende så det bruges rent faktisk i dag og jeg synes da det bruges på en hensigtsmæssig måde

det er jo ikke en direkte tvang men det er en ret kraftig motivation til at man tager imod den behandling

man får tilbudt men det næste der så mangler

her må justitsministeren prøve at tale

en kobling mellem den behandling der finder sted mens vedkommende er under kriminalforsorgen

vedkommende står ude i det fri den kobling mangler og rigtig mange bliver tabt på gulvet en behandling der er gået i gang falder væk og man får ikke samlet op og

motivation til at gå i behandling og behandlingen

begynder og det fungerer og det kører og det går den rigtige vej

en dag bliver vedkommende løsladt eller prøveløsladt og så falder det hele til jorden det duer ikke og derfor tror jeg

behandlingen kan fortsætte når man kommer ud af fængslet det er helt afgørende

til at lave tvangsbehandling af pædofile er

at vi fra konservativ side siger nej til beslutningsforslaget her fordi det simpelt hen ikke kan lade sig gøre det er ikke en mulighed hvis det var en mulighed så havde vi jo foreslået det for hundrede år siden men det er ikke en mulighed

ikke lave terapeutisk behandling af nogle mennesker der er imod at blive behandlet

hen en fysisk psykisk umulighed og derfor

derfor kan vi ikke støtte beslutningsforslaget men vi er meget tilfredse med den måde det fungerer på i dag

tilfredse med at ministeren har givet udtryk for at man er opmærksom på om det kan blive endnu bedre

en udmærket modtagelse af det her forslag der er

der skal måske kæles lidt for nogle detaljer

det kan være at herre ole hækkerup og jeg selv skal

gøre det lidt mere appetitligt for

når vi beskæftiger os med politik man får ikke alt hvad man gerne vil have og det tror jeg heller ikke dansk folkeparti gør her i dag

børn bliver misbrugt senest har vi vi i dag fået oplyst gennem medierne at man har en sag i nordjylland hvor en fem og halvtreds årig mand

tilsyneladende har misbrugt sine syv børn mange over en lang

her ønsker anklagemyndigheden så det man kalder en tidsubestemt straf men det er jo ikke sikkert at anklagemyndigheden vinder den sag og så er vi altså

sidde tiden ud på prøveløsladelse deltager i behandling men

ikke komme i behandling med den risiko det medfører på den anden side af en fængselsstraf i dansk folkeparti

der står for seksuelt misbrug af børn altså

påtvinger et værgeløst barn sin seksualitet og misbruger det på det groveste med stor risiko for at barnet lider alvorligt fysisk som psykisk skal skal mærke en kraftig afstandtagen fra samfundets side

på flere børn så det er ikke at sammenligne med en voldtægtsforbryder der måske begår ét

på et andet menneske nej pædofile begår ofte mange overgreb

børn og derfor

har man altså en meget aparte seksualdrift

ofte ikke kan ændre som pædofil man kan måske dæmpe den men det er svært at ændre den fuldstændig og derfor er

at vi fra samfundets side vi overhovedet kan gøre for at

på den pædofiles tilværelse så vi undgår at børn får smadret deres liv som de ofte gør pædofile bør som udgangspunkt derfor altid tvangsbehandles

seksuelle overgreb på børn på et tidligt tidspunkt

at det sker behandlingen skal gerne hvis ikke være livslang

så i hvert fald være langvarig

falder tilbage i kriminalitet og derfor ser vi gerne i dansk folkeparti at man i øget omfang bruger det man kalder tidsubestemte straffe

der har liberal alliances ordfører herre simon emil ammitzbøll jo ret i

behandling fordi de er så korte at tiden ikke er til at man kan behandle de pågældende på den rigtige måde det er alment kendt

pædofile når deres ofre i nogle tilfælde viderefører den her aparte adfærd de har været udsat for og det sker jo så fordi samfundet

de her kyniske overgreb kommer til at foregå så for os i dansk folkeparti findes der faktisk ikke nogen saglige argumenter for at lade kendte pædofile og incestudøvere fortsætte deres ugerninger

som samfundet så i øvrigt tit og ofte undlader at følge op på

at følge op over for de pågældende

der er heldigvis også succeshistorier og

der er folk på herstedvester der gør en fantastisk stor indsats for at hjælpe pædofile ud af deres misbrug men vi har en gruppe

indgå i den og det er jo den gruppe som blandt andet red barnet har peget på nogle gange og brugt som argument for

at kræve den form for tvangsbehandling som dansk folkeparti foreslår her i dag

ikke skal lade dem der indgår i behandling frivilligt indgå det har herre ole hækkerup socialdemokraternes ordfører jo fuldstændig ret i

forslaget her retter sig mod for de er jo netop i behandling nej forslaget her retter sig mod den gruppe der konsekvent enten ikke vil i behandling fordi de bare

se i øjnene hvad de har gang i eller den gruppe der med et krav om tvangsbehandling faktisk kan se det som en fordel

fordi de ikke bliver stillet over for det krav i dag

et eksempel på en mand der faktisk gerne vil underkastes et krav om behandling

han tvunget og det er det vi skal frem til

jeg tror vi skal arbejde videre med i udvalget uanset at regeringen åbenbart har

den mener at straffelovrådet er de rigtige til at vurdere om man skal behandle eller tvangsbehandle pædofile jeg vil nok sige at

at folketinget som en førsteprioritet faktisk bør gøre så meget vi overhovedet kan for at ændre på det

overhovedet venter på hvad straffelovrådet finde ud af i sommeren to tusind og tolv med henblik på

med et års rækkevidde så vi er fremme i to tusind og tretten

resultatet hvis vi siger at straffelovrådet er overdommer i den her sag

som politikere ikke er stærke nok

danne vores egen mening jeg fornemmer ud fra debatten at socialdemokraternes ordfører herre ole hækkerup som har givet udtryk for et

et klart budskab om tvangsbehandling har en meget konstruktiv tilgang til det her og jeg tror egentlig også at vi når vi i retsudvalget sætter os for

nå et stykke ad vejen så meget som vi overhovedet kan blive enige om

blandt politikerne skal vi prøve at blive enige om

udviser en forholdsvis

holdning over for de pædofile ved at lade stå til ved at give korte straffe og ved ikke at udsætte dem for tvangsbehandling og restriktioner på deres samvær med børn og unge

der er det vores pligt som politikere at gøre så meget vi kan for at stoppe

så tidligt vi overhovedet kan det gør vi altså

sikre at der kan tvangsbehandles flere end der i dag

i de institutioner der nu er indrettet til formålet og

og mange gode intentioner vi når nok ikke frem til præcis det dansk folkeparti vil men det kan være at vi kan nå et kompromis mellem for eksempel det venstre siger

gået og undret mig over noget konkret i det

tvinger den behandling igennem som allerede i

en kombination af psykoterapeutisk behandling altså samtaleterapi og kønsdriftdæmpende medicin altså

et led i dommen man får som pædofil så samtidig med at man får en fængselsstraf nu

skal det være et element i straffen i dommen at man også bliver idømt behandling

set ikke så meget at rafle om og det var også det som herre tom behnke var inde på som ordfører

i dag bliver brugt over for de pågældende det må selvfølgelig være sådan at der er en visiteringsordning hvor det handler om at vurdere ud fra et fagligt synspunkt hvad det

de to behandlingstyper

behandling altså

hvordan sikrer man at den pågældende modtager den dom på den rigtige måde altså at

rent faktisk kommer til at sidde i fængsel ja det gør man jo ved at afhente den pågældende eller sige at den pågældende skal møde op på et bestemt sted på et bestemt tidspunkt

behandling det er klart at det vil være næsten umuligt

en der har fået en fængselsstraf at forestille sig at den pågældende ikke kan modtage den behandling som er et krav

så de forstår at det altså

jo selvfølgelig blandt pædofile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

beslutningsforslaget pålægges regeringen inden den første april to tusind og tolv at fremsætte lovforslag der sikrer psykologers tavshedspligt i retssager der lægges med beslutningsforslaget op til at retsplejelovens § en og halvfjerds stykke en skal ændres således at psykologer sidestilles med præster i relation til vidneudelukkelse

forbindelse henvist til en konkret sag hvor østre landsret ikke har udelukket en militærpsykolog fra at afgive vidneforklaring forslagsstillerne anfører i lyset

at den tavshedspligt som psykologer er pålagt efter psykologloven er reel også når det kommer til en mulig retssag regeringen kan ikke støtte beslutningsforslaget inden jeg nærmere redegør for baggrunden for vil jeg gerne kort omtale de gældende regler om vidnepligt og vidneudelukkelse idet det er af helt central betydning at forstå den systematik og de ganske vanskelige retsregler og afvejninger som retsplejeloven indeholder på dette dette område de gældende regler blev indsat i retsplejeloven ved lov nummer en hundrede og ni og fyrre af enogtyvende april nitten

er den relevante bestemmelse som nævnt retsplejelovens § en hundrede og halvfjerds der omhandler vidneudelukkelse ifølge denne bestemmelse er præster læger forsvarere retsmæglere og advokater udelukket fra at afgive vidneforklaring om det som er kommet til deres kundskab ved udøvelsen af deres virksomhed denne vidneudelukkelse er absolut for præster og

andre advokater af retten kan pålægges at afgive forklaring når forklaring anses for at være af afgørende betydning for sagens udfald

til det for alle andre faggrupper der i medfør af lovgivningen har tavshedspligt kan retten bestemme at

i dag kun i begrænset omfang en regel om absolut vidneudelukkelse har den der har krav på hemmeligholdelse givet samtykke skal der altid afgives forklaring psykologer har tavshedspligt i medfør af psykologloven og de er derfor i dag er omfattet

ikke skal afgives hvis hemmeligholdelse har væsentlig betydning i den konkrete sag der har givet anledning

til debatten har østre landsret i sin kendelse af fjerde april to tusind og elleve ikke udelukket en psykolog som forsvarets auditørkorps formodede havde viden om overgreb på fanger i afghanistan fra at afgive forklaring retten fandt i det konkrete tilfælde at forklaringen var

og at sagen var af alvorlig karakter

betydelig samfundsmæssig interesse

sådan begrundelse ville retten også kunne have pålagt en læge at afgive forklaring psykologer synes således i hvert fald i den konkrete sag rent praktisk at være blevet sidestillet

lægger stor vægt på at alle trygt skal kunne opsøge både psykologer og læger for at modtage behandling

en betryggende og velfungerende retspleje det er disse to modsatrettede hensyn som skal afvejes når det gælder spørgsmålet om psykologers vidnepligt og herunder om psykologer bør omfattes af den absolutte vidneudelukkelsesregel i retsplejelovens § en hundrede og halvfjerds stykke en på samme måde som præster og altså også

forbindelse pege på at hvis man som der lægges op til i beslutningsforslaget indfører en absolut vidneudelukkelsesgrund for psykologer vil det blandt andet betyde at en psykolog ikke vil kunne pålægges at afgive vidneforklaring om forhold som måtte være af afgørende betydning for politiets opklaring af for eksempel

her i landet herudover er det i forhold til diskussionen om psykologers vidnepligt vigtigt at være opmærksom på

i de tilfælde hvor præsten har fået noget betroet

dels den rolle præster historisk har haft i samfundet i forhold til netop skriftemål og sjælesørgerfunktionen det spørgsmål kan således med rimelighed stilles om præster er det rimelige sammenligningsgrundlag i forhold til psykologers vidnepligt

der kan dermed peges på at en psykolog vel oftest opsøges med henblik på modtagelse af en sådan behandling som psykologer også er uddannet til at give det forekommer derfor umiddelbart mere nærliggende at overveje om ikke psykologer i givet fald snarere burde sammenlignes med læger herunder også med psykiatere ser vi på den konkrete sag som ligger til grund for

at østre landsret reelt synes at have foretaget den samme afvejning af hensyn som ville skulle foretages hvis der havde været tale om en læge hertil kommer at efter hvad jeg har kunnet erfare

så har dansk psykolog forening oplyst at foreningen inden for de sidste fem og tredive år to gange har oplevet at en psykolog er blevet pålagt at afgive vidneforklaring i praksis synes det således at være undtagelsen at psykologer mod deres og klienternes klienternes vilje bliver pålagt at afgive vidneforklaring sammenfattende er det således regeringens opfattelse at spørgsmålet om at indføre en absolut

for psykologer giver anledning til en række væsentlige problemstillinger som der er behov for grundigt at få belyst og overvejet også fordi man i forbindelse med afvejningen mellem hensynet til tavshedspligten og hensynet til retsplejens behov for oplysning nødvendigvis må se på spørgsmålet i en bredere sammenhæng end specifikt psykologer det vil sige altså også i forhold til hvad der gælder for andre faggrupper derfor vil jeg bede retsplejerådet om at se på problemstillingen således at spørgsmålet om vidneudelukkelse kan indgå i rådets overvejelser

som det er sagt og som det også er fremgået

fra politiken den anden februar to tusind og elleve hvor

udtaler når vi ser på det moderne samfund er der ikke nogen logisk grund til at psykologer ikke er omfattet vi taler her om det konkrete forslag om at ændre i retsplejelovens

og da formålet med bestemmelsen jo er at

indeholder en hel række forskellige afvejninger

det er som sagt meget vanskelige spørgsmål og derfor mener jeg at det rigtigste er at at lade retsplejerådet overveje sagen inden vi vælger at tage stilling til

det her meget vanskelige regler at håndtere i dag er reglerne om vidneudelukkelse beskrevet i retsplejelovens § en hundrede og halvfjerds den går dybest set ud på at både præster læger advokater

hovedregel er udelukket fra at skulle afgive vidneforklaring men undtagelsen hertil er at domstolene kan give pålæg om at afgive forklaring og

tilbage er præster og forsvarsadvokater det er dem der i dag udgør den gruppe som man siger der er hundrede procent vidneudelukkelse for psykologer er ikke nævnt i den her

oplistning i retsplejeloven de har tavshedspligt ifølge sundhedslov og psykologlov

hensynet til sagens opklaring skal vige for tavshedspligten eller omvendt at

så kan der gives et pålæg det var vel egentlig situationen i tolkesagen dybest set er det for mig knap så meget spørgsmålet om hvilken status man har eller rettere sagt hvilken uddannelse man har men det er vel

forstået kendelsen derhen at der er tale om at retten ønsker psykologens oplysninger om hvorvidt man har set nogle billeder af

jo ikke se hvorfor man skulle fritages for at afgive forklaring omkring lige netop det område så for mig at se er det mere et spørgsmål om hvilke spørgsmål der stilles end egentlig hvilken

taler for justitsministerens udlægning at stille psykologer ligesom læger hvor domstolen eller retten kan tage stilling til hvorvidt der skal gives et pålæg om

udtale sig eller ej jeg skal medgive at det kan være vanskeligt at sondre mellem præster læger og psykologer og som jeg sagde

den her faggruppe mere i den her sammenhæng af hvad man

taler med dem om end hvilken uddannelse de pågældende har nogle kan bedst betro personlige forhold til læger andre til præster nogle til psykiatere psykologer og terapeuter og hvad ved jeg i den her sammenhæng det er ikke titlen men det er mere spørgsmålets

ganske ligesom justitsministeren umiddelbart er bange for

en udvidelse af vidneudelukkelsesreglerne derhen at også psykologer sidestilles med præster

ud over hensynet til sagens opklaring derfor er venstre som udgangspunkt imod forslaget men vi har intet imod og jeg

betryggende at høre ministerens bemærkninger om at lade retsplejerådet kigge på det

stilles velsagtens som landsretten gjorde

ligesom læger det var vel den reelle reelle udgang på den pågældende sag men det

han ikke mener at det kan gøre en

at de føler

ved at de på forhånd ved at de ting som de betror en

kan vedkommende ikke dømmes til at

de betror også lægen forhold som man ikke under normale omstændigheder forventer at

videregiver eller i øvrigt ved kendelse pålægges at skulle videregive jeg tror ikke det er anderledes

forholdet været oppe at vende to gange i de sidste mange år så jeg tror ikke det er et reelt problem men

jo netop en gruppe som har meget svært ved at fatte den tillid og det er også tit folk der i

ikke synes at det er særlig smart at gå til psykolog

man går til en læge eller om man går til en psykolog eller en præst hos en psykolog eller en præst er tilliden helt afgørende

hos en læge altså mere

fungerer eller ej der er det ikke

den sammenhæng jeg tror som jeg sagde før

at folk er er indstillet på at en psykolog har samme tavshedspligt som en læge og selvfølgelig kan pålægges i det omfang som lægen kan

viderebefordre oplysninger jeg tror ikke der

vil dansk folkeparti sikre at psykologer opnår samme tavshedspligt som præster det vil sige udelukkelse fra at vidne og det er jo allerede fremgået af debatten ligesom at baggrunden for

sagen fra østre landsret hvor retten ikke har udelukket en militærpsykolog fra at afgive forklaring det er i dag sådan som det jo også er fremgået af det der er blevet nævnt at efter retsplejeloven er præster læger forsvarere advokater

kun absolut for præster og for forsvarere læger og advokater kan pålægges at afgive forklaring hvis det er afgørende for sagens udfald for andre også for psykologer der har tavshedspligt kan retten så bestemme at de ikke skal afgive forklaring hvis hemmeligholdelse har væsentlig betydning det vi har med at gøre er altså en graduering for vidne og for tavshedspligt

skal psykologer nu have samme vidneudelukkelse som præster og forsvarere men det skal læger og advokater til gengæld ikke de skal fortsat kunne pålægges at afgive vidneforklaring

fornuftigt sådan som det er i dag nej og jeg tror i virkeligheden at forslagsstilleren

har ret i det her med sjælesørgeren

måske nogle læger nogle psykologer

brug for at folketinget får set på det her

er brug for at bede retsplejerådet om at se på hele problemstillingen jeg synes også

den her problemstilling som vi slet ikke har været omkring i diskussionen endnu

som det også kunne være værd at holde øje med

militærfolk for politifolk altså nogle der har et andet

det giver dem nogle særlige udfordringer og de er i et andet system hvor de er tvunget til at gøre ting vi andre frivilligt kan vælge vælge hvor vi frivilligt kan vælge

de tvunget til at bruge den militære psykolog og de skal gøre en masse ting i det militære system så de har et andet sæt af rettigheder og pligter som betyder at de er i en speciel situation

anmeldelsespligt som er efter serviceloven som jo så i øvrigt også gælder

fair og sige at jeg i virkeligheden er enig med forslagsstilleren i at der er et problem som vi har brug for at få kigget på

men hvordan man skruer systemet bedst muligt sammen og om man skal

hvis vi gør som ministeren har foreslået nemlig det her med at få retsplejerådet til at kigge på hele problemstillingen fordi der er så mange forskellige aspekter

i ordførerrækken er herre jeppe mikkelsen

stilling til og jeg synes at dansk folkeparti med beslutningsforslaget har rejst et godt dilemma det er altid spændende og det skal

psykologers tavshedspligt psykologer har i dag jævnfør psykologloven tavshedspligt dog kan retten pålægge en psykolog at aflægge vidneforklaring hvis retten vurderer at forklaringen er af afgørende betydning at sagen er af alvorlig karakter eller at sagen har betydelig samfundsfaglig interesse

på nær for forsvarere og for præster at forsvarere har absolut tavshedspligt synes jeg giver sig selv langt hen ad vejen at præster har denne særskilte position skyldes at man traditionelt har set præster som sjælesørgere

der rejser sig et dilemma for mig nemlig hvordan vi

på den ene side sikrer at vi får belyst forbrydelser mens vi på den anden side sikrer at

traumatiserede tør betro sig til deres psykolog vi har drøftet det indgående i vores gruppe

vi hælder dog til at fastholde den nuværende model vi mener at alle krigsforbrydelser må frem i lyset og vi mener også at det ville være kritisk

ikke kunne pålægges at afgive informationer om for eksempel forestående terrorangreb mod danmark eller lignende

inden for de sidste fem og tredive år hvor psykologer er blevet pålagt at aflægge vidneforklaring mod deres vilje og det synes jeg også peger på at at praksis på området er ret velfungerende selv om der har været en enkelt sag her

området vi kan tage spørgsmål

og derudover synes jeg også at det er et af de relevante spørgsmål at få retsplejerådet til at kigge på jeg siger tak til dansk folkeparti for et interessant beslutningsforslag på nuværende tidspunkt kan vi dog desværre ikke støtte

en psykolog skal gøre hvis der kommer en klient og

ifølge serviceloven og så har vi straffelovens § en hundrede og to og halvtreds e

så vidneudelukkelse

sådan nogle sager der skal en psykolog alligevel

at man ikke ville kunne afværge

hvis der kommer en og betror sig til en psykolog om at han vil

meget tungtvejende hensyn og

at det er det det der skal være udslagsgivende for hvordan og hvorledes vi sætter vores stemme i dag

ikke bekendt med dem jeg ved ikke i hvilken sammenhæng de

jeg kan fortælle at der er opbakning i den radikale gruppe til den holdning jeg har præsenteret fra talerstolen

skal tages stilling til når et beslutningsforslag skal vurderes

der altid bør være mellem en behandler og en klient eller patient men også hensynet til opklaringen

af meget alvorlige sager og dermed til retssikkerheden mener vi bør ligge til grund i denne sag

vigtigt at psykologen har en særlig tavshedspligt

udelukkelse fra vidnepligt det mener sf ikke vi mener at det

se på dette område lad os se

burde burde laves regler som faktisk også

det som landsretten gjorde for nylig nemlig reelt sidestillede psykologer

psykologerne i deres dagligdag sf mener at vi lovgivere bør holde overblikket og ikke lovgive af enkeltsager som jeg mener at dette dette beslutningsforslag er udtryk for vi ønsker at vi kigger

lave regler der sidestiller psykologer med andre behandlere med

heller ikke skulle have vidnepligt i retten nej bestemt ikke

at man skal kunne komme og betro sig selv om forbrydelser

samvittigheden vågner og man så måske selv melder sig for at tage sin straf men det er lige præcis ideen at

jeg synes vi netop i dag har behandlet indtil flere forslag der handler om tvang og derfor må jeg sige at det kommer meget

lige netop dette vilkår en psykiater

man har en meget tæt fortrolighed med og det synes vi

ordfører i talerrækken er fru pernille skipper

har fået en information om

har vi jo en afvejning at tage

som samfund det er afvejningen som det også tidligere er blevet nævnt mellem på den ene side at opretholde en tillid til psykologstanden

er igennem og på den anden side vores ønske om

få sandheden frem om om

psykologernes retssikkerhed eller styrke tilliden til psykologer ved at

deres niveau af vidneudelukkelse der er jo som der også

af mulighed for at undgå en vidnepligt hvor altså

blive pålagt det og det mener vi

burde være situationen for psykologer

klient kan regne med at man kan fortælle sin psykolog stort set alt og så bliver det

at psykologer ikke skulle være undtaget fra at vidne i i sager om mindre grove tilfælde mindre grove forbrydelser men i de meget grove sager når det

som der er eksempler på

nogle sager som virkelig gør ondt på os alle sammen har vi altså en samfundsinteresse i at sandheden kommer frem

dag har en indberetningspligt når de får

nogle ting at vide vi synes stadig væk der er behov for at de kan pålægges at vidne om

de meget grove sager men samtidig er der også et behov for at styrke tilliden derfor er jeg og enhedslisten som de foregående ordførere indstillet på

psykologernes

at sfs retspolitiske ordfører fru karina

tidligere har udtalt sig positivt om sagen

længere nede i artiklen udtaler enhedslistens

ændre i § en hundrede og halvfjerds det er derfor jeg mener at psykologer skal på niveau med læger og psykiatere men det er altså ikke det samme som den absolutte vidneudelukkelse

og det tror jeg også at ordføreren for dansk folkeparti er enig med mig i

har en samfundsinteresse når det gælder meget meget grove sager for eksempel er pædofilisager som vi har talt om mange gange i løbet af i dag nogle hjerteskærende sager

faktisk brug for at sandheden kommer frem og det betyder også at vi skal kunne pålægge psykologer i de meget grove sager

det her yderst sympatiske

psykologers tavshedspligt gennem absolut

varetages af præster der er mange mennesker

være mere naturligt at få det varetaget af en

spørgsmål til diverse ordførere glædet os til at skulle ned

stort flertal i folketinget i dag men der kan vi så se at vi endnu en gang må blive skuffede over at

rød blok mente før valget og det de mener efter valget

helt i overensstemmelse med hinanden men

vi synes det er et godt forslag og vi synes egentlig at

er en helt naturlig ting

så kan være at det kan blive vedtaget

stemme for men vi håber da at regeringen kan presses eller lade sig

lokke ud i en proces når den nu selv fortæller at

der bliver taget op er både reel og relevant det er noget vi bliver nødt til at forholde os til det er utrolig vigtigt at vi får en afklaring af det her spørgsmål for der er rigtig mange der nu er i tvivl

derfor er vi fra konservativ side generelt positive over for forslaget

bare kaster os ud i at vælge en eller anden model som

det også vigtigt for os at understrege at man samtidig ser på

for en rolle psykologen har spillet

for en rolle klienten har spillet forstået på den måde at soldater og for den sags skyld også politifolk

i psykologiske debriefinger

medarbejdere i den funktion er tvunget til

synes jeg stiller sagen noget anderledes

frivilligt privat opsøger en psykolog jeg mener det er to forskellige situationer og jeg håber også at den problemstilling vil blive taget med i det arbejde der skal ske i

på justitsministeren at nu vil man se på det her og det plejer gerne være et tegn på at regeringen

set er enig i beslutningsforslaget

have en faglig begrundelse for at fremsætte et forslag hvor man så også får den afgrænsning der er helt relevant og nødvendig om det lige nøjagtig er sådan at psykologer skal være på samme niveau hvad det her angår i forhold til præster eller det skal være som

hvis jeg på stående fod skulle træffe en beslutning om det hælder jeg mest til det forslag som dansk folkeparti er kommet med fordi psykologens funktion vel mere er et spørgsmål om

når man opsøger en psykolog hvilket man jo er når man opsøger sin læge så der er noget dér der taler for at dansk folkepartis forslag er det rigtige men vi vil gerne

tilfredse med at ministeren har bebudet at det kommer til at ske og så er vi positivt medvirkende når der kommer et udspil i hvert fald skal vi have en løsning på det her for der er rigtig mange soldater der i øjeblikket er i tvivl om hvad de skal og ikke skal

mange der måske holder sig tilbage og det duer i hvert fald ikke det

helt afgørende vigtigt at man ved de her debriefinger sørger for at deltage

forslagsstillerne fru marie krarup

så mange der er positive over for det

i lang tid ligget mange mennesker på sinde at styrke psykologers tavshedspligt vil sige at man i retten ikke kan dømme en psykolog til at vidne om hvad en klient har sagt under et behandlingsforløb det var ellers det der skete i efteråret da psykolog merete lindholm blev dømt til at fortælle om sin klients udtalelser om formodet fangetortur i afghanistan hun nægtede at udtale sig fordi hun synes det er forkert at røbe hvad en klient har sagt i fortrolighed hendes mod er prisværdigt men det er ikke alle der har hendes format og det er ikke alle der vil kunne gøre som

altså medmindre vi fra politisk side beskytter psykologernes tavshedspligt via lovgivningen ved at ændre

i retsplejeloven kan vi give psykologerne

den samme beskyttelse af tavshedspligten som præster har det mener vi i dansk folkeparti at vi skal gøre af følgende årsager det er nødvendigt at have absolut tillid til en psykolog for at man som klient åbent kan fortælle om svære og eventuelt skyldsbetonede spørgsmål og det er denne åbenhed der giver lettelse i sindet og dermed hjælper klienten denne tillid vil lettere kunne etableres når klienten med sikkerhed kan vide at psykologens tavshedspligt er ubetinget netop for vores soldater der oplever voldsomme ting og samtidig kan have svært ved at fatte tillid til en behandler efterfølgende mener jeg at det er afgørende at psykologernes tavshedspligt styrkes alt andet kan have en negativ effekt på de soldater der har brug for behandling så lovændringen vil give en bedre behandling og

forhindre at soldater eller andre vælger psykologsamtaler fra af mangel på tillid til behandleren vidneudelukkelse ved ændring af retsplejelovens § en hundrede og halvfjerds stykke

vil naturligvis ikke ændre på underretningspligten ifølge servicelovens

hundrede og to og halvtreds e så fremadrettet vil det ikke forhindre at man

er dansk psykolog forening en klar fortaler for lovændringen og har været det siden nitten

syv og halvfems formanden for foreningen roal ulrichsen begrunder i sit brev angående beslutningsforslaget støtten således dansk psykolog forening ser et stort behov for at psykologer omfattes af vidneudelukkelsesreglen i

og halvfjerds stykke en så de sidestilles med præster læger forsvarere og advokater psykologer er med et populært udtryk vor tids præster og de bør derfor også sidestilles med denne faggruppe

jo blevet omtalt mange gange tidligere og i hvert fald

til politiken den anden februar to tusind og elleve flere positive udtalelser der er det citat jeg allerede har nævnt en gang hvor

tidligere retspolitiske ordfører for

når vi ser på det moderne samfund er der ikke nogen logisk grund til at psykologer ikke er omfattet for mange har psykologen i dag overtaget den funktion som præsten havde tidligere og da formålet med bestemmelsen jo er at beskytte sjælesørgeren er vi åbne over for at opdatere loven det er i den samme artikel hvor

fru marianne jelved også udtaler sig

jeg synes det vil være rimeligt hvis psykologer får den samme beskyttelse som præsterne udtaler fru marianne

herre per clausen bakker op om det samme dermed burde der være et flertal i salen for at befæste psykologers tavshedspligt gennem en ændring af retsplejelovens §

og halvfjerds stykke en og dermed skabe større tryghed for vores udsendte soldater og alle andre personer der får brug for

arbejde videre

det er jeg selvfølgelig glad for fordi jeg mener at det er væsentligt at vi giver vores

om de ting de har oplevet også selv om der måske

håbe at de efterfølgende vil melde sig selv så de også kan få straffen og dermed få den endelige lettelse af deres betyngede sind hvis det er det det drejer sig om men under alle omstændigheder er jeg bange for at der er nogle af vores veteraner der ikke bruger

for at så mange ser positivt på det og jeg håber der vil blive arbejdet videre med det sådan at det på et senere tidspunkt

fru pernille skipper enhedslisten værsgo

behandlet

dansk folkeparti om at afskaffe forældelsesfristen i pædofilisager med henblik på at sige at der

gå så lang tid at man ikke skal straffes

jeg godt tænke mig at høre ordføreren hvis man nu afskaffer eller indfører

sine synder til en psykolog

siden selv om der ikke er nogen potentielle nye ofre til stede

mener ordføreren så ikke at den pædofile selv om det er tyve år siden

der er forskellen jeg mener at man skal kunne betro sig til psykologen men ikke

lyst til at gå ud og gå i seng med nogle små børn i morgen altså en pædofil skal selvfølgelig ikke kunne lette sit hjerte og fortsætte sine forbrydelser det har vi også lovgivning

det kan ikke lade sig gøre der er underretningspligt og der er

tale om forbrydelser i fremtiden men at man vil betro sig om en forbrydelse der ligger i fortiden

gøre uden at psykologen skal anmelde eller kunne vidne om det man må så håbe at

forbryderens samvittighed så vedkommende selv melder sig det kan man håbe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

møde afholdes i morgen onsdag klokken tretten